har søgt om orlov fra den ottende september to tusind og sytten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke tre litra a ane halsboe jørgensen jens joel og thomas danielsen har søgt om orlov fra den tredje oktober to tusind og sytten

lotte rod har søgt om orlov fra den niende oktober to tusind og sytten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke fjerde hvis ingen gør indsigelse

vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt og at stedfortræderne indkaldes som midlertidige medlemmer

storkreds nikolaj amstrup godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den ottende september to tusind og sytten i anledning af

jeg har endvidere modtaget indstilling om at følgende godkendes som midlertidige medlemmer af folketinget fra og med den tredje oktober 2017 første stedfortræder for socialdemokratiet i nordjyllands storkreds per husted i anledning af ane halsboe jørgensens orlov første stedfortræder for socialdemokratiet i østjyllands storkreds malte larsen i anledning af jens joels orlov og tredje stedfortræder for venstre i vestjyllands storkreds marianne bredal i anledning af thomas danielsens orlov

at de ikke ønsker at indtræde under denne orlov endelig har jeg modtaget indstilling om at anden stedfortræder for radikale venstre i sydjyllands storkreds marlene borst hansen godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den niende oktober to tusind og sytten i anledning af lotte rods orlov det bemærkes at første stedfortræder har meddelt at han ikke ønsker at indtræde under denne orlov er der nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

de medlemmer der stemmer for

ikke stillet ændringsforslag er der nogen der ønsker at udtale sig

at der var ændringer på vej for de toogfirstusind solcelleanlæg som ikke var omfattet af loven jeg synes egentlig

været mest fair at vi da vi førstebehandlede

ministeren om ministeren ved førstebehandlingen vidste at energinetdk

ændre på vilkårene for de toogfirstusind solcelleanlæg som ikke var omfattet af loven

bestilling af at det skulle ske og man kan godt

har ministeren jo undsagt det og sagt at energinetdk

for de solcelleanlæg som ikke er omfattet af den

at vide fra ministerens mund om det er sådan at ministeren vidste at det indgreb som er blevet lanceret

allerede ved førstebehandlingen af lovforslaget her og hvis ministeren heller ikke i dag vil svare har

så mulighed for at indkalde til samråd og stille skriftlige spørgsmål

eller imod bedes rejse sig

finanslov og skattereform jeg tænker ikke på

jeg tænker heller ikke på de tusind rigeste danskere der alene på grund af forslaget om at fjerne loftet over beskæftigelsesfradraget kan se frem til en gennemsnitlig skattelettelse

har lært os to vigtige ting

men faktisk en højere indkomst end den fiktive hker som landets statsminister og finansminister

den største vinder i regeringens skattereform

for det andet at annette mener at alle burde prøve at sidde ved kassen i supermarkedet bare en uges tid for så ville vi politikere nok have mere respekt for hendes arbejde jeg tror at annette har ret i at flere kunne have godt af at komme ud i virkeligheden og når man ser på regeringens forslag til finanslov og skattereform

langt fra virkeligheden og det er langt fra danskernes hverdag dansk økonomi har ikke brug for topskattelettelser virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft og de efterlyser en vækstreform danskerne vil ikke have topskattelettelser fordi de ved at man ikke kan bruge pengene to gange hvis de bliver brugt på billigere biler og topskattelettelser i forklædning kan de jo ikke også bruges på bedre sygehuse bedre skoler og bedre børnehaver det er den virkelighed vi lever i det er danskernes virkelighed socialdemokratiet vil sikre en langtidsplan der skal løse de udfordringer som dansk økonomi står over for

det er socialdemokratiets første prioritet derefter skal vi sikre vækst og arbejdspladser og som det tredje skal vi sikre at alle danskere kan færdes trygt på gaden banderne skal væk fra gaderne og så har vi jo nogle pligtopgaver

til skattesystemet men ikke én eneste af danmarks udfordringer løses af at vi deler skattelettelser ud til

som ikke kører så godt som det burde

vi løser ikke alt med flere penge men hvis børnehaven og hospitalet og plejehjemmet skal starte hvert år med at skære

og nu vil regeringen altså skære endnu en gang i socialdemokratiet ønsker vi at gå konstruktivt ind i efterårets forhandlinger og vi vil gerne være med til at løse de udfordringer danmark står over for desværre er regeringens primære formål med finanslovsforslaget som vi har set det før at give store topskattelettelser det er skævt og det er uansvarligt de største skattelettelser går til velstillede borgere i nordsjællandske kommuner som får omkring tre gange så store skattelettelser som dem der bor på langeland og lolland pensionisterne får ingenting direktøren får derimod så rigeligt ifølge regeringen selv skyldes det et ønske om at øge arbejdsudbuddet fakta er bare at takket være de seneste ti års reformer vil arbejdsstyrken

og tyvetusind fuldtidspersoner

til de mest velstillede for at øge arbejdsudbuddet med syv tusind seks hundrede personer man kan jo også sætte spørgsmålstegn ved om regeringens beregninger holder er en forkert prioritering de penge kan bruges mere fornuftigt og mere retfærdigt på at løse de udfordringer danmark rent faktisk står over for og så må vi altså ikke glemme baggrunden for den kontrakt som vi politikere indgik med danskerne i forbindelse med velfærdsaftalen i to tusind og seks at bruge af det skabte råderum til skattelettelser

er at bryde en kontrakt med danskerne

investere i vores fælles velfærd i arbejdspladser i tryghed

stærkere velfærdssamfund med ordentlig ældrepleje så der er tryghed

at vores ældre får en værdig

hvad nytter det at man kan ringe til sin mor eller bedstemor på plejehjemmet fra en skattefri telefon hvis man er bekymret for

ens nærmeste overhovedet er kommet ud af sengen

er blevet talt med den dag derfor foreslår vi også at produktivitetskravet afskaffes allerede fra to tusind og atten der er behov for at vi skruer

så de kan fokusere på at give patienterne den bedst mulige behandling derudover mener vi at hovedprioriteterne blandt andet er at øge hjælpen til psykisk sårbare unge og at få nedbragt ventetiderne til kræftbehandling tendensen til stigende ventelister

kræftbehandling er uacceptabel dernæst vil vi i dette efterår arbejde for at sikre flere og bedre jobs takket være rettidige reformer har vi sikret at arbejdsstyrken vokser og nu skal vi så sikre at danskerne har kompetencerne til at tage de jobs der er vi har ikke alene brug for flere hænder vi har brug for de rigtige hænder

i modsætning til regeringen

indsatsen mod social dumping ordentlige løn og arbejdsvilkår er helt afgørende for den danske model og vi arbejder

gennemføres en ambitiøs vækstreform socialdemokratiet vil arbejde for at der afsættes penge så vi kan sætte hårdere ind mod banderne her og nu vi vil have et styrket og synligt politi i hele danmark myndighederne skal have endnu bedre redskaber og vi skal sætte ind med forebyggende arbejde for at forhindre lillebrødre i at blive storkriminelle i folketinget er

skat skal genoprettes og at tilliden til skat skal genskabes men indtil videre har regeringen kun fremlagt planer

til at løse de mest nødvendige opgaver der er brug for mere socialdemokratiet vil ansætte tusind ekstra medarbejdere fordelt over hele landet der skal sikre bedre skatteligning og en håndfast indsats mod skattely som en fjerde og sidste hovedprioritet vil jeg nævne det grønne område og regeringens udmelding om at droppe det grønne nationalregnskab det ærgrer mig at regeringen på alle tænkelige måder slækker på vores grønne ambitioner og det er jo altså

regeringens besparelser lægger op til

indgår i finansloven for to tusind og atten jeg har også konstateret at der er et folketingsflertal der er parate til at reformere bilafgifterne til et grønnere og mere moderne system derfor bør regeringen indkalde til brede

undres vi i socialdemokratiet over den begmand til det frivillige danmark regeringen giver ved at støvsuge de frivillige foreninger med rundbarberingen af momsrefusionsordningen de frivillige foreninger bidrager til et stærkt civilsamfund socialdemokratiet vil prioritere inden

samme råderum som regeringen vores prioriteter er bare anderledes og det betyder at vi i to tusind og atten konkret

reserven til velfærd på fem hundrede million kroner

annullere de lempelser på arveafgiften som regeringen har gennemført med de afgivne bemærkninger ser socialdemokratiet frem til dagens debat men vigtigst af alt håber jeg at regeringen vil benytte forhandlingerne om finansloven for to tusind og atten til at sikre et bredt samarbejde om reelle løsninger på danmarks udfordringer socialdemokratiet er klar til at gå konstruktivt ind

ske i bunden netop for at annette der sidder i kassen

danskerne og så er det jo så at vi derudover vil lave de prioriteringer som jeg har redegjort for her og som også fremgår af det

udspil til forhandlinger som som vi har lagt frem og så er det klart at hvis der så i sidste ende er et overskud tilbage

prioritere i bunden og ikke i toppen og da slet ikke

regeringen har foreslået altså at de tusind rigeste danskere kan se frem til en skattelettelse på

og halvfemstusind kr alene på grund af at man fjerner loftet over

sige nu er at der selvfølgelig og der er vi også helt enige med

og hvis man får løst dem og der er penge tilbage jamen så er det ikke det samme som

mennesker som står op hver morgen og passer deres arbejde og betaler deres skat sikkert også med glæde for at deres børn kan gå i folkeskole og

sige nu er at det her med at sige enten skattelettelser

det er så længe siden at man dengang brugte fluesmækker

være rigtig altså det vi

rent faktisk kan få gjort bilerne endnu

snakker om bunden er det så er den rigtige bund det vil sige

mennesker som har de laveste indkomster i danmark for eksempel vores fattigste folkepensionister førtidspensionister eller er det kun om jeg så må sige bunden af

mennesker som har en arbejdsindkomst som ordføreren taler om

at den nuværende regering har gjort rigeligt for at stille alle mulige ting i udsigt som er helt urealistiske det kan vi jo alle sammen godt regne ud også

fra partierne uden om regeringen så så jeg vil ikke stå her og sige hvem

råderum til men det er klart at når jeg taler om eksempelvis annette hansen som er kassedame i køge så er det jo fordi vi mener at helt

vil vi sådan set godt at hvis det er sådan at der er et råderum belønne

man ikke har lagt sig fast på om eventuelle skattelettelser kun skal omfatte

igen igen forbigår de mennesker der har arbejdet hele deres liv og som er nogle af dem

er en kamp som jeg håber at folketingets partier både enhedslisten dansk folkeparti og alle andre partier der ikke er en del af regeringen husker nemlig at regeringen lægger op til at lave besparelser

og vi ved ikke præcis hvem det så er der skal betale den regning det kan meget vel være pensionisterne

siger at skat

det onde og at det kan man ikke få noget godt ud af var det så en fejl da socialdemokratiet

for ganske få år siden

jeg husker for eksempel også en debat vi havde

hvor herre jacob jensen inviterede socialdemokratiet til at deltage i forhandlinger om bilafgifter og jeg har ikke modtaget nogen invitation endnu så det kan godt være at der er et eller andet i hørelsen som man lige skal have rettet lidt op på vi har ikke noget mod skattelettelser hvis man skal give skattelettelser skal det være i bunden men kun hvis det er sådan at der er et råderum til det og der må vi altså minde om at det råderum der er til stede i dag er til stede fordi vi har aftalt med danskerne at de blandt andet skal gå senere på pension af hensyn til at kunne sikre vores velfærd

han var finansminister præsenterede velfærdsaftalen sagde han ikke nu har vi skabt et råderum til at kunne give skattelettelser i fremtiden han sagde

med socialdemokratiet i spidsen gik ind og sagde at der er behov for at skabe vækst i det her samfund

gøre ved at sænke skatterne og ikke bare skatterne i almindelighed men målrettet en topskattelettelse og en selskabsskattelettelse

ved samme lejlighed ind og finansierede det ved at skære på kontanthjælpen var det så en fejl

lavede jo selvfølgelig en skattereform først og fremmest for at løfte nogle folk

har vi cirka ti procent af den danske befolkning som betaler topskat før havde vi cirka fem og tyve procent af den danske befolkning der levede i familier som bidrog med topskatten og det var ikke meningen at sygeplejersken eller metalarbejderen skulle det på den her måde

ind i topskatten og dermed er det de bredeste skuldre der bidrager bedst til samfundet

borgernes skatteindbetalinger højere end de planlagte udgifter så hvis der ikke

nu hvornår er der så hvornår har der tidligere i historien været et større råderum til at lade folk beholde

de offentlige finanser på et tidspunkt kommer det i balance det er godt og det skyldes jo bla at vi har ført økonomisk ansvarlig politik igennem mange årtier i danmark det er godt når vi så snakker råderum og dette med at der i fremtiden bliver et overskud

bare lige huske hvad det er er vi hele tiden har planlagt at det overskud skulle bruges til jeg ved godt at liberal alliance ikke eksisterede i to tusind og seks men man har dog tilsluttet sig principperne i velfærdsaftalen og de efterfølgende forlig der er lavet det man har gjort er at man har sagt at der skal være råd til den demografiske udvikling der er der bliver flere danskere som skal modtage velfærd ethundrede og halvtredstusind flere borgere over halvfjerds år

at man kan levere den samme velfærdsservice til dem

underskud på de offentlige finanser som havde medført at man ikke kunne øge det offentlige forbrug så den aftale der

lavet med danskerne bliver holdt og så er der altså en manko mellem de planlagte udgifter og skatteindtægterne

at så lader vi borgerne beholde deres egne penge for herre benny engelbrecht det er borgernes penge du har ikke tjent dem fru mette frederiksen har ikke tjent dem

at der skal være et overskud det der er planlagt

hvis man skal leve op til det demografiske træk basisvæksten på nul

vil man se en gradvis udhuling af velfærdssystemet og det ryster herre joachim b olsen på hovedet over

så kan herre joachim b olsen hoppe og danse på et ben og råbe nej nej nej men sandheden er jo

opleve at vores velfærdssystem

vil fokusere på og det kommer nok ikke bag på ordføreren er jo det grønne

er uenig i at det grønne nationalregnskab skal droppes det jeg selvfølgelig rigtig glad for

en registreringsafgift som faktisk fremmer

bilafgifter al den stund at regeringen jo

et udspil der i praksis har sat bilsalget i stå og så længe der ikke er kommet

kommer der heller ikke til at blive solgt en eneste bil hverken en der sviner eller en der er grøn jeg tror ikke det er regeringens hensigt at bilparken på den måde skal blive ved med bare at blive ældre og ældre jeg tror at

en brændende platform de forslag som er på banen om at lave en teknisk baseret afgift som blandt andet skal fokusere på sikkerhed og på udledninger altså det at

bilparken bliver så grøn som mulig synes vi er ekstremt interessante det er drøftelser vi gerne vil deltage i

det flertal som dermed manifesterer sig uden om regeringen og til dels med regeringen for de konservative

bliver taget alvorligt og

så på den måde må man sige at det

valg det skal jeg ikke kunne afvise og så er det en anden situation

det vil de facto sætte bilsalget fuldstændig i stå

noget ordentligt og noget bredt og jeg håber selvfølgelig at alle partier også alternativet vil være med

kunne få de skattelettelser der kan skaffe de mennesker der skal tage fat på vores arbejdsmarked og samtidig have råd

glæder mig over at man vil frede erhvervsuddannelserne næste år

hvad med professionshøjskolerne hvad med universiteterne

vores unge mennesker mulighed for at udfolde sig selv

jo også er det som danmark skal leve af som skal skaffe kvalificerede medarbejdere til vores virksomheder

at frede dem eller vil man fortsat acceptere at der bliver skåret

bliver vi også nødt til at prioritere og det er klart at når vi kommer til at mangle halvfjerdstusind faglærte i løbet af få år

på de faglige uddannelser jeg har stor sympati for at man gerne vil frede hele uddannelsessektoren men

hvis vi skal ind til et forhandlingsbord i to tusind og sytten og have indflydelse på finanslovsaftalen

også nødt til at foretage prioriteringer og det er det vi gør her

vender vi selvfølgelig tilbage til når vi ved hvor mange ulykker den nuværende regering har kunnet nå

om ikke de kan stole på at oppositionen samlet set vil gå benhårdt imod de her besparelser i hvert fald efter et folketingsvalg men også at vi kan finde de penge

der skal til for at vi kan give vores børn og unge den bedste start på livet både af hensyn til dem selv og os derfor vil jeg bare appellere til at socialdemokratiet

for at vi også kan friholde gymnasierne produktionshøjskolerne universiteterne

det vi forholder os til så siger vi også at det vigtigste er de faglige

for det radikale synspunkt jo ikke mindst i betragtning af at siden

der faktisk blevet tre tusind to hundrede færre ansatte i uddannelsessektoren og det vidner jo om

vil være med til allerede næste år at fjerne

og vi håber selvfølgelig at der dermed

kan komme det nødvendige pres

med i en finanslovsforhandling så vi netop kan sikre at der lige bliver

så sygeplejersker læger og alle øvrige ansatte på sygehusene kan prioritere det der er det vigtige og vi så samtidig kan barbere ned på ventelisterne til

den indbyggede skævhed mest til de rige

betyder allermest for borgerne i det er at have tryghed hvis de skulle blive syge eller nogle de holder af bliver syge så det er

netop sikrer brede samarbejder i folketinget

forstår regeringens tilgang på mange områder hvor man meget meget gerne vil

har det tredjehøjeste

på offentlig forsørgelse syv og fyrre procent af dem som er voksne er på overførselsindkomst hvornår synes socialdemokratiet at det er nok hvornår er tørsten efter at udvide det offentlige slukket hvornår er velfærdsstaten

skal den blive ved med at vokse skal vi have endnu flere på offentlig forsørgelse skal vi have endnu flere offentlige udgifter skal vi have et endnu højere skattetryk

herre anders fogh rasmussen som udtrykte

hvad det var for nogle udfordringer vi stod med i to tusind og seks det var at vi vidste

fra i dag og frem til år to tusind og fem og tyve kan vi imødese at der bliver ethundrede og halvtredstusind flere danskere over halvfjerds år og uagtet at herre rasmus jarlov selvfølgelig gerne vil hæve pensionsalderen

jeg godt med på så antager jeg også at selv herre rasmus jarlov dog gerne vil tillade at folk

kan nyde deres otium og dermed også at de folk som har brug for

også kan nyde gavn af det det er vi nødt til at sikre

vi nødt til at holde vores aftaler og aftalen er at pengene fra to tusind og seks

sektor som fylder ekstremt meget i danmark og at

blive rigere hvis vi kunne sænke vores skatter anerkender socialdemokratiet at hvis vi eksempelvis satte topskatten

er et problem for jeg hører kun socialdemokratiet tale dårligt om intentionen om

sætte skattetrykket ned og få det offentlige til at fylde lidt mere er det bare af nød fordi

sig gøre eller er socialdemokratiet

med deltagelse af socialdemokratiet dansk folkeparti venstre de konservative og

udfordringen jeg tror ovenikøbet man talte

vil få en ændret en ændret demografisk sammensætning altså det at der

må sige at hvis man ikke sikrer det helt basale som man har lovet danskerne men begynder at fyre pengene af på skattelettelser især skattelettelser til de rigeste så køber vi altså

mere velfærd man var imod topskattelettelser

flere varme hænder at der skulle gives flere penge til skat

der skulle laves en grøn omlægning af registreringsafgiften hvad skete der så et år efter hvor man fik regeringsmagten man gennemførte topskattelettelser man reducerede antallet af pædagoger i daginstitutionerne

og der kom ikke nogen omlægning af registreringsafgiften i grøn retning danskerne fik lov at betale en milliard kroner mere i registreringsafgift jeg skal bare forstå hvad er det der gør at danskerne skal tro på det som socialdemokratiet siger i dag når det samme budskab fra socialdemokratiet i to tusind og ti blev efterfulgt af præcis de modsatte politiske

og danmark har ikke brug for lettelser af marginalskatten vi har ikke brug for at de tusind rigeste danskere får en skattelettelse på

alle vores øvrige prioriteter velfærd sikkerhed det grønne

måtte være et råderum tilbage så kan vi tale om skattelettelser

og for førtidspensionister jeg synes bare at

være lidt vanskeligt for socialdemokratiet troværdigt at stå med det samme budskab igen

gjorde man det modsatte

den her lille pamflet som socialdemokratiet nu har udgivet og kalder et finanslovsudspil

at det bliver den socialdemokratiske strategi at man taler om rigtig meget og så gemmer

sig bag en lille pamflet på tolv sider

ikke anerkender at en del af det råderum der er skabt og som er tilgængeligt

vores politik og at vi også har anvist fuld finansiering

fordi det er den samme finansiering regeringen har

kan man også godt forhindre en kæmpe udfordring for det

for sammenhængen i danmark og selvfølgelig kan man da finansiere det inden for det samlede råderum

socialdemokratiet vil gøre i forhold til integrationsydelsen integrationsydelsen er den nuværende regerings helt centrale værktøj for det første for at sikre at det ikke er unødvendig attraktivt at komme til danmark og

at dem der allerede er i danmark og som ikke er i arbejde ikke bliver en unødvendig stor byrde kan ordføreren

socialdemokratiet efter et kommende valg vil føre en økonomisk politik og en politik i det hele taget som i det mindste på et overordnet plan mindsker uligheden

været stillet fra dem til os

høre hvad der bliver sagt af de partier som ikke er en del af regeringen og når dansk folkeparti tordner imod

jo ikke se at der er et flertal for at skulle give eksempelvis

og halvfemstusind kroner mere efter skat så

flertal for skal rulles tilbage

vil se på hvordan man ruller den tilbage

problem at socialdemokratiet ikke kan melde det ud men kunne vi dog i det mindste få en generel melding på om man

forhåbentlig kommer et nyt flertal efter et kommende

som fører til mindre ulighed mellem toppen

sikre at datteren af en alkoholiker eller sønnen af en ufaglært får reel mulighed for at komme videre i livet og gøre det bedre og bryde den sociale arv det er det vi

der kan svares ja eller nej vil ordføreren garantere

ikke én gang til laver en skattereform som man gjorde i to tusind og tolv hvor man jo i høj grad lod mennesker på overførselsindkomst betale for skattelettelser til dem oppe i toppen kan vi få

som bærer det tungeste læs som betaler topskat i grove træk hele træskolængder skal

en halv million for at komme over topskattegrænsen det er der ikke brug for at gøre igen den opgave er løst og derfor

den øvelse som vi lavede i to tusind og tolv

på et tidspunkt hvor danmark var i en tung

at jeg gerne vil have en garanti for at socialdemokratiet ikke gør noget sådant en gang til

det må vi håbe

også mener efter et folketingsvalg men så kommer det naturlige spørgsmål der sker jo en voksende ulighed mellem mennesker på overførselsindkomst og mennesker i arbejde som følge af den skattereform

og måske bliver det endnu værre med det som regeringen laver sammen med dansk folkeparti

er socialdemokratiets svar til for eksempel dagpengemodtagere at købekraften bliver voldsomt forringet alene i kraft

det er helt rigtigt at en af de udfordringer vi godt kan komme til at se i løbet af kort tid er hvis regeringen kommer igennem med det der skjulte katalog for fem milliard som man ikke vil specificere så vi ikke ved om er pensionisterne eller

modtagerne som skal betale de fem

til skattelettelser så jeg forstår også godt den del af

helt enige om der blev snakket meget om kassedamer

herre benny engelbrecht var ganske kort inde på det i sin ordførertale og nævnte at det er en fælles opgave

styrke forsvaret det er jeg og er

kollegaer i blå blok helt enige med herre benny engelbrecht i og det betyder så formentlig også flere penge til forsvaret

er herre benny engelbrecht som finansordfører for socialdemokratiet ikke også enig med undertegnede i at vi så skal sikre at de flere penge bliver brugt rigtigt og at de penge vi bruger på forsvaret i

høre om socialdemokratiets holdning til den lille halve milliard kroner man i øjeblikket bruger på at uddanne værnepligtige i forsvaret og

hundrede unge mennesker som man sender hjem svarende til cirka fem og firs procent uden at de reelt set har løst en

vi også på det punkt kan lave brede aftaler jeg mener det er meget vigtigt at aftaler om forsvaret er bredt baseret så må jeg minde om at når jeg fremhæver sikkerhed

er udfordringer i forsvaret som skal løses

også fængselsvæsen og vi har også ikke mindst et politi

sagt bør styrkes for at sikre borgernes daglige sikkerhed altså når

engelbrecht om hvordan det kan være at den regering som herre benny engelbrecht selv var en del af aldrig nogen sinde fik lavet den grønne omlægning af registreringsafgiften som ellers var en del

at nu kom der ændringer af registreringsafgiften så er alting jo sat i stå

bliver der ikke solgt nye biler men det er jo altså også sådan at hvis der sidder en en dansk bilejer i dag og tænker jeg har altså en bil som jeg godt kunne tænke mig at komme af med

den brugte bil er der næppe nogen der vil købe altså medmindre man sender den til skrotning

var finansieringen den samme for alle de gode gaver

som den regeringen har lagt frem altså

at socialdemokratiet sådan set støtter jobreform i

hvor vi laver et kontanthjælpsloft

ellers er det jo lidt for kreativt at stå her og dele milde gaver ud og pege på en finansiering som man i øvrigt er imod så betyder

vi heller ikke med i det og som man også har kunnet se af vores ændringsforslag til

vi også adresseret det med at afsætte

tilbagerulning og sådan vil det

en reserve til at kunne adressere den del af det så ændrer det jo altså helt grundlæggende

finansieringselementer og man skal huske at vi jo så

sagt at vi gerne vil rulle den lempelse af arveafgiften tilbage som regeringen

gummistøvler nogle vinterstøvler og nogle

står man ved integrationsydelsen er det den måde jeg skal forstå det svar på

forhandlingsbord nu kan vi jo godt læse mandaterne i folketinget og se at der er halvfems mandater for regeringens politik og at tro at man kan få ændret på den del af det er nok ikke realistisk men hvad vi kommer til at gøre efter et folketingsvalg

så kan vi tage et hurtigt folketingsvalg men mon ikke

så er det jo at man mener der er et råderum og at det råderum skal bruges

om man er imod de planlagte besparelser på uddannelsesområdet som er en del af regeringens

altså to pcts besparelser på alle ungdomsuddannelser alle de videregående uddannelser dertil er svaret så

man kun er imod besparelserne på erhvervsuddannelserne og så siger jeg bare at

hvis man mener der er råderum til mere hvorfor har man så i forhandlingerne

at man går ind for besparelser på

eksempelvis dansk folkeparti har indikeret at de faglige uddannelser

går op i så håber vi selvfølgelig

især dem på de faglærte uddannelser det er vel ret enkelt at når man skal forhandle med en regering som har et flertal et parlamentarisk grundlag på plads

selvfølgelig også nødt til at læse den politiske virkelighed der er

herre morten østergaard sikkert godt finde på i sit udspil så tror jeg altså ikke

alle dele af uddannelsessystemet ethvert hf center ethvert gymnasium ethvert erhvervsakademi enhver professionshøjskole og ethvert universitet

at man siger at der er et råderum til øget velfærd derfor må jeg jo bare sidde tilbage med det indtryk at socialdemokratiet er imod

meste af året bare ikke når der skal forhandles finanslov og det er jo lidt afgørende

det afklares derfor synes jeg det er beklageligt

det også klart at vi har indikeret hvad der skal ske frem til

og fem og tyve i det tilfælde at vi efter næste valg overtager regeringsmagten

helt grundlæggende to forskellige situationer derfor siger vi også hvis vi bliver inviteret ind til forhandlingsbordet denne gang det er vi jo ikke blevet de sidste par år

så er vores hovedprioritering at fjerne den besparelse der

faglige uddannelser det tror jeg er så klart og tydeligt at man også i den radikale folketingsgruppe forstår

tretrinsraket sådan forlænger vi opsvinget sammen om fremtidens virksomheder

vi anerkender selvfølgelig at regeringen altid har den mulighed som regering

komme med sit oplæg til finansloven det er sådan

med nogle klumper som vi gerne vil have diskuteret en af de helt store klumper som vi har med er selvfølgelig

har ligget på sundhedsområdet lige siden regionerne blev født og

gerne sige at dansk folkeparti ikke altid

skal faktisk være glad for at regionerne

duer mere det skulle faktisk have været udskiftet

det er sådan

siddende regering og regionerne det vil sige at regeringen har et mandat til at lave aftalen og regionerne har selvfølgelig også et mandat fra regionerne til at gå ind at lave aftalen der har vi som dansk folkeparti og resten af partierne i folketinget

mandat med men det har vi netop når man laver finanslov og derfor har vi taget det mandat med til finansloven at vi ønsker

kan det så det regionerne har meldt ud

godt kan leve med at deres budgetter bliver meldt ud senere det vil sige

til den arbejdsgruppe der er nedsat og som kigger på hvad de nye redskaber vi skal bruge i forhold til regionerne

den her konkurrence der er herinde på christiansborg

tusind betjente så siger den anden vi skal tusind to hundrede betjente

set spillet positivt med man skal bare huske at

organisation der er rigtig mange ansatte og skal de nu gå rundt

nu laver vi bare sådan et mellemår hvor man lige finder ud af at finansiere det og så skal i vide at så kommer der noget andet der vil vi selvfølgelig bruge vores mandat på

der kommer en aftale inden for kort tid der er ingen tvivl om at hele markedet

i et vakuum nu og ikke tør gå ind at foretage den aktive handling

købe en bil for de fleste mennesker

skal trække meget meget langt ud

i debatten her efter vi fik de her tre oplæg er skatten

regeringen vil meget på skatten

sige at det er fair nok at regeringen har et ønske om at lette skatten med op til tre og tyve milliard kroner

parti der ønsker at danskerne skal betale så meget i skat som muligt bestemt ikke men vi er selvfølgelig et parti

er til rådighed kan bruges og der må vi bare sige at på velfærdsområderne

men der er selvfølgelig behov for et løft og hvorfor er

flere ældre der efterspørger et produkt

selvfølgelig nødt til at udvide kapaciteten også i

bare gerne sige at vi i dansk folkeparti altså taler ned til dem der er ansat ude i sektoren

de laver et ganske forfærdeligt dårligt stykke arbejde de har behov for at styrke den faglighed der er derude de har behov for at styrke at de får flere kolleger fordi der er flere ældre som de skal passe

ældreboliger når vi bliver flere ældre

pres på at man skal bygge flere ældreboliger

have en passende bolig i forhold til de udfordringer

bindende opgave at finde flere midler til det område det kan ikke være anderledes hvordan vil vi så finansiere det

se også de små tal som der ikke er så mange der lægger mærke til

pengene grundbeløbet til at deltage i den offentlige debat

skal deltage i den offentlige debat

opsyn af en voksen alle de her ting som man har lavet hvor man har sørget for at vi har

af høj kvalitet

der skinner i øjnene når man kigger syv million kroner til døvefilm

det er få år siden for jeg var selv med til det

en finanslov at det tilbud vi har altså den service

man ikke indskrænke det her omkring public service

er bare for at sige at en finanslov

syv million kr og det skal man lige være opmærksom på når man taler om om finanslov

er blandt andet også med optjeningsprincipper

talt om i mange år og for få år siden fik vi at vide at

lade sig gøre og eu kom efter os og menneskerettigheder

lade sig gøre vi har nu fået det på børnecheck vi har fået det på kontanthjælp vi har fået det

og det vil vi gerne udbygge hvorfor vil vi så det

faktisk stolte af at hvis man i en periode står uden arbejde

at alle med lovligt ophold i danmark kan søge efter denne lov det er der flere og flere der finder ud af man kan også folk som opholder sig

kortere eller længere periode derfor ønsker vi selvfølgelig at der kommer optjeningsprincipper

tid siddende regering ligegyldig om den er rød eller blå eller hvad farve

og derfor er det som vi siger om optjeningsprincipper en værnsregel for at opretholde det velfærdssamfund som vi kender i

blandt andet fordi vi har et velfærdssystem

åbner sig også for den

grænsekontrollen den vil vi gerne bevare og også gerne udbygge

også for at regeringen i dag har sagt at selvfølgelig skal der være en grænsekontrol i danmark det værn som vi har ved grænsen virker sidste år var det sådan at der måtte vi kæmpe to hundrede og tyve

finansiere den grænsekontrol som vi har

bliver givet udtryk for omkring

være sikker på at herre

er kommet fra andre dele af folketinget den klare tilkendegivelse der er om afskaffelsen og om det er sådan at det her bliver et prioriteret

og nitten når nu regionerne åbner op for at de faktisk godt kan leve med at de får deres budgetter senere udmøntet synes

at der vil være et flertal i folketinget og faktisk også sammen

et vakuum hvor hele den her kæmpe organisation skal gå og være afventende

stedet for og så udmønte budgettet lidt senere hvis det

thulesen dahl slår fast at det som ligger fra regeringens side i forhold til registreringsafgiften er

jeg skal bare forstå når det bliver sagt på den måde om det så er sådan når dansk folkeparti i øvrigt siger nej til topskattelettelser at man så også dermed har sagt klart nej til det udspil der ligger

vil bare sige at den model som man har lagt frem fra regeringens side ønsker vi ikke

det er faktisk ikke de biler som der bliver solgt flest af der får mest gavn af den vi vil sådan set mere have en teknisk model og hvorfor det det er så også for at være helt ærlig at få lukket diskussionen vi kan ikke år efter år efter år sætte både købere

jeg overbevist om at så vil der komme nogle næste år og sige nu er den på hundrede

dog ikke være på halvfems nu og så har vi altså det her marked det fungerer ikke i danmark vi skal lave en ordning

rené christensen rigtigt siger handler finansloven jo om prioritering det handler om at prioritere hvordan man ser

prioritere hvis han skulle vælge mellem at give en gevinst til dem som er i arbejde eller give en

jo også derfor vi diskuterer hvad det så er vi skal gøre den ting skal vi have løst først derefter vil vi gerne være med til at se på at hårdtarbejdende danskere også sosu assistenten og sygeplejersken der render stærkt ude på sygehuset får lidt mere ud af

at fjerne integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet ikke noget med at skære men så øger man de udgifter der er

midler og lade folk beholde lidt flere

er på arbejdsmarkedet eller

noget vi har med til de forhandlinger her hvis der bliver et yderligere råderum

vi vil gerne være med til at hæve ældrechecken så det er ikke sådan at enten er man i beskæftigelse

er man uden for beskæftigelse vi vil også gerne være med til

er på kontanthjælp måske ikke med at hæve kontanthjælpen men sørge for at der er nogle gode tilbud til at man kan komme tættere på arbejdsmarkedet via opkvalificering og andet

behøver være verdensmester i regning for at vide at det ikke

hovedparten af de udlændinge der får det er jo eu og eøs borgere som

så er der langt op til regeringens målsætning om at spare lidt over fem milliard kroner på overførselsindkomster jeg vil gerne spørge

at spare lidt over fem milliard

ordføreren vil give en garanti for at dansk folkeparti ikke medvirker til at forringe ydelserne for pensionister arbejdsløse syge

udfordringen er jo desværre at det

som eksempelvis rejser ud af danmark i mere end tolv måneder

su system som gør at alle har mulighed for at tage en uddannelse i danmark ligegyldigt

som rammer alle de grupper jeg nævnte

at man ikke medvirker til at forringe ydelserne for de grupper jeg nævnte det er

klart spørgsmål som man kan svare ja

i ydelserne til folkepensionister vi kommer ikke til at skære i den enkelte ydelse i forhold til su det kan jeg garantere

som har adgang til de ydelser det er det der ligger i optjeningsprincipper og det er faktisk for at

er egentlig stolte af at vi har et system der gør at alle har lige adgang til uddannelse

set også et socialt system som gør at man har mulighed for at få dækket de udgifter man kan have hvis man har en kortere eller længere periode hvor man har det svært

men ikke den aftale som regeringen

rigtig positivt det bakker jeg op om jeg noterede mig så at ordføreren sagde bedre og billigere biler til danskerne

nævnte i virkeligheden ikke det som jeg har set i pressen at dansk folkeparti også

så kunne ordføreren uddybe præcis hvad det er

produktet i stedet for at beskatte produktet

tilgang til hvad det er for nogle biler der kører vi tør faktisk godt tage det politiske ansvar

væsentlig lavere og man har ikke begrænset bilisternes mulighed for at køre det kan man blandt andet

elbiler kan man sagtens tale om hvor mange kilowatt

til elbiler men det ved ordføreren jo alt om

i forhold til at man har to forskellige slags drivmidler

omlægning af registreringsafgiften i en grøn retning

må ordføreren da gerne bekræfte

vi får massive nedsættelser af registreringsafgiften men uden den grønne omlægning

prisfastsættelsen af produktet

vi faktisk mister noget der ligner tæt på en milliard

nej det er fordi fællesskabet går glip af de penge

man får flåderabat og andet hvis man køber mange biler hvilket man

så får man en meget meget stor rabat

at registreringsafgiften også bliver det mindre selvfølgelig er det sådan at

det hul også lukket det vil faktisk sige

en situation der ender med at vi nedsætter registreringsafgiften i retning af det regeringen foreslår med det snævrest mulige flertal

noget vi kan blive ved med at diskutere måned efter måned det kan vi

priserne bliver så lave ser at de her markante stigninger

det seneste års tid fortsætter og

bliver større det var det ene spørgsmål

rejsende rundt i at nu skal vi cirkulær økonomi vi skal

det er helt vildt hvad der har været af miljøpåvirkning ved at producere bilen man har ikke kørt ret meget i den og så smider man den ud derfor har vi også det element

nye biler som ikke skal kasseres de skal

også være til glæde for for brugerne af de her biler så det er

i forhold til det andet har jeg så et spørgsmål vil man stadig væk have

misundelsesafgift i forhold til bilafgifterne der vil jeg

er råd til at bruge den nyeste teknik

mellemstor mellemklassebil altså en stor familiebil ville man kalde den vil selvfølgelig også falde men det er også det bedste for miljøet det er

at bilejerne får nogle mere miljørigtige biler og så ønsker vi

når man kigger på klimaet og miljøbelastningen

meget hurtigt kommer ud af systemet igen for så skal man jo hvad skal

skal man selvfølgelig udnytte maksimalt

meget op i på dansk folkepartis vegne og derfor

en særlig pengekasse med nogle særlige penge der kan bruges til bestemte formål så hvis man giver lettelser som regeringen har lagt op til og som dansk folkeparti støtter hvordan ser det så ud med den offentlige vækst der har dansk folkeparti jo

inde på at den skulle være på nul

er dansk folkepartis bud på en procentsats

flygtningeindvandrere ind og det kostede

så sandelig et mål om at der skal være en lille moderat vækst i det offentlige forbrug

skal betale og her sidder vi jo altså med rigtig mange kernevælgere både hos socialdemokratiet og hos dansk

som kan se for sig at hvis der ikke bliver en ordentlig fremskrivning

er bare helt evident at det er sådan det er og derfor vil jeg selvfølgelig gerne have den garanti fra dansk folkeparti at de ikke giver sig i forhold til de nul procent så må dansk

man vil sikre væksten

at der er økonomi til de opgaver der skal udføres

for at få det slået fast vi ønsker at bruge dem et andet sted

ønsker dansk folkeparti at flytte nogle af de penge som regeringen har brugt på skattelettelser over til velfærd ja det

tidligere på året at der var brug for tusind ekstra medarbejdere i skat nu kommer regeringen

synes jeg er et godt eksempel på noget af det som herre rené christensen var inde på

derfor vil jeg også spørge ind til om det så ikke også er vigtigt at de ting vi har aftalt her tænker jeg på aftalen om regionernes økonomi som blev lavet før sommerferien og som er godkendt og stemt hjem igennem folketingets finansudvalg set i forhold til den diskussion

er dansk folkeparti mener man har støttet aftalen om et to procentskrav

vil gerne se på noget mere hensigtsmæssigt som styringsmekanisme det har vi en aftale om at der arbejdes på

bare forstå mener dansk folkeparti at man inden for den aftale man har lavet med regionerne og uden at have et nyt styringsredskab alligevel kan løbe fra den aftale der

det åbner da for en ny politisk mulighed for at komme

de får deres budgetter senere så synes jeg da at det skal prøves af det håber vi meget kan lade sig gøre

en uholdbar situation i forhold til at vi har lavet en aftale

bredt har aftalt at vi skal se på et bedre styringsinstrument som vi kan bruge fremadrettet er det så ikke et forkert sted at prioritere og sige at det der er aftalt

bruge finanslovsforhandlingerne til at kigge på andre initiativer på sundhedsområdet

og så prioritere og sætte ind der hvor vi synes udfordringerne er størst i stedet for at blive låst i sådan en bevillingsteknisk diskussion som vi har sagt vi kommer til

kede af det når de er ude til frokost andre steder og

passer ikke jeres arbejde det er svært vi skal passe på at vi ikke får lavet det samme i sundhedsvæsenet

som jeg sagde før det har haft sin virkning det skulle skiftet ud for år tilbage nu åbner regionerne op for

får udmøntet budgetterne senere jeg tror vi gør regionerne en kæmpe tjeneste hvis vi får det her væk

også for at vi kan få optimismen tilbage

der er til at løse de store konflikter bandekonflikter terrorudfordringen

at der også skal være betjente lokalt

når man ser en patruljebil

meget nær fremtid ikke skal være nervøs for at gå på gaden

skudt rundt i allerhøjeste grad velfærd det er rigtigt og det er også derfor vi siger at det er svært at give skattelettelser af den kaliber som regeringen har

det er ikke fordi vi ønsker at danskerne skal betale så meget skat som muligt vi har bare et andet sted vi gerne vil prioritere først fordi vi står med nogle udfordringer herunder

dem vi snakker om i den offentlige sektor og andre steder

vi snakker det der med øget velfærd som om det

så dygtig til kolbøtter og flikflak

i sidste uge og jeg tænker på de to historier

vil sygehuse allerede i to tusind

sygehuse

den aftale som vi har indgået kan vi godt leve med

aftalen behøver ikke blive overholdt og vi kan godt få vores budgetter senere

aftalen siger

aftalen bliver brudt så er vi nødt til at gå til den anden part det er

at gå ind sammen med os og sammen med regionerne og sige hvordan kan vi gøre det her også i 2018

arbejde med jeg synes det er meget positivt at regionerne har sagt at det her

ske i to tusind og atten selv om man har indgået en aftale man kan godt få sine budgetter senere jeg håber bestemt og jeg tror også på

en aftale med den anden part det er så regeringen

en masse tekniske problemer det er jeg fuldstændig uenig i der er jo ingen der er over eller ved siden af folketinget i den her sammenhæng så synes jeg at have med at regionerne i den aftale som der var

et flertal i folketinget og et ønske

her produktivitetskrav så hurtigt som muligt så i hvert fald ikke dem der står i vejen for

man måler på selvfølgelig skal man kigge på hvad

organisation og det vi gør nu er

duer simpelt hen ikke man måler blandt andet på hvor mange konsultationer

så er der foregået tre konsultationer og så er det gået rigtig godt for man har øget produktiviteten

rigtig mange af de penge der skal anvendes i efteråret bliver anvendt på skattesænkninger eller også kan man vælge at sige at vi først og fremmest skal bruge de her penge

lykkedes dansk folkeparti og socialdemokratiet i fællesskab

undgå nogle af de her tidsler blandt andet havde regeringen et ønske om at hæve pensionsalderen og

derfor synes jeg jo at det store spørgsmål i efteråret bliver om dansk folkeparti har tænkt sig

er at enten kan man træffe et valg om at de penge bliver brugt på den række af forskellige skattesænkninger som regeringen lægger op til eller også kan man vælge at tage de penge

få dem brugt på det vi faktisk har behov for i vores samfund altså opkvalificering af medarbejdere en bedre ældrepleje end det vi har i dag og masser af andre ting på velfærdsområdet som jo har lidt under at der har været økonomisk krise og derfor har behov for at vi ligesom får boostet det op på et niveau hvor vi kan være det bekendt

nogle andre ønsker vi vil have flyttet meget mere af det som regeringen har

måde vi vil prioritere på og det er fordi vi står over for den udfordring

et godt liv selv om vi fejler en lille smule det koster så lidt mere til velfærd og det vil vi gerne

jeg hørte tidligere ordføreren sige

milliard kr der skal tages fra overførslerne det er så ti gange kontanthjælpsloftet det er et voldsomt stort beløb at det var dansk folkeparti ikke indstillet indstillet på og det glæder mig men spørgsmålet er jo om man i sidste ende vil acceptere at der er

og i øvrigt primært i toppen jeg anerkender at der også

særdeles skæve så spørgsmålet er i sidste

der skal hugges til hvor stor en del af posen vil dansk folkeparti så acceptere ligger ovre på skattelettelsesdelen som

to tusind og tolv der ligger blandt andet også det at man fjerner hele loftet over beskæftigelsesfradraget

vi ønsker at der skal være et loft over beskæftigelsesfradraget altså

det skal bedre kunne betale sig at arbejde

det var et udtryk for at dansk folkeparti bagatelliserer nogle af de alvorlige problemstillinger som der er i ældreplejen i mandags deltog jeg

én stor appel vi bliver nødt til at rette op på en ældrepleje som bliver ringere og ringere

at rettes op i forhold til den demografiske udvikling

vil dansk folkeparti bakke op om at vi får rettet op på den demografiske udvikling i ældreplejen

kommet med det er bestemt positivt

ikke fordi der bliver sådan et billede af nu at der er nogle som anerkender at vi bliver flere ældre og så nogle der ikke anerkender at der bliver flere ældre sådan er

men der er ingen tvivl om at der er behov for et løft

meget mindre omfang som så tilgodeser nogle af de mennesker

de laveste lønindkomster så er mit spørgsmål

der fuldstændig forbigår en million danske folkepensionister og som fuldstændig forbigår førtidspensionister det er to grupper som

ene tilfælde er uden for arbejdsmarkedet fordi

uden for arbejdsmarkedet fordi de har knoklet hele deres liv og været med til at skabe den velstand som gør at

vi ser tilbage på de skattelettelser der er blevet gennemført i de sidste årtier så er de stort set blevet forbigået hver gang så mit spørgsmål er

pensionisterne og der er jo det gode

ældrechecken at den er målrettet de pensionister som har mindst så der er bestemt muligheder for at tilgodese den gruppe også

det vil vi gerne

på den rigtige måde uden at man samtidig sikrer at nogle af de grupper som er blevet snydt hver gang i øvrigt

den almindelige velstandsudvikling og også kan få glæde af at vores samfund bliver

man så sandelig også hvis man har været i beskæftigelse

større rådighedsbeløb eller at ens købekraft bliver bedre når man er på overførselsindkomst der kan også

andre redskaber men nu må vi jo se hvor stor

den her afdeling der sådan hedder lettelser vi håber

kollegaer på arbejdspladserne inden for ældreplejen og

de nul procent

hvis man holder fast i det som regeringen lægger op til

sige at man holder fast i kravet om de nul

der født flere børn og om få år skal de

i skole de starter med at komme i daginstitution så velfærd er jo mange ting

bare løser det på sundhedsområdet og vi har fået

har vi bestemt ikke der er masser af opgaver derude

pres vi skal glæde os over at vi lever længere

også glæde os over at der kommer flere børn

en god skole så ja der er behov for et lille moderat løft og vi skal huske at vi altså diskuterer de sidste

sikkert mange andre danskere i hvert fald sikkert mange andre her i folketinget ordføreren i deadline den femogtyvende august

med regeringspartierne om

velfærd kan også være skattelettelser nu har ordføreren

i det offentlige forbrug men kan ordføreren

positivt vi synes også det er positivt at rigtig mange af dem der har de lave lønninger

i det her system som vi snakker om skal vokse altså de er jo ansat ude på sygehusene de er ansat ude i kommunerne de er ansat i staten det er

det er godt også i forhold til at kunne skaffe kvalificeret arbejdskraft

at ramme lønmodtagere med med nogle af de laveste lønninger men det interessante spørgsmål var

regner man ikke et eventuelt brug af penge på skattelettelser med i sin beregning af at det offentlige forbrug skal øges med nul

så igen bare for at slå det helt fast for dansk folkeparti er

skal prioritere og det er det vi gør i forhold til den finanslov som vi skal

godt samfund et trygt samfund med rum for initiativ og aktivitet og et socialt sikkerhedsnet for dem der har brug for fællesskabets hjælp sådan helt overordnet kan man vel sige at der som det tegner sig i øjeblikket er to veje i dansk politik enten at lade dem som arbejder beholde lidt mere til sig selv eller give lidt flere penge til dem der ikke arbejder balancen kan man selvfølgelig altid diskutere ved forhandlingsbordet men jeg forventer trods alt

dem der ønsker at gøre noget for arbejderne også

skulle vælge imellem at give en økonomisk håndsrækning eksempelvis til den enlige mor hun kunne hedde annette hun kunne også hedde noget andet der er ved kassen i netto eller i brugsen eller til en indvandrerfamilie der er kommet til danmark og

så vælger jeg at støtte bettina eller annette eller hvad det nu ellers er de hedder det arbejdende folk i danmark

man kan sige står imellem en lettelse til de lavtlønnede der har bidraget til samfundet gennem en årrække eller at øge kontanthjælpen til indvandrerfamilien fjerne integrationsydelsen og kontanthjælpsloftet det er de to muligheder der også er tingene hænger også sammen

det være med til at give flere hænder mere aktivitet vi lægger også op til at støtte en aktiekultur der kan være med til at finansiere de små og mellemstore virksomheder det kan give mere innovation det kan igen give mere effektivitet det kan igen give flere indtægter på længere sigt

mangler hænder der er flaskehalse på arbejdsmarkedet

sænke skatten frem for at øge et i øvrigt i forvejen stort offentligt forbrug er i sig selv med til at dæmpe risikoen for at netop flaskehalsene skal tage over og kvæle opsvinget de skattelettelser som regeringen lægger op til er ikke for de få det er for to en halv millioner danskere

samtidig er det fortsat selv efter en gennemførelse af det udspil de bredeste skuldre der selvfølgelig skal bære de tungeste byrder i dag er det sådan at hvis en

stadig betale syv gange så meget

er går én krone fra den fælles velfærd til det vi kalder den individuelle velfærd altså til de skattelettelser vi lægger op til tværtimod bliver

også i to tusind og atten afsat flere penge til kernevelfærden herunder med de aftaler der er lavet med kommunerne og regionerne og direkte på finansloven

modsætning til den tidligere regering hvor der rent faktisk bliver fjernet penge fra kommuner og regioner for at finansiere blandt andet lettelse i topskatten og selskabsskatten bare lige for at nævne det inden der er nogle der svinger sig alt for højt op i træet nogle har spurgt hvordan vi kan tillade os at give skattelettelser når der samtidig er eksempelvis kræftpatienter som ikke får den rette behandling til tiden jeg vil insistere på at se danmark i en sammenhæng

skal der også være nogle der tjener pengene til det først der skal være nogle der arbejder det skal kunne betale sig at investere i danske arbejdspladser innovative virksomheder skal have kapital

at kunne styrke de muligheder og

udviklinger der skal være eksempelvis til at sikre fremtidens medicinaludstyr lægerne skal kunne blive i danmark og ønske at blive i danmark frem for at tage til udlandet hvor det efter sigende i nogle tilfælde er mere attraktivt det går godt i danmark og det er blandt andet takket være forskellige reformer som skiftende regeringer

statsminister helle thorning schmidt der ifølge hende selv var gået reformamok og der blev lavet både topskattelettelser og lettelser af selskabsskat og beskæringer af kontanthjælpen mens socialdemokraterne sad for bordenden men som socialdemokraternes eller for at være helt korrekt sfs herre jesper petersen som han var på det tidspunkt i jyllands posten to tusind og tolv i januar udtalte uligheden bliver næppe mindre med skattereformen det er muligt at det vil medføre en stigning i den økonomiske ulighed men jeg vil ikke betragte det som et nederlag hvis det sker for at

hårdtarbejdende lavtlønnede danskere får mere i lønningsposen jeg er meget enig med herre jesper petersen anno

ganske simpelt om at give en større gevinst til folk der arbejder det handler om at vi kan sikre danskernes tryghed ved at give politiet og forsvaret nogle bedre redskaber det handler om at vi kan prioritere kernevelfærdsområderne som sundhed og

men også om fem og ti år det handler om at vi kan nedbringe vores underskud og skabe balance mellem indtægter og udgifter som et robust fundament for fremtidens velfærdssamfund det handler om at vi skal kunne have tillid til vores skattevæsen ikke mindst når vi betaler en af verdens højeste skatter også efter at vores reform måtte være blevet gennemført det handler om at vi fortsat er et af verdens mest lige lande langt foran sverige og tyskland

vi fortsat også er internationalt engageret og blandt andet giver verdens bedste og mest effektive ulandsbistand ikke mindst i nærområderne til konflikterne rundtom i verden regeringens finanslovsforslag er vel uden sammenligning det bedste udspil til finanslov der er set i år og så vidt jeg ved er det også det eneste jeg har godt noteret mig at der her til morgen tilfældigvis er kommet et par sider men det opfatter jeg mere som nogle overskrifter

det er et gennemarbejdet oplæg til finanslov men jeg ser frem til forhandlingerne med dem der vil være med den der har evnen har også pligten og efter min opfattelse i særdeleshed pligten til at anerkende og belønne bettina annette

arbejdsmarkedet og sige tak for den indsats de gør

vi sagde til

sammen under på

have fremtidssikret finansieringen

som to specifikke områder

en økonomisk politik som betyder at der hvis det bliver vedtaget bliver skåret ned på den grundlæggende velfærd synes ordføreren

som vi gav hinanden håndslag på tilbage i to tusind og seks om at vi ville bede danskerne blive lidt længere på arbejdsmarkedet mod at de havde sikkerhed for at

vi står sammen om og blandt andet med en stribe af andre reformer som er blevet gennemført også under socialdemokratiets regering jeg nævnte selv skattereformen fra to tusind og tolv som et

også gik ind og tog et decideret man

kan man vel næsten kalde det hvor man gik ind og skar ned på kontanthjælpen for til gengæld at kunne lette blandt andet på topskat og på selskabsskat

netop lægger op til at du får løftet på forskellige områder herunder kernevelfærden men hvor der samtidig med den anden hånd også er

for at vi kan fremtidssikre vores samfund ved at skabe rum for at der er flere der kommer i arbejde at der også er penge til den individuelle velfærd altså til annette eller bettina eller hvad de hedder

således at vi kan betale stigende medicinpriser og andet så skal vi op på

vedtaget så betyder det på ingen måde nogen forringelser

vores kære og vores kollegaer og alle andre i det her land herunder også at sikre at politiet og forsvaret har nogle midler og nogle muligheder

det er ikke sådan rigtig velfærd eller for den sags skyld at annette eller bettina ved kassen i køge eller hvor det var henne i

kan få lov til at have en ekstra ferie eller tage en tur i tivoli for de ekstra fem tusind kr hun kan få lov at beholde fra sin arbejdsindkomst

ned over erhvervsskolerne samtidig må man erkende at den erhvervsskolereform

situation hvor deres potentiale til elever er markant forringet

ser ordføreren på at vi i forbindelse med den her finanslov ligesom vi gjorde det sidste år får løst den udfordring som erhvervsskolerne står over for

halvtreds million kroner men de er jo så kan man sige

udstyr eller redskaber der så forsvinder i to tusind og atten

det bedre udstyr og den kvalitet der ligger i

flere ind på erhvervsskolerne følger der også penge med

pege fingre men det var tilfældigvis under den tidligere regering faldt antallet der søgte erhvervsskolerne det fik vi så

derudover har man så også i trepartsaftalen

jo også er med til at give mulighed for at understøtte at der vil være en aktivitet på erhvervsskolerne og med aktivitet

færre unge der vælger en erhvervsskole samtidig

var målrettet til at når man kommer på en erhvervsskole og er i sit skoleforløb så oplever man også en kulisse som ligner en rigtig virksomhed også

til de nyeste apparater og så videre

har sat en målsætning om det plus de ting jeg nævnte før om

aktiviteterne følger midlerne så også med men lad os da endelig diskutere

ikke kun om at få brugt flest mulige penge det handler også

have en debat sammen men

er hvem skal betale regningen hvem er det pengene skal tages fra når man vil lave de her sænkelser af skatten

ser på kroner og øre tilgodeser dem der har mest vi kan så se

milliard kroner ved det man kalder

kontanthjælpsloftet som ramte

men regeringen vil

optjeningsprincipper men alle der har den mindste indsigt i offentlig økonomi ved jo godt at der finder man ikke fem milliard

hvor det snit skal ligge

jo spørge enhedslisten er det fuldstændig lige meget hvor mange børn man har

måske også der gå ind og sige der er nok nogle der har et større behov

og så i den sammenhæng også et loft over hvor mange børn man kan få børnecheck til det er dog mere end man kan høre

herre jacob jensen og ved at han kender til offentlig økonomi

ved også at ordføreren godt ved

på de tre poster ikke med de ting der har været nævnt så hvem er det der skal betale det er de store grupper man skal have fingrene ned i lommen på hvis de her fem milliard

studerende folkepensionisterne og førtidspensionisterne

få en garanti fra venstres ordfører for at de grupper jeg lige har nævnt ikke kommer til at betale for lavere skat

med det her udspil det gør vi ikke så jeg synes måske

eksempler på det og herre rené christensen var selv inde på at optjeningsprincipperne er noget af det som han også

til det vi kalder en grøn pulje så der kan være andre

kan bringes i anvendelse men også her kræver det selvfølgelig at vi prioriterer de ting der er mulige og

godt tænke mig at høre og nu er jeg med på at finansordføreren ikke er specialist på det område

over vestfyn jamen det er en del af det at skabe aktivitet i det her samfund at man ikke holder i kø motorvejene og at man kan komme frem at der er mobilitet og det kan

også mit indtryk at der er forskellige andre partier herunder socialdemokratiet

hvert fald når jeg lytter til lokale borgmestre rundtomkring i

næstved det kan være i kalundborg det kan være i østjylland det kan være mange steder der er mange der ønsker den mobilitet og ja det er klart at det vil

plads på vejene men det vil også gøre at vi kan komme hurtigere frem

og det er også en samfundsgevinst som vi kan omsætte

godt få det indtryk af ordførerens tale at alle indvandrere

ikke mit ærinde mit ærinde er et mere præcist spørgsmål

at økonomien

skattelettelser men

den aftale vi lavede i vores regeringstid og som lars løkke rasmussen kaldte

og andre ting som ikke lige så målrettet

låne af vores børn og den er finansieret ved at skære på uddannelse og alt det der skal skaffe os kvalificeret arbejdskraft på lidt længere sigt kunne venstre ikke se sig selv i en anden pakke der stadig væk lettede skatten socialt balanceret på arbejde

finansieret på en ordentlig måde og på en måde så

og ikke så på nogen sociale profiler eller noget som helst andet

at så skulle man tage topskatten og starte fra den side af det er det der ville give det største arbejdsudbud det var givetvis også derfor at martin lidegaard sammen med socialdemokratiet lavede den reform

godt nok finansieret ved at beskære kontanthjælpen men alligevel for at

vi har talt om den lavtlønnede der sidder ved kassen i

køge eller andre steder og vi mener sådan set det er fornuftigt og også retfærdigt at de får en større gevinst

kan beholde flere af deres egne

mellem arbejde og ikkearbejde

det for vigtigere at få flere med ind på arbejdsmarkedet end at dem der allerede er der arbejder mere

noget særligt socialt afbalanceret i det

i hvert fald ikke den mest effektive måde at øge arbejdsudbuddet på da slet ikke hvis det handler om at få folk i bunden

der var mere målrettet det dansk økonomi har brug for og som

råderum til næste år end de havde sidste år jævnfør den kommuneaftale der er lavet så der kan man

kan man jo også der se hvordan man kan bruge midlerne både mere effektivt og

hvert fald om forskellige uddannelsestyper som jeg har meget svært ved at se lige præcis være specielt velegnede til at skabe yderligere vækst i det danske samfund og på den måde er der jo også

både teknologisk men også prioriteringsmæssigt for at få en større kvalitet det handler ikke kun om midler herre martin lidegaard

venstres ordfører ikke fortælle lidt

om regeringens planer på det her område for

tal og ændret sig det seneste år

vil blive hårdest ramt af det her er jo ringkøbing skjern herning favrskov skive tønder holstebro billund viborg lemvig og jeg kunne blive ved der

er steder hvor folk har børnefamilier med tre og fire børn

nogen i det her land og det tror jeg

men det lyder lidt sådan på debatten at man får børnene fordi man også kan få en børnecheck selvfølgelig gør man ikke det

udgifter der selvfølgelig er forbundet med børnene

om sf slet ikke har noget ønske om at der skal være en form for loft for hvor mange børn man kan få børnecheck til altså er det er det lige meget om man har fem børn eller ti børn eller noget

sted hvor man også fra sfs side

skal købe en ny barnevogn til hvert eneste barn det kunne godt være at der var lidt at hente der

fru lisbeth bech poulsen kunne

i landet hvor der er blevet skåret ned på en masse andre ting det her er familier

sammen med regeringens ønske om et danmark i balance det er jo

give et svar til mig det kan jeg så selv spørge om senere om ikke der skulle være et eller

vi skal finansiere så meget børnecheck til den slags familier derfor er det bare at vi forsøger at lægge et loft ind

på igen at se politikken i en sammenhæng det her er ét element men der er så sandelig rigtig rigtig mange andre elementer som vi har ført frem udflytning af arbejdspladser landbrugspakke og hvad det hedder alt sammen som jo understøtter udviklingen i landbrugssegmentet

landdistriktssegmentet som fru lisbeth bech poulsen her henviser til tingene skal ses i en sammenhæng og ikke bare

at man jo i virkeligheden brød den samme type løfte til vælgerne da den daværende og også nuværende statsminister lars løkke rasmussen valgte at stille danskerne i udsigt at hvis

det også med det henblik at kunne finansiere fremtidens velfærd i den nytårstale hvor statsministeren på det tidspunkt lancerer at vi nu skal afskaffe efterlønnen

at vi skal have et robust grundlag for hele tiden

vil ordføreren ikke medgive

efterlønnen hele tiden har været at man har stillet danskerne i udsigt at man gjorde det med henblik på

ikke noget med hvad den enkelte familie må beholde til sig selv eller have mulighed for at købe en lille bil eller tage på en

eller tage i tivoli nej det er ikke velfærd jeg forstod også på herre morten bødskov at det at sikre tryghed og sikkerhed i vores gader

heller ikke sådan direkte var velfærd det var noget individuelt noget

andet noget vi ser samfundet som et hele

at sikre at vi også fremadrettet kan have

fremadrettet kan øge det offentlige budget for det offentlige budget bliver jo som bekendt øget det bliver ikke skåret

men når vi snakker om det offentlige forbrug hvor

i finansministerstolen havde et budskab om at man kunne modernisere den offentlige sektor for var det vist tolv milliard

svarede nogenlunde lige præcis til det demografiske træk på det tidspunkt så selvfølgelig kan man da hele

se en udvikling der er da ny teknologi der udvikler sig der hele tiden nye muligheder nye arbejdsmetoder nye strukturer der er da mange ting der hele tiden

forestilling om at den menneskelige formåen har toppet præcis i dag

men vi giver et moderat løft samtidig med at vi også sikrer at der kommer balance mellem indtægter og udgifter

i balance så jeg medgiver ikke det den præmis der bliver stillet op siger og jeg vil insistere på at tale om velfærd i bred forstand også den velfærd som annette

kassen i brugsen i køge kan få ved at beholde fem tusind kroner mere til sig selv og sin familie

end én gang

utrolig stor umage med at tale om

tilgodeser direktøren med en årlig indtægt på en million kroner mere end en gennemsnitlig hker og

giver mere til den lavtlønnede medarbejder hkeren

eller hvem det er end det som socialdemokratiet lægger frem det giver mere til dem der så kan beholde lidt flere penge til sig selv vi giver fem tusind kroner til den lavtlønnede socialdemokratiet ønsker at de skal have nul mere

det giver i øvrigt også en beskæftigelsesfremgang eller et arbejdsudbud om end ikke så meget som herre martin lidegaard gerne ønskede sig for så skulle man have fjernet topskatten som den daværende s regering var i gang med men vi mener at der er en balance i de her ting så det både er rimeligt

var ude at sige at hkeren får mest ud af det her

er

jo afgørende for den lavtlønnede at man rent faktisk får noget mere til sig selv som man så kan betale med

lille bil eller hvad det nu kunne være

jeg vil så sige at en del af skatteudspillet jo sådan set det burde ordføreren her jo være glad for en fremrykning af den reform som vi var fælles om nemlig det element hvor man

noget ved topskatten det fremrykker vi så gennemførelsen af det er altså en socialdemokratisk reform som vi nu forsøger at fremrykke i et højere tempo det burde da ligge lige til højrebenet at

blevet lukket skoler og uddannelsesinstitutioner rundtomkring at

det er næsten femten milliard

kommer til at at forsvinde fra uddannelsesområdet det er sindssygt mange penge og derfor vil jeg gerne høre hvorfor regeringen ikke vil investere i uddannelse som jo

muligheder for at gøre tingene anderledes og bedre vi kan også se at der

jeg bare erhvervsskolerne som et eksempel i aktiviteten altså færre elever

vi fået bremset vi er også gået har stillet krav til dem der skal ind på skolerne for simpelt hen at sikre kvaliteten vi har også været inde og give

opdatere på maskiner og redskaber

i kroner og øre det handler også om den kvalitet og de rammer man stiller op for skolerne

at vi står med et kæmpestort problem her senest har dansk erhverv været ude og bede regeringen om at stoppe

her nedskæringer og dansk industri siger at man skal stoppe nedskæringerne

procent eller nul procent for mig er det ikke afgørende det er ikke et kapløb om at få sat fleste penge af

så vi er fokuseret på at sige

at vi kan få mere ud af pengene og også de uddannede kommer ud

statsministeren finansministeren og i regeringens publikationer at der skulle findes en må man forstå typisk

som matcher nogle bestemte forudsætninger derfor har jeg jeg blandt andet efterlyst om man kunne finde en

de bestemte præmisser det har jeg ikke kunnet finde

det er næsten bare nødt til at spørge herre jacob jensen som tilsyneladende har en meget stor omgangskreds kender herre jacob jensen

et eneste menneske i danmark

og femtentusind er enlig

tal der ligger til grund for det der blev præsenteret jeg har heller ikke hørt nogen overhovedet sætte spørgsmålstegn ved beregningerne altså at førnævnte annette ville få fem tusind kroner i skattelettelse eller at direktøren i dag betaler syv gange

gennemførelsen af den reform som vi har lagt frem så vi kan da godt tage en lang snak om forudsætninger og eksempler og procenter men som herre karsten hønge fra sf sagde meget fornuftigt betaler med kroner og ikke med procenter

herunder venstre ikke en del af derfor kunne jeg bare godt tænke

længe venstre og regeringen vil stå på det ene ben og hoppe og sige nej nej nej til togfonden dk hvornår er det at man melder sig ind i kampen og er med til i praksis at udmønte det som et bredt flertal

i forhold til de mange mange lokale borgmestre og andre som står og råber

lavet en ekstra motorvej til næstved eller hvor det nu er henne som der i hvert fald er nogle borgmestre der render mig på dørene om en gang imellem

fald i den offentlige debat har været ude og nævne som der var en der sagde før kan man jo kun bruge pengene en gang og når pengene er brugt i det her tilfælde på togfonden

er de der ikke til anden form for infrastruktur så det må være svaret men

folketing om at vi har brug for flere faglærte vi har lavet en erhvervsuddannelsesreform

erhvervsuddannet i fremtiden jeg har egentlig også

fornemmelsen af at der på tværs af partierne var en enighed om at der var

det her område for at man ligesom sikrede at flere valgte den vej i fremtiden de sidste to år hvor der har været

har man haft en pulje til kvalitet som lidt modsvarede omprioriteringsbidraget

hundrede og halvtreds million

hvad er det der har ændret sig fra i år og sidste år til næste år der gør at erhvervsuddannelserne ikke længere behøver en pulje

og andet altså selve indholdet som man kunne præsentere og bruge i sin undervisning

jeg skal gøre mig helt til ekspert tænker jeg at det udstyr

ikke er forældet til næste år eller næste år igen så der er jo selvfølgelig

spillovereffekt altså at du kan bruge den indsats den investering der er blevet gjort til at sikre kvaliteten også i de kommende år

i hvert fald min vurdering desværre er der jo så også sket et fald i i aktiviteten aktiviteten

fået et lavere aktivitetstilskud men som jeg

tror jeg også på at de tiltag man har lavet blandt andet i forbindelse med trepartsaftalen hvor man har sagt at man

sikre et sted mellem otte tusind og titusind ekstra praktikpladser frem mod to fem og tyve

den kvalitet der ligger i at vi har stillet krav til dem der kommer ind på skolerne er med til at sikre at aktiviteten og dermed også midlerne til erhvervsskolerne

rigtigt at vi har investeret i udstyr men det var for penge som vi vedtog

for at modsvare det omprioriteringsbidrag der rammer hele uddannelsesområdet

besøge erhvervsskolen i holbæk der siger at de nærmest ikke kan få det til at hænge sammen længere de er nødt til at lave store besparelser nu så frygter ordføreren ikke at det her vil ramme så hårdt i kvaliteten

gode kræfter som som gerne vil erhvervsskolerne det godt

vil dem det godt for det er jo en vigtig del af vores uddannelsesinstitutioner men jeg vil stadig væk fastholde at det for mig og for venstre ikke

spørgsmål om hvor mange midler man putter ind i forskellige sektorer det handler også om hvad du så laver af strukturer hvad du laver af kvalitetssikring og hvad du laver af krav til

nogle af de elementer med trepartsaftalen vi har nævnt den et par gange som jeg tror på kan være med til at sikre at der

også er en god kvalitet i det der foregår på erhvervsskolerne og med højere aktivitet

skatteministeren så at den her reform skaber ulighed og at man gør det med åbne øjne hvad er venstres holdning

og tyskland så det vil sige at hvis det her

og andre er så skævt så skævt så skævt bliver gennemført som det ligger så vil man kunne tage over til sverige

skulle gennemføres enorme ændringer

sverige skulle komme op på niveau med danmark jeg hører ikke sådan om de helt store udfordringer i sverige hvad ulighed angår

af herre jesper petersen som nu er blevet socialdemokrat

jeg nævnte i min indledning uligheden bliver næppe mindre med skattereformen det

men jeg vil ikke betragte det som et nederlag hvis det sker for at give hårdtarbejdende lavtlønnede danskere

på kontanthjælpen for at finansiere topskattelettelser da socialdemokratiet havde rorpinden i det her land der steg ginikoefficienten og uligheden i samme omfang som vi nu her taler om det var ikke noget problem for

hårdtarbejdende lavtlønnede danskere mere i lønningsposen

mener at det er et problem og at det i bund og grund

det selvfølgelig fordi den her finanslov jo

på vores veje ved at nedsætte registreringsafgiften ved at nedsætte taksterne på storebælt ved at gøre plads til mere motorvej ved at gøre plads til hastighedsforøgelser

skærer ned på dsb med to milliard kroner over årene fortsætter besparelserne på en på banedanmark som om vores danske skinnenet er i orden

ses i lyset af

har lavet nogle aftaler

stå så derfor spørger jeg

tror det har noget med

derfor er det også vigtigt at vi som land er foregangsland i forhold til at sikre ny teknologi nye muligheder nyt udstyr det er jo en milliardeksport danmark har inden for det her område milliardeksport

sætter det mindste klimaaftryk blandt andet fordi vi har været med til

udstyr nogle af de teknologier og metoder som man bruger i forskellige sektorer så jo det tager vi absolut alvorligt

jeg er rigtig glad for at vi også i øvrigt relativt bredt i folketinget

nuancer i hvor man ligger har den ambition også i forhold til

en god og velfungerende offentlig trafik men det er jo en kendsgerning at transportsektoren er smertensbarnet og at det er transportsektoren der i øjeblikket gør at danmark får svært ved at indfri sine egne

ikke er realistisk at kunne få dækket det transportbehov ind varetransport mennesketransport

synes jeg det er rimeligt at vi også kigger på det

forskellige politiske initiativer

vurdere de miljømæssige konsekvenser af den økonomiske politik

muligheder der er og det er også noget af det arbejde som finansministeren har taget ned og sat

for at gøre de forskellige beregningsmodeller mere retvisende og tage forskellige elementer med ind så længe det selvfølgelig giver faglig mening at gøre det det skal jo

præcis den specifikke faglige overvejelse om hvorfor man ikke fortsætter med miljøregnskabet og

jeg kan bare konstatere at det er en del af den samlede prioritering i forhold til hvordan man får tingene til at hænge sammen også her ser jeg det

en sammenhæng i en samlet prioritering af hvad der er til rådighed og hvad man ser og vurderer for at få den største effekt af det man gerne vil opnå i det her tilfælde en bedre grøn omstilling

som skulle gøre det muligt at udvikle en økonomisk model i finansministeriet som altså

på det grønne område

stort og noget der er mindre i kroner og øre men for mig at se handler det om at vi får tingene i en sammenhæng og ikke i siloer og ja der kan være noget på det grønne miljøregnskab som så skulle

været gjort anderledes hvis det havde stået til fru kirsten brosbøl ja der kunne have været noget på transportomstillingen

henning hyllested men så længe retningen

jeg tilfreds og derfor insisterer jeg på at se finansloven som et samlet hele og ikke i en siloopdeling hvor man ser område for område for område danmark hænger sammen og det gør det også

en konsensus om at der må være en nedre grænse for hvor usselt vi kan tillade

vores medborgere at leve og en øvre grænse for hvor meget den enkelte har ret til at rage til sig det er en konsensus som det desværre ser ud til at regeringen ønsker at gøre op med

ekstra bladet viste jo egentlig det hele der er at sige om det her udspil på et enkelt opslag

almindelige danskere der går på arbejde skal have fem tusind kroner mere om året når vi når

tre og tyve direktøren der tjener en million

tjener tre million kr får femogfirstusind kroner om året

de lune sig med mere end tohundredetusind kroner mere hvert eneste år

ganske åbenlyst at det her er topskattelettelser i forklædning det er de samme danskere i toppen af indkomstskalaen der får de store rabatter bare ad nogle andre kanaler det er smart måske også lidt for smart

har mindst de danskere der er ramt af sygdom eller arbejdsløshed hvad med vores million af folkepensionister

de får ikke en bøjet femøre ikke noget som helst

netop de fattigste danskere om at betale en god del af regningen for skatterabatterne

kommer fra nedskæringerne på kontanthjælpen fra de tredstusind børn der rammes men det er kun begyndelsen

i overførslerne justeringer

altså at kalde det justeringer

til at sige at titanic blev ramt af en mindre vandskade

har så nævnt børnechecken og optjeningsprincipper for udlændinge som mulige kilder men enhver der kender til offentlig økonomi kan jo sige sig selv

hvis man skal finde så mange penge

skal man ned i lommen på de store grupper på folkepensionisterne på førtidspensionisterne eller på de studerende

regeringen bag lukkede døre forhandler med dansk folkeparti og finder ud af hvem det er der skal holde for

af de fattigste danskere skal betale for lavere skat for dem der har mest

til billigere biler fra dem i bunden til dem i toppen

usolidarisk og det er udansk

det egentlig ikke så underligt at regeringspartierne har slået knuder på sig selv for at se hvad de kunne gøre for at skjule forslagets egentlige konsekvenser

direkte tv løj danskerne op i hovedet da han sagde at

dybt vildledende talmateriale til medierne og offentligheden

demokratisk synsvinkel

måde misbruger den tillid

det

min mor er socialrådgiver

ikke en relativ rabat nede i fakta fordi hun har en mindre indkomst end direktøren

er næsten endnu mere komisk for nu

nysprog krig er fred frihed er slaveri

begrebet bliver jo meningsløst så drop nu det spin og lad os holde fast i et ærligt og præcist sprog

hvis regeringen får sin vilje og bruger sytten milliard kroner på at sænke skatten

ikke bruge de sytten milliard kroner på vores sygehuse vores børnehaver og vores ældrepleje

står med så kan i komme med

for regeringen ikke hvis vi havde en statsminister der holdt ord over for befolkningen

til dengang hvor den nuværende statsminister ville overbevise os om at efterlønnen skulle rundbarberes og vi alle sammen skulle arbejde flere år

når flere ældre i fremtiden fik brug for hjemmehjælp og plejehjem og sundhedspleje

jo nu kommer selv samme statsminister herre lars løkke

at det økonomiske råderum som reformerne skaber skal bruges på at sætte skatten ned for dem i toppen

færre besøg fra hjemmehjælperen dårligere hjælp til et stigende antal demente ældre og det gør det

bedre at fordelingen af de skatterabatter som regeringen vil dele ud er omvendt proportional med hvem reformerne har ramt hårdest

der bar tyngden af reformerne de har gode aftrædelsesordninger og penge nok til selv at betale for en tidlig pension

mens de arbejdsløse folkepensionisterne og lavtlønnede danskere får enten lidt eller slet ikke noget

den slags snyderi over for befolkningen har et navn løftebrud

forhindres heldigvis kan vi stadig sikre en tryg velfærd i fremtiden heldigvis kan vi forhindre den usympatiske omfordeling fra bund til top som regeringen lægger op til for danskerne har jo sådan set sat et folketing sammen

er et flertal af partier der inden valget sagde til vælgerne at de mod topskattelettelser

er et flertal af partier som har lovet at der skal være tryg velfærd også når vi bliver flere ældre det flertal består i dag dansk folkeparti kan bruge det hvis de vil der er overhovedet ingen grund til at acceptere sådan nogle lunkne kompromiser der bare gør store skader lidt mindre for regeringen har jo

og snyde danskerne for den velfærd de blev lovet vil de kommende uger og måneder vise

at befolkningen gør for det store flertal af danskerne som bliver gjort til grin for deres egne penge af regeringen har i den grad fortjent

at man giver skattelettelser til de samme mennesker igen og igen det tror jeg var formuleringen fra herre pelle dragsted og jeg forstod det sådan at det var skattelettelser til de samme mennesker igen og igen

fordi der som herre pelle dragsted ved er en meget meget stor dynamik i gruppen af folk med høje indkomster det er ikke de samme mennesker

høje indkomster år efter år

del af ligheden i danmark er at langt de fleste af os faktisk prøver meget af det samme vi prøver at have lave indkomster på et tidspunkt

og at høje indkomster i løbet af vores liv så det er ikke de samme konkrete mennesker

jo ikke sådan at vi alle sammen lige bliver direktører eller får aktieinvesteringer der giver os et afkast

på over halvtredstusind kroner om om året det er de færreste ja vi bevæger os nogle gør

ind i rigdom dem har vi mange af i danmark og som er rige i hele deres liv så selvfølgelig er der en social dynamik men det ændrer altså ikke ved at hvis du

kunne finde nogle mennesker som har fået enorme rabatter

du kunne finde en meget meget stor gruppe af mennesker som har oplevet at deres indkomst

befolkningen med de tyve procent højeste indkomster langt de fleste prøver at tilhøre den del af befolkningen med de tyve procent laveste indkomster i løbet af deres liv og ja så har jeg godt hørt venstrefløjen tale om de tusind rigeste

så kan man ligesom aflede opmærksomheden fra at det finanslovsforslag der er lagt frem gavner tre millioner danskere på arbejdsmarkedet

dygtige

det er et argument for at man ikke skulle betale mere

der betaler topskat gør det med glæde glæde de var fattige da de var

ikke

til finansloven om netop det her og det forventer man også at gøre i år

er positivt jeg ville ønske at socialdemokraterne var endnu klarere i spyttet på at ville tilbagerulle

kyniske kontanthjælpsloft som det første

vores næsten titusind medlemmer om hvordan vi skal håndtere vores relation til en kommende socialdemokratisk regering og en af de ting vi diskuterer er da om selve regeringsdannelsesprocessen skal bruges mere offensivt mere aktivt og om vi skal spille

diskussion pågår og personligt synes jeg det er en god idé at man inden der dannes en regering har snakket sammen

er der en målsætning om at ginikoefficienten skal være på et

at det er ud fra en bevægelse hvor man i alle de lande der tidligere havde

den samme udvikling altså en øget afstand mellem

de arbejdede for eller de aktionærer som tjente penge på deres arbejde

galoperet derudad det

uretfærdigt vi synes synes at folk skal have frugterne af deres

fungerer bedre end ulige samfund der er en grund til at danmark norge og sverige alle

i forhold til verdens rigeste lande vi har en høj beskæftigelse og en høj produktivitet det er næppe tilfældigt at det lige præcis er velfærdssamfund

nævnte jeg før og det var selvfølgelig lidt polemisk men

en konsekvens hvis man tog de her meget omtalte tusind rige danskere eller mærskfamilien lego familien grundfosfamilien danfossfamilien og de af forskellige grunde blev sendt til tyskland

have et mere lige danmark men ville det være godt

være direktører vi skal også have nogen der arbejder for os hvis vi alle sammen

jo en gensidig afhængighed vi har brug for velfærden vi har brug for at der bliver skabt noget og i

at en anden fordeling det er den der er mellem løn og profit og den er desværre stukket

som en mulighed for at kunne være sikre på

attraktivt at tage de her jobs altså hvis man

har foreslået meget klart er jo at man i stedet for at

og vi har fremlagt en plan der betyder at man vil kunne sikre de allerlaveste indkomster fem tusind kroner

vi vil bare ikke finansiere det ved råderummet

engang aner om er der i fremtiden eller ved velfærden vi vil så gerne finansiere det

at øge progressionen i vores skattesystem lidt mere

og vi synes egentlig at man godt kunne bede dem i toppen om

også har mange af de opslidende og hårde job og vigtige job i vores samfund

give lavere skat til de laveste indkomster

ved at tage pengene op af lommen på folkepensionister eller ved

er regeringen forestiller sig og heller ikke ved at

eller sygdom fører en ud i en økonomisk deroute og jeg kender til rigtig mange mennesker har været i den

snakker om mennesker der har gået på arbejde

de ude af sygedagpengesystemet og på kontanthjælp og de må sælge deres bil

selvfølgelig skal man kunne tjene mere og

så er det herre

sådan bevidst forsøgte at holde regeringen uden for aftalen eller at man ikke havde haft mulighed for at kunne tilslutte sig og derfor vil jeg

både den tidligere rene

nuværende udvidede regering har haft mulighed for at tilslutte sig og at det faktisk også er normal praksis

undskyld det er da fuldstændig vanvittigt at vi skal sidde og forsøge at lave aftaler rundt om en regering uden et embedsværk og det har vi også set i de senere forløb det har været en bizar proces som jo alligevel ender med at regeringen må bøje sig

faktisk regner med os herinde og regner med at når der

synes jeg simpelt hen at det har været en fjollet opførsel fra fra regeringens side i den her togfondsag men problemet er jo at man bliver mere og mere i tvivl altså med de forløb der har været kan man godt spørge sig selv

endnu mere ben for den videre udrulning af

efterhånden med den viden vi har at det er noget vi klarer i en forligskreds som vi i hvert fald ved ikke direkte hader jernbaner

et flertal af partierne i folketinget uden om regeringen er blevet enige om i den aftale

skal bruge forhandlingskapital under en finanslovsforhandling for at få gennemført noget som der er flertal for i folketinget så det vil da gøre alting lidt nemmere hvis vi ikke igen skal ud med ændringsforslag til finansloven at at regeringen ligesom ser skriften på væggen og faktisk gennemfører det som et flertal i folketinget

til på vesterbro

ordinært arbejde

var en af dem på kanten af samfundet jeg husker ham fordi han så forfærdelig gerne ville bidrage til samfundet og langsomt krabbe sig tilbage og så husker jeg ham fordi han havde en rigtig god idé han foreslog at lave et socialt frikort så folk som ham

og andre marginaliserede borgere fik lov til at tage nogle få timers arbejde hos lokale

offentlige ydelser krølle ville gerne arbejde de få timer han kunne uden at skulle igennem det lag af kommunalt bureaukrati som vi ved er så stor en forhindring for at komme i arbejde for folk som krølle krølle er her desværre ikke mere men jeg er rigtig glad for at regeringen har forslaget om et socialt frikort med jeg håber at det bliver vedtaget og at det kommer til at gøre en forskel for socialt udsatte

af andre grunde jeg er glad for at ingeniøren får lov til at beholde lidt flere af sine egne penge på den måde kan han købe sig til lidt mere

dyrke sin hobby lidt mere tid sammen med familien han får en tilskyndelse til at yde en ekstra indsats på

være godt hvis han gjorde det

ligeledes glad for at kassedamen eller kassemanden i netto får mere ud af sit arbejde

jeg er dybest set glad for at vi tilgodeser alle familietyper og alle danskere fra den socialt udsatte der får en kortere og mindre bøvlet vej ind på arbejdsmarkedet til lo arbejderen og direktøren der år efter år betaler en større del af sin samlede indkomst i skat moms og afgifter end lønmodtagere i andre

for alle typer skal det fremover

særlig for personer som ikke tjener meget mere end mindstelønnen for det er bare ikke rimeligt at der er halvtredstusind lønmodtagere som får mindre end to tusind kroner ud af at arbejde

taber næsten penge på at yde en indsats på arbejdsmarkedet det er heller ikke rimeligt at der er så høje afgifter på biler ingen kunne i dag finde på at foreslå en afgift på hundrede og halvtreds procent på fjernsyn mikrobølgeovne eller køleskabe

og halvtreds procent på biler hvis regeringen kan finde et flertal til at sænke registreringsafgiften til hundrede

jeg gentager i danmark er moms

så man betaler først moms på bilen for derefter at betale registreringsafgift af momsen på bilen hvem synes helt ærligt

rammer registreringsafgiften også skævt i dag betaler bilisterne årligt cirka otte og fyrre milliard kroner til statskassen fordelt på udgifter som registreringsafgift grøn afgift afgift på brændstof osv men statens udgifter er langt mindre de udgør kun omkring tyve milliard altså udgifter til infrastruktur de skader osv som

finder der en massiv overbetaling sted og hvem rammer det så

der er så heldig at kunne tage metroen s toget eller sin cykel på arbejde

sig på landet langt væk fra de større danske byer i vestjylland kan man ikke bare sætte sin søn på toget når han skal til fodboldtræning eller tage cyklen på arbejde

er det ofte nødvendigt at have en bil og nogle gange at have to biler i husstanden afgifter på biler er dybest set en dummebøde til folk der bor langt væk fra københavn aarhus og odense

været med til at sænke registreringsafgiften to gange og jeg ville selvfølgelig lyve hvis jeg ikke håber at vi får opbakning til at gøre det en tredje gang så vi kan rette op på endnu en skat

regeringen lægger op til at afskaffe en af de mest komiske afgifter i danmark

hvorfor har vi afgifter

hvis ikke man vidste bedre skulle man tro at det er fordi vi danskere skal have noget at grine ad nøddeafgiften er en bureaukratisk pestilens for danske virksomheder og

koster konkurrenceevne i forhold til udlandet mange politikere både på højrefløjen og på venstrefløjen har gennem tiden talt om at fjerne nøddeafgiften regeringen fjerner afgiften og letter dermed en stor administrativ byrde

startskud til at vi i de kommende år kan fjerne

en række afgifter der er mange mærkelige afgifter derude

for bare at nævne to eksempler det skal ikke kun være nemmere og billigere at være dansker

lægger regeringen op til at lette skatter og afgifter for borgere og virksomheder for i alt tre og tyve milliard

er det vigtigt at huske at godt en tredjedel vil komme tilbage i statskassen igen

og altså betale mere i indkomstskat fra de tilbageværende skatter med andre ord

lov til at beholde

af femten milliard kroner

men øger vores finanslovsudspil så ikke uligheden til det er der bare at sige jo det gør det

grundlæggende det synspunkt at det skal kunne betale sig at arbejde vi har grundlæggende det synspunkt at det skal være nemmere at få foden indenfor på

at der skal være forskel på at være i arbejde og på overførselsindkomst

man nu er enig med liberal alliance i at det skal kunne betale sig at arbejde hvilket jeg tror at alle folketingets partier faktisk er ja så går man også selv ind for økonomisk ulighed det er et faktum at skattereformer øger uligheden sådan var det også med den seneste skattereform som blandt andet socialdemokratiet og sf stod bag hvis man ønsker at øge den økonomiske vækst er det næsten umuligt ikke også at

klart at ulighed ikke er et mål i sig selv men det er noget vi accepterer fordi vi laver reformer som gør samfundet rigere som helhed og det gør regeringens skattereform alle danskere i arbejde vil med regeringens udspil beholde flere af de penge de selv har tjent alle danskere i arbejde har fortjent at få lettet skatten på arbejde alle skattelettelser er gode skattelettelser og ja skattelettelser

en sidste gang illustrere den besynderlige diskussion angående ulighed gentofte kommune er i dag danmarks mest ulige kommune langeland er den mest lige

et utopia i danmark og gentofte skulle være et helt forfærdeligt sted at bo langeland er et dejligt sted men det er gentofte også og jeg tror ikke

hvad ginikoefficienten lige præcis er i deres kommune men jeg tror måske at mange borgere på langeland godt kunne tænke sig at langeland var en noget rigere kommune

målet må netop aldrig være at vi skal være lige fattige målet må være at vi alle bliver mere velstående samlet set giver dette finanslovsudspil en bedre balance mellem stat og borger det giver en bedre og mere retfærdig balance mellem at arbejde og ikke at arbejde vi gavner med dette udspil alle der skaber værdi ved at yde en produktiv indsats på det danske arbejdsmarked

typer som krølle hvis han altså får foden indenfor

ved kasseapparatet og til ingeniøren og direktøren alle skal have et incitament til at yde en ekstra indsats

øge tilbagetrækningsalderen

ganske enkelt at sikre at vi råd til at betale den velfærd

statsminister tilbage i to tusind og elleve

at finansiere den velfærd der er brug for hvad angår omsorg for ældre sundhed og hvad der

nu står vi så i en situation hvor man viger bort fra præmisserne i den aftale

og om man er tilfreds med

har rigtigt nok medført at der er kommet styr på dansk økonomi de har været med til at skabe et

at øge det offentlige forbrug

råd til at sætte skatten ned men jeg kan selvfølgelig have misset noget så

forbehold nu jeg har engang læst de aftaler igennem det er efterhånden lidt tid siden at jeg læste aftalen for to tusind og seks men jeg mener ikke at partierne i den aftale forpligtigede sig til at stemme for et offentligt forbrug

det ændrer ikke på at det er rigtigt at de reformer har medført at der er rum

så kan vi diskutere hvor meget vi skal gøre det

der været store strukturelle underskud på de offentlige finanser og der havde ikke været plads til

b olsen at det der stod i aftalen tilbage

styrkelsen af de offentlige finanser som

optræde i kraft af det nye tilbagetrækningssystem reserveres til at sikre finansiering af velfærdssamfundet i fremtiden midlerne skal bruges til at finansiere merudgifter til blandt andet pleje og sundhed når der kommer flere ældre og til en styrket indsats mod nedslidning

samtidig ved er at det såkaldte demografiske træk forudsætter en vækst i det offentlige forbrug på i hvert fald nul

finansministeriet for noget som absolut

af mekanisk karakter

det demografiske træk anvendes primært som et element i en langsigtet holdbarhedsberegning og er således ikke møntet på at foretage beregninger af fx det præcise udgiftstræk i enkelte år

kort sigt i beregningen tages der

at omkostningen ved en ekstra bruger kan adskille sig fra de

ikke højde for at der naturligvis er stordriftsfordele når der blive flere ældre den sidste ældre er ikke lige så dyr at pleje som den første ældre så socialdemokratiet mistolker eller misbruger hvad det demografiske træk som begreb dækker

de sidste otte ti år at de største skattelettelser der

mistet indtægter

en diskussion om hvad det så er der skal investeres i er det stadig væk kun it systemer eller hvad med den manuelle kontrol vi har jo set

særlig i kontrolsystemet genererer jo faktisk deres løn flere gange

meget stor tillid til det særlig når man betaler

snyde sig uden om det også for at have tillid til hele velfærdsmodellen

jo historisk store beløb afsat til en genopretning af skat det er fem

netop til en kontrolindsats og der tror jeg at

det det er nødvendigt vi håber selvfølgelig

hvor man selvfølgelig kan digitalisere nogle af de funktioner som skat har der er

som er gået galt og dem hører vi meget om

afsat ekstra ressourcer

spørgsmålet blev stillet havde man ikke kontrolleret nogen biler

til leasinghullet nu er der så blevet foretaget kontroller af de her biler

men vi står i en situation nu hvor det er vigtigt også i forbindelse med finansloven at når vi ser på

så er vi også nødt til at have den menneskelige faktor ind over indtil de

en styrket indsats er vi enige om i

til registreringsafgiften og kontrollen er det måske også nogle gange lovgivningen er noget galt med i de lande der slet ikke har en registreringsafgift bruger man nok ikke så mange hundrede millioner af kroner på kontrol af det her område

socialdemokratiet sang jo engang vi flås af skattens skarpe klo det synger de ikke mere nu er de blevet et skatteparti der går ind for så høje skatter

ude i her er at øge lønmodtagernes disponible indkomst og det plejer at være noget som er vigtigt for fagbevægelsen

lønmodtagerne hvis vi kan finde et flertal bag det der er lagt frem det synes jeg ville være dejligt og det synes jeg at lønmodtagerne fortjener

at det selvfølgelig kan betale sig

stå op og yde en produktiv indsats

det må der bare være en forskel på det er en rimelighedsbetragtning og alle siger jo at de er enige men ikke alle er villige til at lave de ændringer i vores skattesystem der rent faktisk betyder at det

så bliver der jo ingen store skatterabatter til

og så bliver der ingen billigere luksusbiler og i stedet får vi en vækst i velfærden på nul

ville kunne få mere af liberal alliances politik igennem men

det mere som en ret kold klud i ansigtet hvis ikke vi skal

i regeringen jeg kan godt forstå at det er et irriterende spørgsmål for det

tillokkende at blive et par måneder endnu til ministerpensionen er i hus men ikke desto mindre i

herre anders samuelsen sagde

tusind og femten og da man trådte ind i regeringen så må det da give anledning til overvejelser

jo ikke mit gebet men jeg kan svare tror jeg med hundrede

at nej det kunne vi ikke finde på vi synes faktisk at vi får ganske meget indflydelse og i hvert fald mere indflydelse end da vi ikke var med i en regering og hvis vi bare får minimalt mere indflydelse så er det det værd

jeg håber selvfølgelig at kompromiserne bliver trukket i vores retning

det er jo det jeg tror at de tohundrede og femogtredstusind vælgere der har stemt på liberal alliance har

forventning til os det er at vi gør hvad vi kan for at trække tingene i vores

det rigtige at være måske

hvilke klimapolitiske konsekvenser det har

noget sted i økonomien hvor forurening er beskattet så hårdt som når det handler om

det være sådan at afgifter på benzin og så videre stadig væk ville betale for de

en samfundsøkonomisk tilgang til det det er jo også trods alt en af

sørge for at forureneren betaler men man skal jo ikke

bliver højere end de de omkostninger som der er i forbindelse

om klima det gør parisaftalen men de andre

masse andre ting og det lever man fuldt ud op til

man så kigge mod andre områder for at opfylde vores mål det kunne være landbruget det er

men der er mange hensyn man skal tage

meget stort velfærdstab og det har også rigtige konsekvenser for rigtige mennesker i den virkelige verden så der er en lang række hensyn vi skal tage men jeg har ikke hørt nogen påstå at danmark er er langt bagud i forhold til alle mulige andre lande

andre samfundsøkonomiske omkostninger

hvad netop klimaomkostningerne i kroner og øre kan blive ikke om hundrede år men om

nu med med nogle af de tilfælde

i usa

gennem mange år har haft en meget irrationel tilgang til at løse de

gjort det på meget dyre måder man har et kvotesystem

ikke fungerer særlig godt det er ikke en særlig rationel måde

på den smarteste måde altid og nu skal se på hvordan vi gør det på en smartere måde det kan

bekræfte

gør danmark til et mere velstående sted jeg har godt set hele den

direktører og dem der tjener mest lige nu og så videre jeg konstaterer at de en procent rigeste i danmark

betaler næsten ti procent

højeste indkomster betaler over tredive procent af alle skatter

det er de bredeste skuldre der bærer de tungeste læs rent skattebyrdemæssigt i danmark og det synes jeg og det synes vi er rigtig rigtig fint men det er ikke progressionen i skattesystemet der gør at det er de bredeste skuldre der bærer de tungeste læs det ville de også

for eksempel der er der jo så en

sige afvejning mellem det at man

at vi får en lavere økonomisk

er altså dem med de laveste indkomster dem der har

virkelige verden er det sådan at hvis du har en lav indkomst og du bor i jylland og har brug for en bil

blevet sænket og du sparer tredivetusind kroner på at købe en bil så har du sparet relativt meget her prøver man jo ligesom at dele de her besparelser ud på alle mennesker

en halv bil eller en tiendedel bil en familie køber en hel bil og den familie med en lav indkomst der køber en hel bil sparer også relativt meget på den bil så jeg synes det er en uinteressant diskussion

og liberal alliance og regeringen er hvordan vi fører en politik der gør at danmark bliver et mere velstående land for vi har haft meget lav økonomisk vækst og vi har udsigt til det

men også at man faktisk går ind for at forureneren skal betale

vil jeg gerne have forklaret hvorfor liberal alliance er så

mere i bilafgifter og dem der

forureneren betaler

forureningen så de betaler allerede for

martin lidegaard det der ikke er rationelt er at man har

mange mange tusinde gange højere end de skader som bilisterne

sig tilsyneladende ikke særlig meget for registreringsafgiften for tidligere stod han og sagde at det ikke havde nogen arbejdsudbudseffekt at sænke den når det næstefter at hæve grænsen for topskat er det mest effektive skattepolitiske værktøj hive op af kassen så måske er det herre martin lidegaard der skal sætte sig ned og interessere sig lidt mere

eftersom der tilsyneladende er et massivt flertal i folketinget der ikke

en god idé at blive enige om at de lettelser der så måske er et flertal for

så dem der forurener mest betaler mest

med hundrede kr hvorfor dog så ikke

mindst og

tre en halv år efter var det ikke sket så måske sidder herre martin lidegaard faktisk selv med en viden om at det ikke er så nemt som herre martin lidegaard prøver at bilde forsamlingen og seerne

for det er ikke så nemt

stor rolle i ordførertalen og liberal alliance er jo et parti som i høj grad har slået sig op på at det simpelt hen

i virkeligheden ikke tænker konsekvenserne igennem vi har allerede

klimamæssige konsekvenser der er at sende flere biler på gaden med den kendte teknologi samtidig med at vi jo så

i stå men der er jo også den konsekvens af at der kommer flere og flere biler på vores veje at trængslen stiger og det er et påtrængende problem rundtomkring trafikken sander simpelt hen til og det giver

at der er trængsel på vores veje hvordan hænger det så sammen

om jeg så må sige slår sig op på i virkeligheden at sende flere og flere og flere biler på vejene samtidig med at man jo så skærer ned på den kollektive trafik man beskærer dsb med to milliard kroner man opretholder besparelserne på banedanmark til en hundrede og fem og tyve million kroner

for statskassen ville være otte hundrede

det er da rigtigt at der er trængsel på de danske veje fordi det at køre i bil allerede nu er en ganske populær ting for mange borgere

vist syv og halvfjerds procent af al transport der foregår i biler så kan man så spørge sig selv hvad

pengene på kollektiv trafik eller er det at bruge pengene på at udbygge vores vejnet

især er i nogle spidsbelastningsperioder

ikke hele tiden det meste af tiden kan folk jo godt komme rundt i bil endda også når de bor herovre i københavn og de kan i hvert fald når de bor uden for københavn hvor de har brug for en bil for at leve gode liv det er ikke et luksusgode det

nødvendighed når man bor uden for de store byer at man har en bil der synes vi så

en meget meget stor velfærdsgevinst for borgerne hvis de kom over i nogle mere sikre biler også nogle mere miljørigtige biler for det er jo sådan set også det der sker

det er jo ikke den sammenhæng som der bliver antydet at der er

miljøvenlige og at mellemklassebilerne som der kan være en hel familie i er meget miljøskadelige den sammenhæng er der

en klar sammenhæng der men det er stadig væk som om at liberal alliance jo ikke tager konsekvenserne af deres egen politik og siger at det godt

en skattelettelse hvis man kan få det men der er jo nogle konsekvenser og det er vel egentlig det vi som politikere så også

konsekvenser af at sende flere biler på vejene i form af trængsel og mindre mobilitet

skåret helt væk jeg voksede selv op i en lille by halvrimmen oppe i nordjylland og jeg var inde at kigge på køreplanen her den anden dag der kører en bus

en gang i timen jeg tror der bor tusind mennesker i

kan komme til aalborg en gang i i timen er det meget eller er det lidt jeg tror ikke at det ville være økonomisk rentabelt hvis den kørte oftere jeg synes faktisk at det er relativt ofte den kører der er

mange mennesker der står på den bus fordi derude vil folk faktisk gerne have en bil det letter deres hverdag utrolig meget

blandt andet derfor at vi gerne vil have sænket registreringsafgiften for det er en af de bedste

de fattige skal beskæres yderligere hvis det er man kan komme af sted med det og at de rige skal forgyldes

jo sådan at regeringen har spillet ud med at der er fem

som skal finansieres og at der skal skæres ned for at give de skattelettelser som man lover hvis nu ikke

joachim b olsen kan løfte sløret for hvad regeringen vil komme og foreslå for at man kan finansiere det her

ordføreren så fortælle hvordan liberal alliance ser på den sag hvad er det for nogle ydelser der specifikt

synes er fuldstændig fornuftigt

helt normalt at man når man skal forhandle et flertal

sætter sig sammen og finder ud af

talt træt af det her helt ufattelige hykleri fra socialdemokratiets side som for få år siden finansierede topskattelettelser og selskabsskattelettelser med reduktioner i overførselsindkomsterne dem alle sammen

så spar mig for hykleriet

de altid været finansieret jeg synes det er ærligt og fair når vælgerne skal tage stilling til en politik

regningen skal betales jeg synes jo det er fair at liberal alliance kommer og siger at direktøren der har meget han skal mere gives det er da helt fair men hvorfor kan vi ikke få

uddannelser der skal skæres ned på

det er en kvinde eller en mand skal beholde lidt flere af de penge som vedkommende selv har tjent og det har jeg ikke noget problem med det havde

imod sit eget parti det kan jeg ikke lige huske men

det var det ene element i socialdemokratiets skattereform nemlig det at hæve topskattegrænsen som bidrog mest til at øge beskæftigelsen og jeg aldrig socialdemokratiet sige at det bidrag til

så er der ikke noget om indholdet jeg synes egentlig det er relevant og rimeligt at man her i folketingssalen stiller det spørgsmål hvad dækker det over

et beløb der svarer til ti gange kontanthjælpsloftet

er det vel fuldstændig rimeligt at man spørger

hvor der bare er en sort boks hvor der står fem

så altså

gennemført ét eneste initiativ som ikke er fuldt finansieret

det er helt normalt at at man når man går ind i et et forhandlingsforløb sætter sig sammen med dem man forhandler med og så finder man finansiering til det man nu engang kan blive enige om men der bliver ikke gennemført noget politik som ikke vil blive fuldt

katalog over hvordan man har tænkt sig at finansiere tingene og det har regeringen ikke gjort den her gang jeg sagde ikke noget om hvorvidt

måde kommer med nogle hints om hvad det er man forestiller sig eller hvad

er inde i den der sorte boks vi kan få kendskab til så spørgsmålet gik egentlig ikke på om pengene ikke var

hvad er det de bliver finansieret af

vi lige haft ret lang tid hvor vi har beskæftiget os med konsekvenserne af de andre reformer regeringen har lavet det er jo meget rart når vi nu her i tinget har debatter om den politik der bliver fremlagt at vi så også får en eller anden idé om hvad det egentlig er

hvor man underskrev en aftale hvor man sagde vi lover at finde finansiering og det så gjort i år

finansieringen senere når vi stemme for forslagene det er sket før nu sker det igen

det jo var et ultimativt krav fra

det var fem procent hele vejen

en smart jargon som socialdemokratiet gerne vil ind i

få år efter at man selv

men det der er lagt frem er ikke topskattelettelser

beskæftigelsesfradraget og

sætter altså ind ved gennemsnitsindkomster for folk på arbejdsmarkedet så det er først og fremmest folk med helt almindelige indkomster altså indkomster over trehundrede og halvtredstusind kr

for rigtige mennesker ude i den virkelige verden at socialdemokratiet vil bruge den her debat på at tale om

af den danske befolkning jeg synes ærlig talt ikke det er seriøst i betragtning af at vi faktisk har nogle rigtige problemer vi gerne

at vi diskuterer meget skat også i skatteudvalget

grunden til at ordføreren var i så godt humør men det

en tænketank jeg tager specielt seriøst

folk ovre i ae men lad være med at fremstille

anden neutral tænketank det er det ikke mette

jo fuldstændig rigtigt at når man fjerner loftet over beskæftigelsesfradraget er der selvfølgelig nogle af dem som også betaler topskat

folk med helt almindelige typer af jobs sådan er

de vil så beholde flere af deres egne

det øger beskæftigelsen rigtig rigtig meget og det har vi brug for i danmark

brug for at øge beskæftigelsen det mente socialdemokratiet for få år siden hvor de gjorde det samme hvor de trak folk helt ud af topskatten

var det det rigtige at gøre og nu er det noget frygteligt noget at gøre så må borgerne i danmark

at det det som socialdemokratiet siger i opposition

det gør jeg faktisk hvert år fordi jeg synes at

debatten herinde i salen afslører

så jeg synes at finanslovsdebatten giver mulighed for at debattere på en lidt anden måde end vi tit ser ved

også giver mig anledning til er at fortælle hvad alternativet så ville hvis det nu var os der sad

skal gå fra sort til grøn fra rig til fattig og fra individ til fællesskab vi ønsker blandt andet at investere

i grøn omstilling seksten milliard kroner i et bedre uddannelsessystem og tre og tyve milliard kroner i et bedre og mere lige samfund og hvis det stod til os hvis alternativet altså havde nøglerne til statsministeriet

ekstra på klimabistand til verdens fattigste og så ville vi afskaffe afgiften på elbiler og vi ville investere seriøst i natur økologi

den simple årsag at klimakrisen udgør den suverænt største trussel mod planeten og alle os der lever på den og fordi det vil være en bunden opgave for os alle at bidrage til at vi kan give en sund og levedygtig planet videre til vores børn og børnebørn der skal heller ikke herske tvivl om at hvis alternativet bestemte

den skulle rives over så de studerende i stedet for fik ro og fred og tid til at uddanne sig

så skal en alternativ finanslov naturligvis også fokusere på at reducere uligheden det kunne man gøre ved at indføre en skat på finansielle transaktioner sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster og rulle kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen tilbage

det koster selvfølgelig penge men heldigvis er danmark et af verdens rigeste samfund og vi har råd til at give lidt mere til dem der i forvejen har mindst det kræver faktisk bare

prioriterer det politisk og det gør vi i alternativet

naturligvis sammen med at alternativets vision er at skabe et bæredygtigt samfund vi ønsker et grønnere et mere demokratisk og et mere lige samfund det skal være et samfund hvor vi alle har mulighed for at skabe os et godt liv og hvor vi har mulighed for at indgå i meningsfulde fællesskaber hvor vi for eksempel har en offentlighedslov som giver befolkningen mulighed for at kigge magten over skulderen på både gode og dårlige dage og hvor vi ikke ser naturen som vores ejendom men som vores ansvar

under både den grønne den sociale og den økonomiske bundlinje så vækst og velstand ikke skabes på bekostning af mennesker og miljø

princippet om de tre bundlinjer er noget af det alternativet har arbejdet en hel del med at kvalificere det seneste år og den ambition står vi heldigvis ikke alene med

af at skabe nye modeller og metoder der indregner såvel menneskelige som miljømæssige værdier i fremgangsopgørelserne

økonomisk fremgang har alt for længe fungeret som krumtappen

planer og ministeriets modeller stort set kun har fokus på at styrke økonomien

økonomiske råderum alt for ofte vejer tungere end ønsket om at sikre klodens

udvikling vil vi gerne være med til at vende i alternativet men det kræver et opgør med måden man normalt opgør og vurderer samfundsudviklingen på så mens regeringen i sit finanslovsforslag ønsker at droppe det grønne nationalregnskab og fokuserer endnu mere snævert på den økonomiske bundlinje

opererer med en økonomisk en social og en grøn

ideen om at operere med tre bundlinjer er jo faktisk velafprøvet vi skal bare vende os mod de store erhvervsvirksomheder blandt andet novo nordisk hører til pionererne

en af inspirationskilderne til alternativets forslag resultaterne herfra er så overbevisende at det kun er naturligt at løfte ideen om tre bundlinjer fra virksomhedsniveau til nationalt niveau for hvis novo nordisk kan så kan danmark selvfølgelig også ved at indføre tre bundlinjer

kan vi få et langt mere nuanceret billede af om udviklingen er på rette vej

jeg har for eksempel svært ved at forstå at alternativets klimaordfører i år to tusind og sytten stadig væk er nødt til at efterspørge

her i dag

regeringens forslag betyder nemlig primært tre ting den økonomiske vækst vil ganske givet stige men uligheden og

at regeringens politik klart tilgodeser de

og at uligheden som følge deraf af kommer til at stige dels på grund af skattelettelserne i skatteudspillet dels på grund af beslutningen om at det igen er dem der i forvejen har mindst for eksempel førtidspensionisten kontanthjælpsmodtageren og flygtningen som skal betale prisen

har mest

kritiske over for i alternativet mildest talt men den er ikke ny siden to tusind og to er de rigeste danskere nemlig blevet rigere mens de fattigste danskere er blevet fattigere i femten år er forskellen kun blevet større og med regeringens udspil

bliver den endnu større jeg ved godt at vi har en borgerlig regering og at det altid indebærer risikoen for at forskellen mellem rig og fattig stiger alligevel

må jeg sige at det undrer mig at regeringen den ene dag uden problemer kan finde tre og tyve milliard kroner til skattelettelser og billige biler fra et såkaldt råderum når den to dage senere end ikke kan finde en eneste krone til de fattigste førtidspensionister kontanthjælpsmodtagere og flygtninge faktisk er

en del ting der undrer mig ved regeringens udspil og det er jo nok ikke så mærkeligt i og med at vi tilhører forskellige partier men tag nu bare finansieringen

jeg så synes at jeg måske kan finde noget der burde være overraskende også i regeringens egen optik

om at udlændinge skal lære hurtigere dansk fordi de så hurtigere kan komme i arbejde en ambition jeg deler og det synes jeg er bare slet ikke hænger sammen det gør det heller ikke når regeringen så pludselig

at skære en milliard på erhvervsuddannelserne for hvordan kan regeringen dog foreslå det når både statsministeren og undervisningsministeren flere gange har efterspurgt mere kvalitet i netop erhvervsuddannelserne

momskompensationen som man vil fjerne fra de frivillige organisationer

med alternativet i at civilsamfundet er en gevaldig styrke i vores land og jeg har hidtil opfattet

ville styrke civilsamfundet regeringen har tidligere afvist enhver kritik om at dens politik bremser den grønne omstilling og når alternativet tidligere har kritiseret at regeringen støttet af dele af oppositionen har afskaffet pso afgiften givet nye skatterabatter til olieselskaber og fjernet afgiften på elbiler

og her må jeg sige at så er det svært at tage regeringens ord seriøst når den med kirurgisk præcision styrer uden om klimaområdet det er fint at man investerer nogle millioner i kystsikring men det er ikke meget og det tæller slet ikke meget i det samlede klimaregnskab et klimaregnskab som ryger i minus fordi regeringen kan man sige rundbarberer den kollektive trafik for to milliard

på en meget bedre måde indretter vores samfund i balance og ikke som en konkurrence med natur miljø klima og dyreliv og så to ord til sidst også ros jeg synes det er rigtig godt med det sociale frikort til udsatte borgere som giver udsatte borgere for eksempel hjemløse mulighed for at tage småjobs uden at de skal modregnes i deres ydelse

en fremragende idé også ros til erhvervsministeren

det glæder mig at nogle af de forslag vi også har haft om investorfradrag og sænkelse af minimumsgrænsen for hvornår man kan investere sine pensionsmidler i en iværksættervirksomhed bliver gennemført eller foreslås gennemført

det vil jeg gerne rose regeringen for og vi vil rigtig gerne deltage i

så gik jeg vist lidt over tiden

man prioriterer forskelligt

nogle af de dagsordener det eksempelvis

vi er et af de mest økologiske folkefærd i hele verden

omkring ti procent af det samlede fødevaresalg der er økologisk det er vel ikke så tosset ulandsbistand ved jeg også ligger alternativet meget på sinde og der kom lige var det i går eller i forgårs en opgørelse

det er vel heller ikke så skidt

har været genstand for diskussion i

vi trods alt uanset om man indregner

i verden blandt samtlige verdens lande og oven i købet overgår blandt andre sverige og tyskland

med de som fru josephine fock nævner her til sidst så jeg tror også at vi kan finde hinanden

fortsætte med at være vi skal være et foregangsland og vi skal fortsætte med at være et foregangsland

vi skal sørge for at sende rigtig mange penge af sted til udviklingsbistand vi skal ikke bruge dem herhjemme

i forhold til det økologiske

vi ikke gør mere for at fremme at der kommer økologiske landbrug

økologi der er i total produktivitetsvækst

vi er et lige land ja men det går den forkerte vej og det

man skal jo huske på synes jeg at

skal hvile på laurbærrene

de muskler og den innovationsevne og uddannelsesmæssige evne

den samlede finanslov og prioriteringer rundtomkring så er der faktisk en hel del af de her meget centrale områder som jeg også som sagt ved at alternativet lægger stor vægt på hvor det faktisk går rigtig godt forskellige tiltag har været gjort

at vi både sender rigtig mange midler af sted til udviklingsbistand og at vi bruger rigtig mange midler herhjemme

ikke hvile på laurbærrene det kan ikke nytte noget at vi tror at vi bare kan lægge os ned og

tak for en god tale med mange gode og vigtige pointer som understreger at

i enhedslisten og alternativet

det som jeg vil spørge lidt ind til er sådan set fordelingsvirkningerne af finanslovsforslaget

kommet nogle tal til finansudvalget her i slutningen af august som viser

er så de isolerede skatte og afgiftsvirkninger

der kan man se at en enlig dagpengemodtager uden børn i en lejebolig sådan set vil få et rådighedsbeløb på en tusind to hundrede kroner mindre end i dag

sige skatterabat på fire tusind otte hundrede

mens den enlige dagpengemodtager uden børn i lejebolig kun vil få syv hundrede kroner så der er nogle

sætte afgifterne op det gør finansministeriet somme tider selv når de laver nogle ting hvis de for eksempel rører ved

ændret adfærd i forbruget hvis du gør noget dyrere

køber folk lidt mindre af det

for eksempel sænkelsen

vi går ind og ændrer ved men men det er jo noget af det vi undersøger rigtig nøje fordi vi

en fjernelse af kontanthjælpsloftet og det vil komme folk til gode som som i dag er på kontanthjælp men der er jo en lang række mennesker som lever af folkepensionen

forslag til finanslov er det ikke lidt skævt at der er en stor gruppe af ældre som som sådan set ikke er tilgodeset mens der jo sådan set er andre grupper som bliver tilgodeset

hvordan alternativet ser på

twitter at alternativet

miljødelen og sikkerhedsdelen i bilerne så det er sådan vi umiddelbart forestiller

biler der er mest miljøvenlige

sikkerhedsmæssige og vedligeholdelsesmæssige i forhold til hvordan man skruer et afgiftssystem sammen

bliver inviteret til forhandlinger i forhold til at kunne diskutere en

sagtens lave en sportsvogn som en hybrid eller hvad man nu måtte finde på en gang i fremtiden så er det alene det tekniske eller har alternativet også gjort sig

være elementer af at meget dyre biler ikke må være markant billigere

som er forholdsmæssigt dyrere end en mindre bil

spørger ind til jamen skal den dyrere bil så stadig væk være dyrere eller hvordan og hvorledes

vi vægter miljødelen meget meget højt

tror jeg vil ende med at være det afgørende for os men som sagt mangler

socialdemokratiet har lagt frem

man formoder jo at alternativet vil være en del af rød blok efter et kommende valg derfor

vægter rigtig rigtig højt hos os og øget lighed vægter rigtig højt hos os og heldigvis kan

økonomi til det allerede nu kan man sige og

også derfor vi punker den nuværende regering lidt for

klart at vi vil spille det ind i forhandlingerne det vil

det samarbejde vi har mellem enhedslisten og alternativet

får et nyt flertal efter det kommende valg der tror jeg vi kan gøre en stor

følge lidt op på det spørgsmål som herre rune lund stillede

udspil til en skattereform altså hvorfor er det at man vælger at hæve beskæftigelsesfradraget og ikke personfradraget

spørger fordi der er givet rigtig mange skattelettelser til folk i arbejde

i arbejde med en meget høj indkomst

folkepensionisterne eksempelvis ikke har fået noget og det er folk der har ydet en stor indsats og arbejdet hele deres liv og

det var noget af det vi prioriterede i den sammenhæng i forhold til mennesker uden for arbejdsmarkedet og så vil vi også samtidig gerne

prioritere de mennesker der går på arbejde og

jo fair nok at det er alternativets politik men

til at overveje om ikke det også er fair at få folk på

så vi ligesom kan få lukket noget af det kæmpestore hul der desværre vokser og vokser mellem folk i beskæftigelse og uden for beskæftigelse så hvis i hvis i har lyst til at

og så har vi lighedsdagsordenen efterfølgende og der har vi

herre

siger en hundrede og tredive milliard kr og kraka har

og halvfjerds milliard kroner

i samfundet konverterer man til frihed

betale for den tredive timersarbejdsuge

vi har sagt mellem ti og femten år der er rigtig mange gode eksempler på at produktiviteten faktisk er blevet øget de steder

også flere virksomheder her i danmark der er begyndt at omlægge til en tredive timersarbejdsuge og faktisk kan se at de

så bekymret for det snarere tværtimod for jeg tror det er den vej vi skal gå

vil gøre noget for

på at vi bliver rigere men på at vi arbejder mindre og det betyder så at vi fremover ikke skal være et mere velstående land

i verdenshistorien har vi nået toppen kan

det på arbejdsmarkedet med robotteknologi og så videre

være en rigtig god idé at diskutere lavere arbejdstid så

kan fortsætte stejlt i al evighed

det i øjeblikket sker det på bekostning af miljø

mennesker og vores tredive timersarbejdsuge

hvorfor har i gennem to hundrede år været et af verdens rigeste mest lige og mindst korrupte samfund ovenikøbet med en stærk grøn profil og en stærk ligestilling mellem kønnene når

var det som vores forstandige forfædre gjorde for to hundrede og tre år siden da man vedtog den første folkeskolelov i danmark

til at gå i skole og

det har vi bygget højskoler erhvervsskoler ungdomsuddannelser professionshøjskoler universiteter og forskning og så videre og så videre vi er et land der er gennemsyret af uddannelse

vi været i århundreder og det er dybest set baggrunden for både vores velfærd

veludviklede demokrati det kræver kvalificerede iværksættere og medarbejdere at skabe velfærd og rigdom og

kræver veluddannede borgere at skabe et stærkt demokrati når jeg starter med det historiske tilbageblik skyldes det selvfølgelig at regeringen nu igen fremlægger en finanslov der vil gennemføre massive besparelser på vores

professionshøjskoler og universiteter og forskning og så videre og så videre

alle de skoler og institutioner der skal give vores børn mulighed for at udfolde hele deres potentiale i en stadig mere krævende verden og som skal give danmark demokratiske borgere

at tænke mig om men jeg har svært ved at komme i tanke om et sted eller et område hvor det giver mindre mening at spare regeringen gør ikke danmark større ved at spare på vores børns fremtid de gør danmark mindre

er

fra erhvervsskolerne i to tusind og atten og jeg spørger mig selv hvorfor fortsætter grønthøsteren år efter år på et tidspunkt hvor der aldrig har været mere brug for kvalificeret arbejdskraft

uddannelsesloftet som man også fortsætter

dygtigere det er et af de områder

det land vi er og her

videre der er endnu bedre end det vi fik

uger og måneder og år at den globale opvarmning ikke længere er teori vi oplever orkaner oversvømmelser skovbrande tørke og andre ekstreme vejrforhold der fortæller os at den globale opvarmning ikke længere er teori men blodig alvor der kun går én vej og det er den forkerte danmark gør en forskel i dag på det område og

er en rollemodel fordi vi har prioriteret grøn energi der ikke bare er renere

sig at føre til billigere markedspriser på el

der gør en stor forskel for klimaet fordi mange

skabt tredivetusind private jobs og en buldrende eksport derfor er det svært at forstå at man ikke kan få regeringen til at prioritere den grønne omstilling

fortsættelse af togfonden og en grøn omlægning af bilafgifterne

og daginstitutioner uddannelse og grøn omstilling

sikres at regningen hverken efterlades i børneværelse eller i klasseværelset vi skal også have de mennesker der skal udføre alle

i radikale venstre frygter vi faktisk at venstre og de andre regeringspartier er ved at gentage

og som dengang foreslår venstre nu at kaste mere benzin på bålet

store skattelettelser der først og fremmes er finansieret ved at skære på uddannelse

statslån helt frem til og med to tusind

endnu

ikke sørger for at skaffe mere kvalificeret arbejdskraft

at lette skatten på arbejde hvis det ikke er socialt afbalanceret og hvis det betales ved at skære på de uddannelser der skal uddanne den kvalificerede arbejdskraft og ved at optage flere lån så økonomien risikerer at blive overophedet

på gratis mobiler eller lavere registreringsafgifter

men effekten på arbejdsmarkedet er faktisk mindre end det sr regeringen lavede

dengang kaldte en lille fin aftale regeringen lægger op til en stor ufin aftale hvad med at gøre det rigtige for dansk økonomi og for vores

afskaffe statens gæld allerede i to tusind og nitten i stedet for i to tusind

tyve og lad os finde penge til at investere i vores fremtid ved at lave reformer frem for at skære i vores fremtid vi ønsker at

virksomheder får lov til at ansætte den arbejdskraft de mangler

og vi ønsker at de ældre der ikke er nedslidte skal arbejde til de er otte og tres

to tusind og fem og tyve i stedet for fra to tusind og tredive som det allerede er vedtaget

og de mennesker der skal til for at vi kan alt vi gerne vil og som vi skylder vores børn danmark er måske verdens bedste samfund og

vi kan give et bedre samfund videre til vores børn

men vi synes ikke at regeringens

for elementerne i det og dem der koster penge handler om at sænke skatten

uden tvivl vil være ekstremt socialt skæv dem der får de store rabatter er dem som har rigtig store afkast på aktieinvesteringer

så her er vi altså også ude i noget der ikke bare er topskattelettelser i forklædning men noget der er endnu mere skævt end en sænkelse af topskatten

spørgsmål er egentlig hvordan stiller de radikale sig til regeringens forslag om en aktiesparekonto med et loft på en på en halv million

betaler topskatten om jeg så må sige af aktieindkomster

hvor man vil hæve grænsen fra halvtredstusind

begge ting er noget som uden tvivl

i danmark og den enkelte danskers mulighed for

der er også lagt hundrede million kroner ind til cirkulær økonomi

flere andre initiativer som vi synes er fornuftige vi synes ikke

mere arbejde og en større vækst i

de opkøber sådan set aktier og det vil sige

man køber af andre aktionærer det tilfører ingen som helst kapital til iværksættere

se hvordan det skulle have stor effekt

til iværksætteri jeg mener at der

som ikke er skudt fuldstændig ved siden af hvis de kan finansieres på en fornuftig måde iværksætterfradraget

er det nogle som de radikale kan bakke op om og hvordan hænger det sammen med ordførertalens ordførertalens mange fine synspunkter om

man kan investere i at købe fast ejendom man kan

områder noget af det det faktisk dårligst kan

godt spørge sig selv har vi den rette balance imellem hvad det

taget endelig stilling til præcis dette forslag i den radikale gruppe

en situation hvor det bedre kan betale sig at investere sine penge i

i stedet for i virksomheder der skaber arbejdspladser så

det kan betale sig at få rykket ved balancen

skyder efter andre

siger det er at

at sænke topskatten med seks procentpoint vi har diskuteret fem procentpoint i lang tid

jeg hørte ikke de radikale så meget i den debat men de radikale gik faktisk til valg på at sænke topskatten med seks procentpoint det var ikke socialt ubalanceret måtte man forstå så bliver der talt om registreringsafgiften

effektive værktøj i efter at hæve topskattegrænsen er at sænke registreringsafgiften

til at

kommer tyve procent af det øgede arbejdsudbud når man sænker registreringsafgiften

på arbejdsmarkedet er det mest socialt balancerede der findes det mindsker uligheden ti gange mindre at sænke registreringsafgiften end at hæve grænsen for topskat

ikke resten der netop er møntet på at få flere ind på arbejdsmarkedet

ikke finansieret det er rigtigt at vi har foreslået og også gennemført topskattelettelser

pakker hvor der blev brugt betydelig flere penge

mangler og så synes vi at finansieringen er asocial i

så må sige sat mindre ned eller måske

vi skal blive i igen må jeg sige at det vi laver må vi

er socialt i balance

set godt forstå for der var rigtig mange gode elementer som vi også stemte for var jo finansieret af

vores socialt

fra uddannelserne hvor man fortsætter med at rundbarbere alle uddannelser og det anser vi for asocialt

to procent omprioriteringsbidrag hvert eneste år på erhvervsskoler gymnasier professionshøjskoler universiteter og forskning

altså bare ikke ligesom tale sig

det gør man derudover

til at betale det anser vi heller ikke for særlig socialt og endelig vil man uden at ville fortælle hvorfra tage fem milliard kroner fra

i specielt det store fokus på uddannelse

været mere end kryptisk i forhold til hvordan man vil finansiere nogle af de her mange planer der er sendt en kæmperegning ud på over fem milliard

ordføreren bruger så meget af taletid på at tale uddannelse op og det

høre om det overhovedet er noget radikale kunne

med til i en pakke altså at røre ved suen på den ene eller

ned det har df gjort meget klart det er jo rigtig rart for os der synes at det er en katastrofal vej

og at man kunne lave en meget

flere miljørigtige biler men hvis den samlede mængde

en model hvor man ja sætter registreringsafgiften markant ned men så sætter den grønne ejerafgift op differentieret efter en miljømodel så undgår af de samspilseffekter som

nævnte det er i øvrigt også det som både autobranchen og den grønne tænketank concito

et provenu der gør at vi kan bruge pengene til at lette skatten på arbejde

at der ikke bliver skåret i suen eller i hvert fald bliver skåret mindre i suen

er det sådan at der i to tusind og otte blev brugt syv og tyve milliard kroner på ungdomsuddannelser og i

en stigning på omkring syv milliard kroner så er det så slemt med de nedskæringer der er på uddannelse noget andet som jeg brænder næsten endnu mere for at spørge

der tegner sig et stort flertal for at bruge flere penge på forsvaret de radikale

bruge flere penge på forsvaret men kan de radikale leve med at der bliver brugt flere penge på

til at gennemføre erhvervsskolereformen og derfor kan de tal

jarlov præsenterer os for her jo godt støde lidt mod hinanden men det man skal være opmærksom på er altså at

grundydelsen fortsætter man med at skære danmarks uddannelser med to procent om året også selv om man

så helst et uændret forsvarsbudget

vækst i det offentlige og dermed stiger også de beløb vi bruger til forsvaret men vi har også set skriften på vi kan jo konstatere at et meget bredt flertal i folketinget som vil øge udgifterne til forsvaret det skal ikke i sig selv afholde os fra at deltage i et forsvarsforlig hvis vel at mærke den stigning

det allervigtigste at pengene bliver brugt til noget der nytter

og terrorberedskab osv og det er også et større fokus på forebyggende internationale indsatser

efter vi har været der med militære indsatser

med ønske om en ny brigade og hjemmeterritorium

god sund diskussion om de prioriteringer

på uddannelser også var en del af den tidligere regerings finanslove som de radikale var med til at foreslå og at det i hver eneste finanslov hvor enhedslisten var med var enhedslisten der pillede de her forringelser ud i løbet af finanslovsforhandlingerne men det var ikke derfor jeg

at ordføreren tidligere i debatten bemærkede at han ønskede

beskæftigelsesfradraget fordi det ligesom skulle kunne betale sig

arbejde der skulle være et større incitament for arbejdsløse til at få et job forskellen på at være i arbejdsløshed og

at høre fra herre martin lidegaard mener herre martin lidegaard at folk er arbejdsløse fordi det ikke kan betale sig at arbejde altså mener herre martin lidegaard seriøst at folk sidder i arbejdsløshed

måske også skabe nogle arbejdspladser

og det synes jeg bare er meget mere sympatisk at gøre

flere penge i hænderne end det er at straffe dem der er på overførselsindkomst

folk til at hjælpe sig derhjemme med at passe børn og alt sådan

øge incitamentet for dem der tager arbejde

også at skabe nogle arbejdspladser som vi måske slet

man kan tjene et par hundrede kroner mere hvis der blev lavet en eller anden ændring i beskæftigelsesfradraget så

godt kunne tænke mig at høre fra herre martin lidegaard er

martin lidegaard forstå hvis der sidder nogle og følger den her debat og som sender fem ansøgninger om dagen og får det ene afslag efter det andet som føler at det er mistillid og mangel på respekt når man antyder at de ikke skulle have lyst til at arbejde fordi de folk ville komme i arbejde hvis der var et større incitament

der sidder i arbejdsløshed og ikke gider at tage et job men venter på at de radikales forslag kommer

jo fordi man både ønsker

et arbejde men også skaber flere arbejdspladser

kun det ene det er også det andet

ikke bare stille sig op og sige at det er mangel på respekt det er faktisk det modsatte vi har jo haft den respekt

stadig flere danskere i arbejde

slet ikke er behov for nogen arbejdsmarkedsreformer fremadrettet er

vi vil bare gerne finansiere begge dele ved reformer

når nu ordføreren spørger til hvad det er vi gerne vil lave

så den samlede kage vokser

er jo at bede de af vores ældre som kan

vores børn og unge at investere i deres uddannelse i den grønne omstilling i fremtiden

følge med de mange flere ældre der bliver og vi får også råd til at give nogle af de skattelettelser på arbejde som regeringen lægger op til så det er vores bedste bud og det ligger altså kan man sige et tredje sted end henholdsvis regeringen

anderledes ud hvis venstre og de radikale havde et flertal alene det ser ikke lige

men det er helt klart at

vi har halvfems mandater men vi skal nok få noget af den igennem

med det radikale venstre og lave skattereform med topskattelettelser man havde sagt flere hænder til varm velfærd og at der blev flere pædagoger og sådan var der så mange eksempler så er det bare at

en regering som de radikale

hvor er det radikale venstre helt konkret i det spørgsmål er

eksempel dagpenge eller kontanthjælp eller fattigdomsydelser

men hvis vi snakker arbejdsmarkedsreformer som handler

lidt længere på arbejdsmarkedet hvis de kan og dermed også få råd til at give de ældre der ikke kan og som er nedslidte lidt bedre mulighed for at komme på pension tidligere og for i øvrigt at kunne øge vores velfærd og måske også

til skattelettelser så er svaret ja det mener vi er

et regeringsmedlem stod og råbte på topskattelettelser og var kravlet rimelig højt op i træet og det er der mange der håner liberal alliance for jeg synes det er fuldstændig fair og sundt at alle

har vores

for at der er den kvalificerede arbejdskraft som vores virksomheder efterspørger således at vi kan bevare opsvinget og sørge for at der er velstand som er forudsætningen for velfærd det er jeg rigtig glad for og det vil jeg jo så bare håbe

hos andre partier så jeg håber at vi kan blive enige om at et budskab om at der ikke er behov for reformer er dårligt

rigtig fornuftig aftale der er faktisk et meget bredt flertal i folketinget helt hvor venstre lige er men de konservative ønsker i hvert fald også forstår jeg en omlægning

det gør hele oppositionen det gør vi også så jeg håber bare at vi så også bliver inviteret med til nogle af de forhandlinger frem for at regeringen sidder og fikser det hele

det er en ringe trøst at de radikale så vil være en form for bolværk vi kender det jo fra sidst da hørte vi jo om den ene plan om tolv minutter og fair løsning og jeg ved ikke hvad

nå

lave reformer i forskellige aftapninger

fint men også i forhold til at sikre at der udenlandsk arbejdskraft

jeg sådan set godt se er nogle tanker men ville det ikke være mere snusfornuftigt også at fokusere på at få mange af de danskere som i dag er i den erhvervsaktive alder

ind på arbejdsmarkedet og få dem hjulpet i gang for det vil jo både være godt for samfundsøkonomien

måske lige så vigtigt godt for de mennesker

være det største sociale løft man overhovedet kunne gøre

efter det hvor der er en stor social effekt

at man ikke ønsker at gøre det med vores reform om man så må sige og så

det mere attraktivt altså gøre forskellen mellem at være uden for

og inden for arbejdsmarkedet større

tusind og tolv reformen som har med topskatten at gøre vel vidende at nu er socialdemokratiet så lodret imod den politik de selv gennemførte på det tidspunkt men lad det nu være men herre martin lidegaard må så også anerkende at vi netop

på de lave arbejdsindkomster

den vej rundt som en del af flere andre elementer at for den danske arbejdsstyrke som i dag er udenfor at komme med og bidrage positivt både samfundsøkonomisk men

hverken skal hentes i børneværelset eller i klasseværelset så er vi helt klart

helt klart med på jeg tror bare vi må erkende at effekten af

tager nogle år at komme igennem og virksomhedernes behov for arbejdskraft

på her og nu og derfor tror jeg vi kommer til at gøre både og

disse korte bemærkninger om

det er tydeligt at at

tænke mig at høre herre martin lidegaards vurdering af den finansiering som regeringen lægger op til i det skatteudspil der kommer altså råderumsfinansieringen og så et uspecificeret

hvor man havde anvist finansieringen via råderum og via

på overførselsindkomster

så kunnet forvente at det var blevet kaldt økonomisk ansvarligt og fuldt finansieret

også det det handler om det er ikke længere nok bare at skaffe pengene vi skal også skaffe de mennesker der skal tage fat både i den private og den offentlige sektor og der tror vi faktisk godt det kunne give mening at kigge på skatteinstrumentet men det skal selvfølgelig finansieres på en ordentlig måde

fristes til at spørge

som den tidligere rent venstreledede regering altså jeg husker da i hvert fald en finansminister

for den frokost som man gerne vil servere for vælgerne og jeg føler ikke helt at vi har fået en fuld finansiering af den frokost den her gang

vi vil gerne finde den finansiering vi tror også vi kan gøre det på en ordentlig måde

men det er klart at hvis man insisterer på at frokosten skal betales af vores børn eller af de unges uddannelse så bliver

jo er direktøren der selvfølgelig får mest ud af regeringens samlede planer både i kroner og øre og relativt i procenter

er lykkedes regeringen at lave et såkaldt vækstudspil til to milliard kroner uden at sætte en øre af til uddannelse tværtimod betyder omprioriteringsbidrag og andet at der skæres omkring en milliard kroner på uddannelsesområdet

hvor vil i få mekanikere til alle jeres lamborghinier

og at løkkelogikken betyder fireogtyvetusind færre offentligt ansatte i

hamrende uambitiøs regeringen er på naturens og klimaets vegne og dermed på vores alle sammens vegne for det er vores fremtid der er på spil

forsvinder klimaforandringerne heller ikke fordi regeringen dropper det grønne nationalregnskab som sf

bruge al min tid på at tale om regeringens kulsorte skæve velfærdsfattige og børnefri finanslov hvor der sammen

erhvervsudspil drysses tre og tyve milliard kroner ned over

og af regningen afleveres i børneværelset i form af ringere velfærd i fremtiden af større ulighed og af skattelettelser der ikke på længere sigt er finansieret jeg vil hellere tale om det som vi kunne gøre

vi kunne fremtidssikre vores velfærd sikre den grønne omstilling og bruge alle vores ressourcer

vi går forrest med grønne job bæredygtige byer

men handler om bedre liv mindre stress mere ro fællesskab og hvor vi ikke forbruger flere ressourcer end jorden kan klare hvor vi fremmer grønne job og udvikler nye løsninger på klimaforandringerne

på hvordan finansloven kunne se ud hvis man bare lod være med at give skattelettelser vi kunne styrke miljø klima og natur igennem mere forskning i miljø og energi vi kunne rydde

nedskæringerne på dsb og vi kunne fortsætte det grønne nationalregnskab så vi kender konsekvenserne af vores politik

gør noget i stedet for at spænde ben for grønne tiltag

for at sikre at sygehusene kan levere bedre behandling og overholde fristerne for kræftbehandling uden at slide personalet helt ned

milliard kroner ekstra ud over at droppe det rigide produktivitetskrav

med alt for lidt voksenkontakt i mange timer hver eneste dag vi kunne tilføre ti procent flere hjemmehjælpere

det muligt at lave faste teams overalt

og minimere det antal forskellige ansigter som borgerne skal se i deres hjem når de skal have hjemmehjælp

hjemmehjælper derfor skal

det såkaldte omprioriteringsbidrag som jo egentlig bare er nedskæringer

den pulje på en hundrede og halvtreds million

har styrket erhvervsuddannelsen de seneste to år

at vi mangler ufaglærte og faglærte og

er store problemer på erhvervsuddannelserne

du kan bruge til at ændre verden det sagde mandela også

alt det som skaber fattigdom ikke mindst børnefattigdom i starten

modtog vi her i folketinget et brev fra en lang række organisationer heriblandt børnerådet

om de enorme konsekvenser for børnene

mange af de dyre rapporter der kommer ud af det er ofte fejlbehæftede eller

det der for eksempel skete i skat og sikrer at de kompetencer og de ressourcer vi skal bruge bliver hos os

mange af kammeradvokatens opgaver som bliver løst alt for dyrt sf

besparelser på i alt fem hundrede million kroner i to tusind og atten

nedskæringer som regeringen foreslår på blandt andet almennyttige foreninger og byfornyelse

men uligheden stiger og flere bliver utrolig rige mens andre har alt for lidt nu vil regeringen bruge

vi er et rigt land så hvorfor ikke bruge den rigdom på at sikre alle børn en god start i livet sikre en ordentlig behandling og pleje til vore ældre de der har bidraget igennem et helt liv nogle af de ældre i vores samfund har ret lidt måske kom de

at alt for mange ældre lever deres sidste år med meget lidt at gøre godt med

sikre vores sundhedsvæsen

kan investere i ordentlig behandling til alle borgere grøn omstilling er ikke et modeord det er noget hvert eneste land på kloden bliver nødt til at indrette sig efter

og det er en investering der kommer mange gange igen

der er skabt allerflest job siden årtusindskiftet

har arbejde end at spekulere eller arve

arbejde i stedet for at udskamme dem hvor ulighedsmønstret er brudt så

forskel i leveår mellem to bydele i aalborg

vores arbejdsmarked så nedslidte og udslidte mennesker ikke skal slæbes til samtaler liggende på en sygeseng

del jer efter anskuelser

med i regeringen derefter støttede man regeringen da havde man jo også muligheden for at gøre nogle af de her mange mange ting men da valgte

gå i en retning der hed at man lempede på topskatten lempede på selskabsskatten og skar ned kontanthjælpen

fjernede fattigdomsydelserne det var noget af det allerførste vi gjorde

i hvert fald på papiret og det er det som regeringer siden hen også

lavet en togfond

hvad der kan ske når der er et folketingsflertal der støtter op om

kun var på den ene eller anden måde det

skatteaftalen fra to tusind og tolv

på så få arbejdspladser

topskatten og selskabsskatten for at skære kontanthjælpen lige så unfair vil jeg så sige det er når fru lisbeth bech poulsen står og siger at vi bruger tre og tyve milliard kroner og drysser dem ud til dem der har allermest når sandheden er at vi har brugt hele formiddagen på diskutere hvor meget annette fra brugsen i køge skulle have i skattelettelse jeg antager ikke at hun er en af dem der har

citatet lyder uligheden bliver næppe mindre med skattereformen altså skattereformen fra to tusind og tolv det er muligt at det medfører en stigning i den økonomiske ulighed men jeg vil ikke betragte det som et nederlag hvis det sker for at give hårdtarbejdende lavtlønnede danskere mere i lønningsposen det var den daværende partikollega

i hvert fald alle der spiser nødder og drikker kaffe eller

det er jo en lettelse

nu skal vi have en endnu større saneringsplan på afgiftsområdet

arbejdsudbud er ikke arbejdspladser arbejdsudbud er at stille

på et senere tidspunkt jeg synes ikke at vi skal forfalde til det der når den reform som

til dem i toppen og tog mere

afsat nogle midler til forskning i dynamiske effekter af offentlige investeringer for vi står jo

bizarre situation at finansministeriet

ændre deres regnemodeller efter det vismændene siger

så vi også får dynamiske effekter af for eksempel børnepasning sundhedspleje og arbejdsmiljø med

evidens for det har de så heller ikke for de andre dynamiske effekter de opererer med men lad nu det ligge hvis vi skal videre

afsat midler på det område så vi kan

reelle arbejdspladser sådan

de hvad det reelt ville kunne betyde fordi rigtig meget af det går op i at folk vil arbejde lidt længere men den diskussion kan vi tage på

i debatten kommer til at lyde som om

jeg at vi der er enige på på centrum venstrefløjen

til beslutningsforslaget som sf havde havde fremsat om dynamiske effekter

utrolig arrogant af finansministeren at afvise det folketingsflertal ikke alene var det et folketingsflertal men det var også en klokkeklar anbefaling

fra de økonomiske vismænd

det vil vi selvfølgelig forfølge

at den reform som helle thorning schmidt lavede og som sf også var med til at lave øgede beskæftigelsen med sekstentusind

gjorde noget ved topskatten

det der virkelig boner ud det er det element i

bidrager allermest til at øge beskæftigelsen samtidig med

man hævede beskæftigelsesfradraget helt op til trehundrede og

hvor der i den her reform er fokus på indkomster

øger det ikke beskæftigelsen særlig meget

regering for at bruge nogle penge på at sænke skatterne når det ikke øger beskæftigelsen lige så meget

for at det øger de disponible indkomster for folk med høje indkomster fordi man så fjerner loftet over

at man gjorde nogle ting som man klandrer andre for når de også

folk med handicap og så videre vi tilbeder ikke den gud der

vi synes det er rigtig fint hvis vi laver konkret politik der skaber rigtige arbejdspladser til rigtige mennesker min pointe

sat i verden hvorfor i laver politik hvorfor i bruger en masse penge der ellers været brugt til velfærd

at at bruge så mange penge på noget der på det

forhold til at øge velstanden i det her samfund

er også vigtigt at få løst samspilsproblemerne pensionssystemet sådan

at det kan betale sig at arbejde og derfor sænker man skatten i bunden for de helt små

negativt arbejdsudbud i men vi synes stadig væk det er vigtigt så der er andre ting der er vigtige for os end det lige at øge arbejdsudbuddet

men der sidder de partier

når vi vil gøre det samme det synes jeg ærligt talt er en ærgerlig debat fordi den har konsekvenser ude i den virkelige verden i forhold til hvor velstående det her fantastiske land

i den sidste uges tid vi er mest interesseret i

og ikke om et arbejdsudbud der kan komme på et eller andet tidspunkt

konkret løfter folk ind på et arbejdsmarked de gerne vil være en del af men hvor de mangler

og vi glæder os til de videre forhandlinger vi er særlig glade for at der er afsat lidt penge til

politiet og forsvaret det er statens kerneopgave nummer et

sørge for sikkerhed i danmark det er helt basalt

det kommer før mange andre ønsker man kan have til hvordan man vil bruge penge vi tager sikkerheden

og vi hilser ethvert skridt i den retning velkommen også politiet har brug for flere ressourcer opgaver som terrorbeskyttelse grænsekontrol og bandekrig lægger et

som derfor har skrigende behov for midler vi er også rigtig glade for at den stramme udlændingepolitik gør at vi kan flytte ressourcer fra

at forsørge flygtninge i danmark til at hjælpe dem i nærområderne i stedet det er meningsløst at forsøge at løse verdens fattigdoms og flygtningeproblemer ved at flytte fattige mennesker fra hele verden til danmark og give dem kontanthjælp

også nævne at vi er glade for at regeringen vil nedsætte taksterne på storebæltsbroen så danskerne kan komme nemmere rundt i landet der er mange ting vi kan glæde os over og

nævne her den store uenighed handler selvfølgelig om størrelsen på den offentlige sektor

vil jeg fokusere min tale på vi har

og velstående samfund som grundlæggende er godt indrettet men vi har også nogle udfordringer staten er blevet for stor og fylder for meget skatten er for høj og for mange danskere lever af overførselsindkomster

syv og fyrre procent af alle voksne danskere har en overførselsindkomst som hovedindtægt pension dagpenge kontanthjælp su førtidspension og så videre det betyder at næsten halvdelen af alle voksne danskere forsørges af staten uden at arbejde for pengene og det er for mange

i procent af bnp

der skabes i danmark næsten halvdelen af bnp

tage en uddannelse at gøre karriere starte virksomhed og knokle ekstra på arbejdet det er dårligt for vores velstand og ikke mindst er det et moralsk problem

end når man ikke arbejder en af livets store glæder er at knokle for at forbedre sit liv at kunne se frugterne af sit arbejde og den glæde bliver minimeret under vores enormt høje skattetryk hvis man knokler ekstra tager staten det meste det er ikke rimeligt og derfor vil vi gerne sætte skatterne ned

fordi vi faktisk betragter borgerne som voksne mennesker vi politikere behøver ikke træffe så mange valg om hvordan borgernes penge skal bruges det kan de godt selv finde ud af

når man går ind for et ekstremt højt skattetryk som vi har her i landet så går man ind for at give politikerne ekstremt stor magt så går man ind for at politikere i detaljer bestemmer hvordan ressourcerne i samfundet skal bruges i stedet for at have tillid til at folk i høj grad selv kan træffe valg om

dømmekraft det er også mangel på forståelse for det enorme ressourcespild som finder sted

skal opkræves i skat derefter administreres og kanaliseres ud i det offentlige system før de bruges på noget som måske kommer borgerne til gavn

og skaber værdi det er der ingen tvivl om men det er også klart at når man

som man har på venstrefløjen at de offentlige budgetter skal være så store som muligt

så mange penge gennem det offentlige system inden de blev brugt

og selv bruge dem

hænger det sammen med simpel matematik flertallet af danskerne har en indkomst som er lavere end gennemsnittet derfor vil de fleste danskere have et økonomisk incitament til at gå ind for stor omfordeling fra dem med de højeste indkomster

rigtig mange danskere det er ikke rimeligt eller hensigtsmæssigt med så høj

men det har en stor vælgerappel særlig effektivt synes det at være når modstanden mod skattelettelser føres frem med en fordummede floskel om at det kun kommer de rige i nordsjælland til gavn det er selvfølgelig sådan at når man letter skatten slår det mest igennem for dem der betaler mest i skat men det er fordummende at udlægge det som om det skulle være et særligt mål for os borgerlige at give penge til folk som er rige eller kommer fra bestemte dele af landet vores mål er lavere skatter

det har vi det fint med og det må man også leve med i resten af folketinget ellers må man

bare er imod at verdens højeste skattetryk bliver lavere modstanderne siger at skattelettelser

giver plads til ulighed det er ikke skattelettelserne der skaber ulighed ulighed er naturligt men det er rigtigt at alt mindre end en konfiskation af al ejendom i samfundet tillader uligheden at eksistere det er ærgerligt hvis man stirrer sig så blind på at være imod ulighed at man sætter alle andre hensyn til side det er ærgerligt

men vi skal ikke bekæmpe rigdom eller se det som noget negativt at der er mennesker der får flere penge i danmark der er ingen der ønsker at afvikle velfærdsstaten det synspunkt findes ikke

gode skoler veje og hospitaler

for at få mere velstand og dermed også det som venstrefløjen kalder velfærd det vil sige store offentlige udgifter at vi på kort sigt holder lidt igen med de offentlige udgifter og investerer i skattelettelser så danmark igen kan blive rigt vi synes

og skatteudspil er et skridt i den rigtige

hvor vi sænker skatterne lidt og sørger for at vi får højere bruttonationalprodukt og flere mennesker i arbejde det kan vi ikke være imod

lidt mindre magt til politikerne og ikke mindst et skridt imod mere velstand og at danmark også i fremtiden kan være blandt verdens rigeste lande

lave en aftale med dansk folkeparti og hvem der ellers kan se sig selv i nogle af de

men pengene er dog alligevel delt rundt

det er er fundamentet under dansk økonomi

danskerne om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet

de fik at vide at

ældrehjælp hjemmehjælp og bedre behandling på vores sygehuse hvis de får behov for det nu lancerer man så en finanslov

som jo indeholder og kommer

den grundlæggende velfærd hvis den bliver vedtaget som

den konservative ordfører ikke at det er et klokkeklart løftebrud fra regeringens og

som stolede på det

til velfærd nu kommer man med en finanslov som betyder nedskæringer

op til at de offentlige budgetter faktisk kommer til at stige en lille smule hvis

nogenlunde velstandsudvikling og velfærdsudvikling altså at der er penge til at vi kan investere

sygehusområdet således at vi kan holde det niveau vi har nu de er uenige i

klar til at acceptere at

at kvaliteten gradvis

nedskæringer så er ordføreren

måske vil være kraftigere end den vækst som regeringen har lagt op til

være råd til færre mennesker rundtomkring men vi tror og håber på at

kan have nogle små produktivitetsstigninger rundtomkring som gør at hvis man har en lille vækst på nul

være nedskæringer eller forringelser af serviceniveauet rundtomkring hvis

sektor bedre end at man kan forbedre sig en lille smule så man kan klare sig med en vækst på nul

den grønne profil jo bliver en smule flosset når man ser på finanslovsudspillet og ser på det som har spillet en stor rolle i dag i

nedsættelse af registreringsafgiften og nedsættelse af taksterne på storebælt som jo alt andet lige vil føre til en stigende

transportpolitisk topmøde

i odense og jeg synes

fru mai mercado at der også var en åbning hos de konservative

og man risikerer at

fører det jo ikke til flere biler så fører det bare til at man køber nogle bedre biler og nogle af dem vil være nyere og endda mere miljøvenlige så vi har den overvejelse med når

de er jo ikke opgivet og det betyder så det er rigtigt nok at være nogle elementer her som fører til mere

tvunget til at tage nogle andre tiltag senere hen så

mig en melding fra det konservative folkeparti

er så fikst at vi har sat noget i gang

bevillingen og det er jo vigtigt at vi måler på det det håber jeg da de konservative kan bakke op

grønt nationalregnskab end der umiddelbart er lagt op til for der er en pulje

ikke noget vi vil se på med modvilje

jeg også tænker at de konservative som det grønne parti i den borgerlige blok kunne synes var vigtigt er det noget som

være med til at presse på for at vi

besvaret jeg har ikke hørt om at der skulle være forhindringer for det men hvis det er det

så i realiteten er der jo tale om en langt mindre vækst i det offentlige og en vækst som slet

den demografiske udvikling så reelt er der jo desværre tale om at regeringen står bag en dramatisk nedskæring på

mit egentlige spørgsmål handler om at regeringen jo har fremlagt et erhvervs og

ganske imponerende med så mange punkter men går man lidt mere i

ser man at på trods af de mange punkter

altså ikke nogen målsætning for

komme i danmark som en konsekvens af udspillet er det

taget i betragtning at man ikke har en egentlig målsætning for hvor meget bnp vækst der skal ske som en konsekvens af

værd at stille nogle spørgsmål om hvor meget vækst i bnp man forventer

fra erhvervsministeriets udspil men jeg ved jo at finanslov og jobreform samlet set

jeg har fået oplyst fra regeringen

hen ikke et mål for hvor meget vækst

er det ambitiøst nok burde man ikke have en målsætning for det

i det konservative bagland kunne ordføreren så gøre resten

bekendt med hvor meget vækst man egentlig har tænkt sig at skabe med udgangspunkt i sin

det forekommer meget indlysende at hvis vi kan tilføre noget mere kapital til vores iværksættere og gøre livet nemmere for dem og skabe nogle virksomheder

noget der skruer forventningerne op ikke mindst i dansk erhvervsliv

nogle der sidder tilbage med en skuffelse nu her hvor

meget lidt ambitiøst synes jeg at i to tusind og atten vil regeringen bruge små otte hundrede million

og det stiger så langsomt hen over årene til

erhvervsudspil til at skabe nye arbejdspladser og vækst i danmark er at forkæle

udspil der kom i går fra socialdemokraterne der kiggede vi længe efter lignende

hvori vi henviser til vores erhvervsudspil hvor vi bruger tre milliard kroner på at sætte gang i vækst og arbejdspladser skabe nye job

kan stå som konservativ ordfører og påstå at man interesserer

engang vide at det største parti i folketinget rent faktisk har en visionær politik som faktisk er langt bedre

er så stor og vi har også kunnet høre at ledende virksomheder er ude at sige at de ting som man lægger frem

det boost til vækst og nye arbejdspladser som

hen ikke hvordan jeg skulle kunne nå det midt i en

og høre på indlæg fra

velfærd og så vil man

noget som vores lempelser af arveafgiften man vil annullere nogle af vores

skattelettelser og andre ting som er godt for erhvervslivet jeg glæder mig til at få det regnet igennem men jeg vil godt sætte mine penge på at

det det undrer os jo lidt men det bekræfter jo kan man sige at

regering som en borgerlig regering aldrig nogen sinde vil kunne få og det er at have en ansvarlig opposition

okay dengang man selv gennemførte dem men nu når vi

at socialdemokratiets

ikke er fra i går eller i dag men at det kom den seksogtyvende marts i år så der er alligevel gået næsten et halvt år så ordføreren har haft lidt tid til at kunne læse op

at at i vores udspil ligger der faktisk tre milliard

til erhvervslivet så så jeg tror vi slår det udspil som er kommet fra regeringen

har udtalt at regeringens erhvervs og iværksætterudspil er for uambitiøst og så har han efterlyst et højere forskningsfradrag helt op til en hundrede og tredive procent det er det han spørger efter fordi han synes at vi mangler

er ordføreren på den baggrund enig i socialdemokratiets forslag om at et fradrag på en hundrede og tredive procent vil skabe langt bedre rammevilkår for dansk erhvervsliv

det er jo decideret statstilskud en hundrede og tredive

fradrag er statstilskud til forskning og så vil man opleve at der vil være virksomheder som igangsætter forskning alene fordi det giver dem tilskud som er større

og det er ikke sundt det er ikke sundt at man igangsætter aktiviteter

det vil være helt forkert

at vi kunne have rigtig stor glæde af i danmark

vi har brug for at det danske erhvervsliv bliver ved med at

og at man finder på nye ideer nye produkter som vi kan sælge til udlandet så det er jeg godt nok en lille smule skuffet over

at sådan en mand mand som finansdirektøren for lundbeck som jo ikke er herre hvemsomhelst udtaler

også holde sig for øje hvilke motiver folk kan have i

nedvurdere erhvervslivet og at tale dårligt om dem og at mistænke dem for at være ubegavede hvis man antog at de ikke ville udnytte et statstilskud til forskning til at igangsætte forskningsaktiviteter som der ellers ikke vil være noget afkast

det vil være decideret dumt af dem ikke at gøre

eneste år beskæftigelsesministeren siger at vi bruger firs milliard kroner på udgifter på grund af et dårligt

milliard kroner hvert år fordi tredstusind danskere får ødelagt deres helbred på arbejdspladsen alligevel

på arbejdstilsynet sætter ikke penge af til forskning sætter ikke penge af til oplysning på det forebyggende område hvor vi kunne spare mennesker for smerter spare statskassen for ufattelig store summer

vi skal slå hårdt ned de steder hvor man bevidst overtræder reglerne og bevidst skaber et dårligt arbejdsmiljø men vi skal også finde en balance så virksomheder som ikke bevidst overtræder reglerne ikke bliver chikaneret med alt for mange kontrolbesøg så det er vores opfattelse at vi stadig væk kan have et effektivt arbejdstilsyn med de midler som er

den aktivitet ikke ville være

siger ministeren er det en acceptabel udgift ordføreren siger at

generelt har vi et godt arbejdsmiljø der er tredstusind danskere der kommer galt af sted hvert år eller

erhvervssygdom to tusind danskere

af de her sygdomme og ulykker

generelt er godt for de konservative

jeg ikke hvor vi skal hen en lillebitte investering i forebyggende arbejde kunne måske give et afkast og give overskud rent økonomisk hvis vi gjorde

at det er en vigtig opgave men vi anerkender også at det kan løses inden for de midler

på at give en skattelettelse til virksomhederne

hundrede og tredive procent det var det spørgsmålet til

mellemstore virksomhed tømrermesteren eller andre skal ikke have et øget fradrag men

virksomhed som under alle omstændigheder vil

alt muligt andet som har store forskningsbudgetter og vi ville kunne forudse at de forskningsbudgetter ville blive meget meget større hvis man indførte et så generøst statstilskud som et fradrag på en hundrede og tredive procent så jeg synes det er helt vanvittigt at tale om det jeg ved godt at det selvfølgelig er et ønske fra erhvervslivet

men jeg kan slet ikke se at det

mening virksomheder skal forske fordi det giver et afkast de skal ikke forske fordi de får statstilskud

at diskutere den klassiske

nu kommer der et forslag må man forstå

for at man skal øge et skattefradrag altså

efter at vi hele formiddagen er blevet tudet ørerne fulde

man prioriterer over skattelettelser

simpelt hen en finanslov det er gigantiske beløb

en virksomhed som novo nordisk det er selvfølgelig ikke hele forskningen der ligger i danmark jeg ved at meget

jarlov eller de øvrige som har kommenteret det her

så var det her jo ikke kommet bag på nogen

er slet ikke det jeg vil spørge om

partiets politiske ordfører har jo også indikeret at de forslag som er kommet fra dansk folkeparti om

herre rené christensen på vegne af dansk folkeparti har udtalt sig positivt i forhold til i givet fald at lave brede aftaler om

det konservative folkepartis politik jeg vil godt understrege at

i det udspil der ligger og at det vil vi stemme for men når jeg bliver spurgt til den konservative holdning

vi går ind for lavere registreringsafgifter vi synes at det regeringen har lagt frem er godt og vi synes også det være udmærket hvis man kunne lave

i et regeringssamarbejde og der forhandler vi selvfølgelig ikke som separate partier men

som understreger alvoren i at der nu er gået fjorten dage siden markedet blev sat helt i stå

blive ved med at fortsætte så derfor når nu

at det vil være mest fornuftigt at lave bredt baserede aftaler så man får sikkerhed og tryghed

og i stedet for giver nogle skattelettelser

flytter vi beslutningen og noget frihed

som herre rasmus jarlov så deler ud deles meget skævt ud hvor velfærd er noget vi kan trække på uanset vores indkomst vi skal ikke tænke på om vi forgælder os når vi skal på hospitalet

unge hvis de er talentfulde så den frihed som herre rasmus jarlov taler om er jo helt skævt fordelt der vil direktøren få frihed til at vælge den bedste uddannelse til sine børn mens arbejdsmanden ikke vil få den mulighed der vil direktøren få mulighed for at købe den bedste sundhedspleje og ældrepleje mens den lavtlønnede privatansatte ikke vil få samme mulighed

skandinaviske velfærdsmodeller vi har bygget op til forskel fra for eksempel andre lande i verden mener

måske godt betale selv for eksempel for at gå på biblioteket der kunne også være nogle kulturtilbud rundtomkring og der kunne

universelle adgang til velfærdsydelser hvor også folk som har kæmpestore millionindtægter lamborghinisegmentet som vi plejer

offentlige ydelser det kunne de godt betale for selv vi synes grundlæggende det her med at alle penge

meget stor andel af vores penge i danmark skal forbi det offentlige

opkræves i skat med en masse komplicerede regler og derefter

handler både om at vi tror på at folk godt kan træffe

og at valgene bliver dårligere af at jeg og herre pelle dragsted træffer dem for dem og også om at der simpelt hen er et velfærdstab

blandt verdens ti rigeste lande der er jo et

der der ikke hænger helt sammen men

at et kollektivt baseret velfærdssamfund skaber frihed skaber frihed til at også dem der ikke har meget meget høje indkomster kan vælge den uddannelse de ønsker

for flertallet

over rige lande før vi fik et velfærdssamfund så man kan ikke konkludere at det er på grund af velfærdssamfundet at et land som danmark og andre lignende lande er blevet rigere det

jeg anerkender at det giver muligheder og man kan godt kalde det frihed

vi eksempelvis har adgang til uddannelse i danmark uden at skulle betale for den og det går vi også ind for men vi synes det går for langt og bliver ufrit når herre pelle dragsted vil bestemme over

i aftaleteksten at ændringerne i tilbagetrækningssystemet altså det her med at gå senere på pension ville sikre finansiering af

velfærdssamfund mange årtier frem og give plads til større udgifter til sundhed og pleje når der

knap det halve af hvad der ifølge finansministeriet skal til for at følge med det stigende antal ældre

og fem og tyve vil der være ethundrede og halvtredstusind flere ældre over halvfjerds

så var ordførerens svar på hvorfor det ikke vil blive et problem at stå og mangle tolv milliard

omsorg af de mange flere ældre

til vores velfærdsstat så

det er rigtigt hvad der blev skrevet i den og der er ikke tale om noget løftebrud det kan godt være for at svare på det andet

det er rigtigt at der er nogle demografiske udviklinger både mellem land og by og i alder

som gør at der er nogle områder af velfærdsstaten som er nødt til at få flere ressourcer mens man måske kan spare på andre områder og det bliver man så nødt til at prioritere men overordnet set

der er råd til også at finde nogle penge til de ældre uden at jeg er ekspert i ældrepleje og kan komme med meget konkrete løsninger jeg ved simpelt

en værdighed i ældreplejen sikre

regeringen for man kan bare gøre det smartere

der så skal komme nogle konkrete bud på

så meget som ét eneste konkret svar og bare meget meget bekymrende så jeg

kan stå og fortælle folk hvordan de skal gøre derude som finansordfører

til først og fremmest at styre efter nogle rammer derude og så er det op til kommunerne lokalt at finde løsninger til det hvis jeg kom med løsninger her

i det kommunale beredskab og i det statslige beredskab det vil jo helt konkret sige at der er færre ressourcer

nødvendig altså eksempelvis når der er voldsomt vejr eller hvis det forfærdelige skulle ske

vi blev ramt af et terrorangreb

to milliard af til politi og militær der stod ikke lige noget om redningsberedskabet og jeg ved at at ordføreren tidligere har ment at det har været skidt med de her besparelser og været bekymret for robustheden i vores beredskab så jeg kunne bare godt tænke mig at høre fra

ordførere er det sådan at de her to

politiet og militæret

også her kan finde fælles fodslag på et

jeg stod selv ude på det sydlige amager her i vinter da vandet var sådan

havde der været tusindvis af husstande som havde været under vand fordi de ligger under havets overflade bag dæmningen

en beredskabsfaglig vurdering og jeg må sige at jeg er meget bekymret

blive ramt af terror og nok så meget politi og nok så meget militær kan aldrig nogen sinde

hundrede procent imod at det forfærdelige skulle ske og så har

men jeg kunne godt tænke mig at høre fra den konservative ordfører er

at der bør tilføres flere ressourcer til vores beredskab

så ville det jo være en klar melding man kunne komme med

at regeringen også bakker op og er med til at sikre nogle penge til genopretningen her

også gerne sige tak til politiet og til forsvaret både i grønland og i danmark fordi man har ydet en ekstraordinær indsats

tørt sted så så tusind tak at leve med

er ikke uvant for os i grønland men naturkatastrofer af den slags som der var her i foråret er meget uvant for os

er det også meget relevant at spørge om det er en ny virkelighed

også rigtig glad for at regeringen bakker op med midler til at lave de her undersøgelser i forhold til om der sker flere fjeldskred i grønland regeringen har i sidste uge fremsat et

med overskriften et trygt og sammenhængende danmark og i udspillet

der lagt vægt på at der skal findes nogle flere midler til forsvaret til politiet og til kriminalforsorgen og alle tre områder

nogle områder som danmark varetager på vegne af grønland så derfor synes jeg

det er på sin plads at man i regeringen også forholder sig til det store behov som der er for at styrke områderne i grønland

af disse forbedringer som skal ske i efteråret via de forskellige forlig blandt andet forsvarsforliget og kriminalforsorgsforliget og det er desværre forlig som vi ikke er inviteret med til

blev kriminalforsorgen i grønland en del af besparelserne det mærkede man ret massivt fordi det er nogle små enheder vi var desværre kun i meget begrænset omfang en del af de nye initiativer og det betød at

de mange nye initiativer som der blev taget til blandt andet børn af indsatte nye midler til uddannelse af fængselsbetjente og til en styrkelse af uddannelses

for de indsatte ikke kunne mærkes i grønland

hvis vi ser på det kommende kriminalforsorgsforlig

at fokus blandt andet skal være på uddannelse af anstaltsbetjente så man sikrer at den kommer op på samme niveau som danske betjentes

et andet forlig som der indgås her inden længe

er forsvarsforliget mange af de anbefalinger som der kommer fra regeringens egen arktisanalyse

mener vi at størstedelen af de ansatte i arktisk kommando i grønland skal være grønlændere og vi mener derfor at der skal etableres en forsvarsuddannelse i grønland med fokus på de mange civile opgaver som der er i grønland der er blevet afsat en hundrede og tyve million kroner årligt for at styrke indsatsen i forhold til forsvarets opgave i arktis og i grønland

til den her forsvarsuddannelse

så at der var i grønland hvis man kigger på formålet med selvstyreloven

de to og tredive områder som danmark varetager på vegne af grønland kommer op på niveau

i danmark og derfor er det også en skævvridning når

der repræsenterer det grønlandske folk i de forskellige forlig som også vedrører grønland det gør at gabet imellem kriminalforsorgen og

bliver endnu større det betyder også

efterslæbet bare bliver endnu større

fat i retsordførerne og i forsvarsordførerne som kommer til at sidde med ved forligene men jeg mener ikke at det burde være nødvendigt

derfor er det også mit håb at det fingeraftryk som jeg sætter i den her valgperiode er at grønland fremadrettet bliver inviteret med til de her forlig

finanslovsudspil afsat ti million kroner årligt ekstra til

i alt fyrre million kroner det er rigtig rigtig glædeligt fordi det virkelig er et område som har haft behov for et løft fra inuit ataqatigiits

initiativ til en høring i folketinget

at styrke justitsområdet vi har lavet et justitspolitisk udspil og så har vi fremsat et beslutningsforslag her i folketinget den aktive indsats fra inuit ataqatigiits

folketinget i inatsisartut og i naalakkersuisut har betydet at regeringen nu har taget hul på at løfte justitsområdet det er rigtig rigtig glædeligt

de prioriterede områder som vi er optaget af i forhold til justitsområdet

lige løn for lige indsats

så jeg synes det er vigtigt at de penge der er blevet afsat til at styrke justitsområdet også bliver løbende evalueret i regeringen og i rådet for grønlands retsvæsen ligesom vi her i folketinget skal forholde os kritisk til om der er afsat nok penge

særlig i forhold til justitsområdet

vil jeg gerne fremhæve etableringen af landsforsvarsembedet som er blevet iværksat uden at der

afsat ekstra midler til den her opgave jeg synes det er direkte urimeligt over for den nye landsforsvarer som kom ind i sin

stilling for ikke særlig lang tid siden og jeg synes det er urimeligt over for forsvarerne i grønland det betyder at landsforsvareren har svært ved at sikre uddannelse og efteruddannelse som allerede står foreskrevet i bekendtgørelsen herom med de midler som er blevet afsat

hvis vi har et mål om at styrke

det vigtigt at vi er opmærksomme på at de rette midler også er der og det er der behov for at man kigger på i forhold til landsforsvareren

mener vi at regeringen bør tage nye initiativer i forhold til at sikre

inklusion af herboende grønlændere vi ved at langt størstedelen af de mere end sekstentusind grønlændere som bor i danmark er velfungerende har et godt liv trives mange er i arbejde og bidrager til samfundet betaler skat yder en indsats

frivilligt derudover for nylig var der et arrangement i aalborg hvor

kulturministeren deltog som vi også var med til at

initiativ til det hedder grønlandske nuancer og jeg vil gerne takke kulturministeren og regeringen for at vise interesse for det fokus for arrangementet var

alle succeshistorierne alt det der fungerer

rigtig dejligt er grønlandsk kultur fordi kultur kan være med til at bygge bro imellem grønland og danmark vi har et projekt som hedder nukiga som betyder min styrke på grønlandsk

grønlandsk hus i aarhus har etableret og de kunne sådan set godt tænke sig at arbejde mere landsdækkende i forhold til at bruge kulturen til at skabe nogle nye muligheder nogle nye fortællinger om det moderne grønland og det håber jeg at regeringen vil se positivt på

mange grønlændere som er i danmark vil rigtig gerne arbejde men det er kun knap halvdelen som er i arbejde og det er ikke tilfredsstillende hverken for os i folketinget for det danske samfund eller for den enkelte grønlænder

mener jeg også at beskæftigelse af grønlændere i danmark bør være et særligt fokusområde for regeringen jeg mener at vi har en fælles interesse i at sikre at der endnu flere der betaler skat endnu flere der deltager aktivt i det danske samfund

den danske regering har indgået en aftale om miljøoprydning ved

afsat cirka en hundrede og halvtreds million kroner over de her fem år hvor projektet løber

på oprydningen af grønnedal

vurderer man at det vil koste to hundrede og halvtreds million

hvilket er et enormt højt beløb men derfor skal man også forholde sig kritisk til om de her en hundrede og halvtreds

til at sikre oprydning ved de her tredive installationer

i hvert fald noget som vi vil følge og være meget kritiske

en lang række politiske ambitioner for at styrke indsatsen i grønland og i arktis den ros synes jeg også regeringen skal have

udenrigs og sikkerhedspolitiske strategi forsvarets arktisanalyse og strategien for forskning og uddannelse i arktis

det er nye initiativer som kan være med til

at styrke rigsfællesskabet men som også skal følges til dørs med nogle konkrete initiativer som skal afspejles i finansloven med disse ord vil jeg sige tak for ordet og så vil jeg glæde mig til en konstruktiv

ordførertalen

velfungerende her men en ny undersøgelse viser at der er en alarmerende høj andel af grønlændere blandt hjemløse her hvad kan vi gøre for

vi kan gøre specifikt i forhold til de grønlændere som er socialt udsatte

potentielt også kunne være en gruppe som kunne komme

i grønland men i høj grad også når de så flytter til danmark

vi kan gøre for at få fat i dem hurtigt noget af det handler om

men jeg tror særlig at det her med den helt tidlige indsats og det at tage hurtigt fat i folk

jeg kunne forestille mig at noget af det samme

i grønland nu siger ordføreren at vi skal sørge for at

for de unge hjemme i grønland så de var fri for

ville gøre noget mere på socialområdet og opprioritere socialområdet

til sidst vil jeg også gerne sige heldigvis er langt størstedelen af grønlænderne i danmark

omkring firs procent jeg så gerne at vi gjorde noget mere i forhold til beskæftigelse og andre tiltag

og grundig tak for det

nemlig søkort til grønland som danmark jo

udflytte geodatastyrelsen

mistet stort set alle specialisterne og der er ingen kort blevet tegnet det sidste år

offentlige arbejdspladser tænker jeg er et dansk anliggende så det

jo enormt ærgerligt at man ikke fastholder den ret ambitiøse aftale

holdt fast i et krav om at det selvfølgelig skal ske hurtigst muligt

tager ud og og sikrer at alle stemmer i den her sag bliver hørt

jeg repræsenterer et parti som arbejder hen imod selvstændighed og det vil altid være det overordnede mål for os

inuit ataqatigiit men jeg synes også det er vigtigt at være troværdig over for vælgerne i forhold til at kunne sikre ordentlige

forankre forsvaret bedre i grønland og jeg tror vi kommer til at mangle den viden om grønlandske forhold som vi kunne

når vi andre skal sidde og snakke om grønland som hvis vi havde haft et grønlandsk folketingsmedlem med

parti som har nogle pacifistiske rødder og jeg tror at ret store kameler man skulle sluge

at man ikke ville kunne kræve af amerikanerne at at de skulle betale for deres baser deroppe og den slags ting så jeg ved ikke om man kunne enes

som ordfører meget optaget af at være konstruktiv være pragmatisk være løsningsorienteret og det er sådan set også den samme indstilling som vi vil gå ind til til forhandlingerne med jeg synes det giver enormt god mening

så går konstruktivt til værks og og har en dialog om

godt være at vi besluttede os for at vi ikke kan se os selv være en del af det her forlig men så har man haft muligheden for at

med ved bordet det vi gør helt konkret er jo at vi tager fat i ordførerne blandt andet også ordføreren

give input vi så gerne at der var flere grønlændere i forsvaret i grønland og vi så gerne at der var en forsvarsuddannelse

og at man kiggede på at de grønlændere som gerne

måske den vigtigste institution i rigsfællesskabet for grønland

også sådan mandskabsmæssigt og selvfølgelig er

danske befolkning som jo er hundrede gange større

grønlændere kom ind og aftjente vores opfattelse er jo at når der her er tale om et fællesanliggende forsvaret er ikke et dansk anliggende som nogle måske har en fejlopfattelse af

en dansk institution i det grønlandske samfund

man rigtig gode erfaringer med når man kommer ud som grønlandsk politibetjent og møder en grønlandsk familie kan snakke grønlandsk

det en kæmpestor fordel på samme måde tænker jeg

bådulykker der har kostet menneskeliv den her sommer det har derfor været en sommer som vi

dedikation og handling arktisk kommando grønlands politi sundhedsvæsenet lokale brandfolk og ikke mindst rigtig rigtig mange frivillige hjalp til jeg vil gerne rette en særlig tak til statsministeren og regeringen for at afsætte tredive million kroner

til katastrofearbejdet og genopretningsarbejdet

det er vigtigt at beredskabet så vidt muligt er rustet til at kunne

de mange forskelligartede udfordringer som grønland kan stå over for uanset om det drejer sig om redning til søs eller til lands grønland har i henhold til selvstyreloven beføjelse til at hjemtage sagsområder fra danmark når grønland ønsker dette og dermed blive den lovgivende og udøvende magt på et givent område dette er tilfældet for langt de fleste områder indtil da har grønlands regering en vigtig rolle at spille og udfylde netop som partner i et rigsfællesskab

opgaveløsning på områder der er under fuldt dansk ansvar til enhver tid er baseret på aktuelle data og

i kongeriget det er vigtigt at vi har fælles fodslag på områder hvor der er fælles anliggender og hvor vi har fælles ansvar

evnen til at

sætte os ind i hinandens synspunkter med respekt for sprog kultur og historiske forskelle

fælles forståelse og fælles løsninger der til enhver tid kan sikre stadfæstelse i de lovgivningsmæssige definitioner og forpligtelser den kommende tids finanslovsforhandlinger kan sætte en ny standard for vores rigsfællesskab altså hvis folketinget og regeringen vælger at prioritere dette en langsigtet indsats i et tæt samarbejde med grønland er vigtig en langsigtet indsats som udformes

derfor frem til at se politiske handlinger her i salen til de langsigtede indsatser som kan gavne hele rigsfællesskabet

regeringsgrundlag står der at standarden på danske ansvarsområder i grønland skal svare til standarden i danmark med de særlige fravigelser der kan begrundes af de grønlandske forhold regeringen prioriterer derfor med det fremsatte

styrke retsområdet i grønland til gavn for borgernes tryghed det seneste år er fokus på retsområdet i grønland øget blandt andet i form af undersøgelser undersøgelser fra advokatrådet grønlands råd for menneskerettigheder og institut for menneskerettigheder i grønland samt rapporten kriminalitet og retsbevidsthed i grønland dertil kommer de store politiske debatter i både grønland og danmark alle disse aktører påpeger et behov for et løft

justitsområdet i grønland justitsministeren har haft brug for klare signaler om prioriteringer for grønland hvilket også er fulgt op af naalakkersuisut dette efterår offentliggøres en handleplan med en lang række

strategien og handleplanen vil fungere som naalakkersuisuts bidrag

justitsområdet tryghed for borgerne på retsområdet er blandt andet muligheden for en grønlandsksproget forsvarer tidligere kaldet bisidder siden opstarten af retsvæsenskommissionens arbejde

autoriserede forsvarere

repræsenteret repræsenteret i det vigtige arbejde inden for retsområdet i grønland de grønlandske medlemmers arbejde har været uden honorar alt imens øvrige medlemmer har fået honorar under deres årsmøder

fra foreningens side at der skal være medlemskab på lige vilkår deres mening og erfaring er vigtig og skal høres der er i dag altså i to tusind og sytten lønforskelle mellem grønlandske og danske personalegrupper inden for justitsvæsenets institutioner det drejer sig ikke kun om politibetjente og anstaltsbetjente

kontorpersonale og socialfagligt personale fødestedskriteriet der sikrede dansk arbejdskraft en højere løn end folk født i grønland blev altså afskaffet i nitten

en og halvfems grønland tager derfor skarpt afstand fra den forskelsbehandling der finder sted i dag med justitsministeriet som arbejdsgiver

der er afsat en pulje på fyrre million kroner over fire år til retsområdet i grønland det er regeringens ønske at dette sker i samarbejde med grønland så det sikres at indsatsen bedst muligt tilpasses grønlandske forhold jeg glæder mig til at bidrage konstruktivt til et godt resultat til gavn for retssikkerheden i grønland

trænger til hjælp og her også grupper der har det særlig svært det er tilfældet på det sociale område langt de fleste grønlændere der er bosiddende i danmark er selvforsørgende og velfungerende og bidrager aktivt til det danske samfund men ikke alle klarer sig lige godt vi har stadig mange der har behov for

hjælp fra samfundet og til at komme videre i livet det har været nødvendigt og er stadig nødvendigt med et særligt tiltag

denne gruppe af grønlandske borgere i danmark som en del af satspuljen for to tusind og tretten

en strategi for udsatte grønlændere og deres børn der blev afsat tretten

million kroner over fire år til strategien midlerne skulle anvendes til at styrke indsatsen

for udsatte grønlændere og deres børn med fokus på en tidlig indsats samt netværk og vidensdeling mellem aktører på området der er i dette års

evaluering af strategien for udsatte grønlændere i danmark jeg vil minde socialministeren om at de grønlandske huse sidder inde med en meget stor erfaring og viden på området og det er absolut vigtigt

deres erfaringer tages med i evalueringsprocessen midlerne til de grønlandske huses inklusionsindsats inklusionsindsats fortsætter i to tusind og atten og nitten jeg vil gerne kvittere positivt for at der bliver afsat fire million kroner årligt ligesom det var tilfældet i to tusind og tretten og seksten initiativet er utrolig vigtigt

at styrke indsatsen for nytilkomne grønlændere og hjælpe dem med at etablere et liv i danmark jeg vil igen kvittere positivt for det seneste satspuljeforlig

afsat midler til specialiserede tilbud målrettet udsatte grønlændere ud over det har justitsministeren stadig det store ansvar

sikre at man på tværs af ministerierne møder stor forståelse for at realisere regeringens løfte om at justitsområdet

som det er i danmark det kræver fortsatte investeringer fremadrettet samt implementering af

nye tiltag ud over de tiltag der i forvejen er nævnt i

fra grønlands side op til flere gange påpeget over for den danske regering at der er mere end tredive

som trænger til oprydning og det så vi også gerne

gennem en årrække

man fra inatsisartut og naalakkersuisut og de grønlandske mandater over for den danske regering fremkommet med markante opråb

sikkerheden i de grønlandske bygder fjorten ud af tres bygder er uden politiets repræsentanter i form af kommunefogeder

men én ting er sikker lønnen og

er det afgørende for de manglende kommunefogeder i bygderne

nogen bud på forbedringer på området indtil nu retssikkerheden i bygderne er ikke til stede

nu har været vidner til i rigtig mange år det synes jeg er rigtig trist jeg håber at man med finansloven også vil kunne imødekomme retssikkerhed i bygderne i grønland

i byerne jeg ser frem til et konstruktivt samarbejde med regeringen i arbejdet

samarbejde på områder såsom justits

regeringen nu øger øger indsatsen og det tror jeg også er meget tiltrængt på den ene side har vi jo en forskellighed mellem grønland og danmark

at ordføreren er fortaler for en grønlandsk selvstændighed men samtidig er

en stor lighed og et meget tæt fællesskab derfor var jeg glad for at høre fru aaja chemnitz

glad for at høre ordførerens syn på

er det samme spørgsmål som herre rasmus jarlov stillede før deler ordføreren synspunktet om et øget samarbejde med øget grønlandsk tilstedeværelse i det danske forsvar

unge i den danske arktisk kommando i grønland både hvad angår uddannelse men også hvad angår deltagelse aktivt i beredskabet

redning både til lands og til søs vi har i år i forbindelse med katastrofen

det er at indsatsen skal styrkes for at sikre at den uddannelsesmæssige baggrund er i orden

vi kan yde endnu hurtigere hjælp men også en bedre hjælp

i det samarbejde er selvfølgelig et fælles sprog og at man skulle gøre mere for at fremme det danske sprog i blandt andet de grønlandske uddannelsesinstitutioner hvor man jo i mine øjne desværre har prøvet at spole det danske sprog lidt tilbage

tiden men dansk er vores andetsprog og engelsk er vores tredjesprog

ser at deres uddannelsesbehov ligger mere i danmark

den er i dag så jeg tror at en tidligere indsats for at vælge uddannelsesretning

at styrke hinandens sproglige kundskaber

vismænd drager som bankøkonomer og andre iagttagere af dansk økonomi helt klart drager det går godt efter en langstrakt krise er væksten tilbage beskæftigelsen stiger og ledigheden er lav der er siden folketingsvalget i to tusind og femten

tretusind flere private arbejdspladser der er nu fjortentusind færre på kontanthjælp i

var for et år siden og andelen af flygtninge der er i job er steget fra under

viser at bnp væksten i år vil ende på to procent det er en opjustering sammenlignet med økonomisk redegørelse fra maj måned og den højeste vækstrate i økonomien siden to tusind og seks vi skal værne om vores sunde økonomi og vi skal værne om fremgangen i væksten væksten er således grundlaget for at vi fortsat kan udvikle danmark samtidig skal vi føre en ansvarlig finanspolitik der understøtter et holdbart opsving og modvirker kapacitetspres i økonomien ingen har en interesse i at økonomien overopheder og at vi ender i en ny krise regeringen har netop fremlagt tre store økonomiske og politiske

prioriterer vi både investeringer i bedre velfærd og investeringer i fortsat vækst

af en ansvarlig finanspolitik vi vidste allerede inden præsentationen af skattereformen at

opposition så starter den samme slidte plade med den samme falske melodi

er råd til både skattelettelser og velfærd

egentlig indeholder

især til velfærd i kommuner og regioner

lempe skatter og afgifter i to tusind og atten for cirka fem milliard netto altså cirka fem hundrede milliard

og cirka fem milliard kroner til lavere skatter næste år

som vi lægger op til i to tusind og atten er der desuden finansiering fra reserverne fra jobreformens første fase og fra aftalen om flere år på arbejdsmarkedet samt justeringer på overførselsindkomsterne

via finansloven alligevel hører man fra oppositionen og

vi kan godt begge dele og det har vi vist med tidligere års finanslove i finansloven for to tusind og sytten afsatte vi penge til kræftplan

to milliard kroner i alt i perioden fra to tusind og sytten til tyve og til de ældre samtidig fastfrøs vi grundskylden og sænkede registreringsafgiften det samme gjorde sig gældende med finansloven for to tusind og seksten der løftede vi sundhedsområdet med to milliard

milliard mere til værdighed for de ældre og vi sænkede registreringsafgiften fra

og halvtreds procent der er

regeringen fremlagde tirsdag i sidste uge et

sikrer vi grundlaget for at det opsving der er startet kan forlænges at det får flyvehøjde og flyvelængde

nok til at tage fat når økonomien nærmer sig sit maksimum det er grundlæggende ansvarligt og vil medvirke til at dæmpe kapacitetspresset i økonomien på kort sigt sammenlignet med en situation hvor pengene ville være blevet brugt på offentligt forbrug

til sig selv det gør

vi grundlæggende mener at almindelige hårdtarbejdende danskere skal have mere økonomisk luft

det hører jeg heldigvis også hos dansk folkeparti mens andre partier i folketinget grundlæggende nægter at anerkende

muligt at investere i vores velfærd samtidig med at danskerne får lov til

lidt mere til sig selv regeringen vil også med udspillet sammen om fremtidens virksomheder investere i danske virksomheder og arbejdspladser så vi sikrer at de er klar til at tage del

energi tekstil beklædning osv og det skal vi have meget mere af og så skal danmark have en stærkere iværksætter og aktiekultur endelig vil regeringen med

to tusind og atten fortsat arbejde med at styrke velfærden trygheden og sikkerheden samt at binde danmark bedre sammen det har regeringen prioriteret højt på de forrige års finanslove

med kommuner og regioner om deres økonomi sidst men ikke mindst prioriterer regeringen også at føre en ansvarlig økonomisk politik vi har således valgt at underskuddene i de offentlige finanser gradvis reduceres i de kommende år det skal sikre at der kommer manøvrerum i økonomien hvis der skulle komme et nyt tilbageslag regeringen sigter konkret efter et underskud på nul procent af bnp i

tyve og balance i to tusind og fem og tyve vi har valgt at give vores

overskriften et trygt og sammenhængende danmark og det har vi fordi

det danmark vi gerne ønsker at skabe

hvor man som borger kan færdes trygt og sikkert hvor der er tryghed om ens arbejdssituation

er mulighed for at udvikle sig og hvor vi hænger sammen på tværs af landsdele og på tværs af uddannelsesniveauer derfor lægger vi op til at prioritere særlig fem områder nemlig styrkelse af velfærden med fokus på sundhed og ældre tryghed og sikkerhed et mere sammenhængende danmark en genopbygning af skattevæsenet og så også en permanentgørelse af boligjobordningen der målrettes mod serviceerhvervene det er nemmere at skabe

i de kommende år derfor er det

er grundlaget for at vi kan skabe et godt velfærdssamfund og velfærdsområdet har faktisk høj prioritet

uanset de mange kommentarer i løbet af dagen det er vigtigt

har brug for fællesskabets hjælp regeringen har afsat en reserve på en halv milliard årligt

konkret fokus på det nære og sammenhængende sundhedsvæsen herunder bedre behandling og pleje af ældre medicinske patienter velfærdsreserven kommer ud over det løft af borgernær velfærd

med kommunernes landsforening og danske regioner før sommerferien

regeringen en række konkrete indsatser for i alt cirka otte hundrede million

blandt andet det sociale frikort som herre joachim b olsen nævnte tidligere

af hjemløshed de indsatser vil vi drøfte sammen med partierne bag satspuljen

også for at danskerne skal kunne bevæge sig frit mange danskere oplever desværre i øjeblikket at trygheden er under pres fra bander fra terrorsympatisører og fra andre kriminelle også danmarks sikkerhed i verden

længere tage for givet regeringen vil med finanslovsforslaget for to tusind og atten prioritere øget tryghed og styrket sikkerhed på en række områder blandt andet en styrkelse af politiet i forbindelse med en midtvejsevaluering af flerårsaftalen for politiet en ny flerårsaftale for kriminalforsorgen skærpet straf for grov vold og en række andre initiativer hertil kommer at regeringen senere på året

af forsvaret regeringen ønsker at sikre et danmark i balance landet skal hænge bedre sammen og alle dele af landet skal have gavn af opsvinget derfor har vi allerede taget en række initiativer der vil gøre det mere attraktivt at leve

med finanslovsforslaget for to tusind og atten fremlægger regeringen en række yderligere tiltag

bedre sammen og bidrage til at den økonomiske fremgang kommer alle dele af landet til gode en velfungerende infrastruktur er vigtig for mobiliteten og et sammenhængende danmark regeringen vil styrke infrastrukturen til gavn for

virksomheder ved blandt andet at sænke prisen for at krydse storebælt skabe mulighed for i myldretidstrafikken at køre i nødsporet på den vestfynske motorvej begynde opgraderingen af e45 langs østjylland og sikre højere hastighed på en række udvalgte landeveje og motorveje

vil også fortsætte med at placere statslige arbejdspladser ud i hele landet

runde af statslige arbejdspladser kommer oven i den runde af udflyttede arbejdspladser på fire tusind statslige arbejdspladser som regeringen allerede har udflyttet

oven i planen for det nye skattevæsen der placerer yderligere en tusind fem hundrede arbejdspladser uden for hovedstadsområdet derfor er der afsat en teknisk ramme

og halvtreds million kroner til næste runde af udflytninger ud over regeringens fem store prioriteter på finansloven indeholder

en række andre initiativer vi investerer i uddannelse og forskning og med finanslovsforslaget afsættes knap

mere til forskning i to tusind og atten en kvart milliard over de næste fire år til ny forberedende forberedende grunduddannelse og halvfjerds million kroner årligt til de frie skoler særlig

investerer i et mere bæredygtigt og grønt danmark

styrke indsatsen for at bevare de danske kyster fremtidige oversvømmelser og erosion skal forebygges borgere virksomheder skal have adgang til bedre vejrprognoser og områder der er særligt udfordret ved ekstreme vejrbegivenheder skal kortlægges så de bedre og mere effektivt kan beskyttes regeringen har samtidig en ambitiøs klimapolitik parisaftalen har siden to tusind og femten udgjort rammen for danmarks klimapolitik og danmark har siden da arbejdet aktivt for indfrielse af parisaftalens målsætninger med det udgangspunkt kan regeringens klimapolitik siges at gå på to ben et internationalt såvel som et nationalt

hvor vi skal vise at klimaindsatsen kan understøtte nye forretningsmuligheder og skabe job til danskerne kun ved at vise at den grønne omstilling også er økonomisk bæredygtig kan danmark vise resten af verden at det danske eksempel er værd at forfølge for at understøtte en omkostningseffektiv klima og energipolitik vil vi i det nye folketingsår komme med et udspil til en ny energiaftale der skal fastholde danmark som en førende klimanation i fremtiden

også en sædvanlig samling af store og små konkrete forbedringer for danskere og de mange dygtige danske ansatte der leverer god velfærdsservice til danskerne jeg synes faktisk at debatten i dag har været ganske

op i ud over den rituelle udveksling af skræmmebilleder fra oppositionens side

nok passende at sige et par ord til nogle af indlæggene allerførst en forbedring det fremgår af karaktervejledningerne at hvis man blanker en eksamen svarer det til et tal minus tredje sidste år

ikke fremlægge et finanslovsforslag overhovedet

tværtimod må man nærmest sige at besvarelsen tyder på

for to tusind og atten der indeholder flere billeder af partiformanden

for to tusind og atten er ikke bestået

med besparelserne ved omlægningen af den almennyttige sektor

til at graduere børne og ungeydelsen intet svar

i forhold til kontanthjælpsloftet intet svar

loeren eller pædagogmedhjælperen tilbage der er ingen svar

står tydeligt for mig i dag nemlig dagens mest omtalte person kassemedarbejderen annette hansen fra køge

snakke med hende så jeg har ringet til hende

at få en skattelettelse på fem tusind kroner hun spørger os selvfølgelig

hvad det egentlig er men efter en samtale hvor jeg tydeliggjorde for hende

fem tusind kroner om året eller godt fire kroner om måneden siger hun

bruge flere penge hvert eneste år frem mod to tusind og fem og tyve jeg synes nemlig at annette hansen

som er hårdtarbejdende danskere i danmark fortjener at få mere luft i hverdagens økonomi og det vil annette hansen få

få gavn af det vi finansierer med finansloven

få gavn af det nye supersygehus der er

hun vil få gavn af at vi lægger op til at styrke naturindsatsen politiet folkeskolen

høre enhedslistens tale det er et særkende ved et stærkt folkestyre som det danske at vi kan være gode kollegaer

vi er så uenige som herre pelle dragsted og jeg

og jeg citerer at det er at rage til sig hvis skatten bliver sat ned at rage til sig det er jo en tilståelsessag om at enhedslisten mener

og indkomst i princippet er statens ejendom

borgerne skal være glade for at få lov til at få noget af det tilbage de skal så at sige rage til sig

at beholde noget af deres egen løn

som vi skal løse i fællesskab

således at de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder og det var ikke en kommentar til herre joachim b olsen

vil der fortsat være med regeringens skatteudspil

ligesom vi ikke vil skære det smukke østjylland igennem med en ny bane alene for at spare nogle få minutter

københavn for et stort milliardbeløb derfor

engelbrecht har ret i at regeringer normalt tiltræder forlig

og jeg går ud fra med den ordveksling der var mellem herre

vil blive accepteret ind i det forlig på de vilkår der gælder for de andre forligspartier

men jeg ved at i arbejder på at præsentere et nyt oplæg det glæder jeg mig til

for det danske samfund jeg er så ikke enig i de dramatisk øgede beskatninger som alternativet lægger op til

at se et konkret finanslovsudspil fra folketingets yngste parti det kunne folketingets næstældste parti godt lære noget af

gøre det kort da ordføreren ikke er her jeg er normalt

ansvarlig samfundsøkonomisk linje men det er sådan at hvis man i den nuværende situation giver skattelettelser så vil man øge arbejdsudbuddet hvis man derimod alene bruger pengene på et øget offentligt forbrug øger man kun efterspørgslen og det vil være med til at skabe flaskehalse derfor ved at bruge af det råderum der er til skattelettelser øger man det antal hænder og det antal hoveder der er til rådighed enten i deltagelse eller i timeeffekt og det synes jeg faktisk at det radikale venstre burde anerkende da sf startede sin ordførertale var jeg lidt usikker på hvad fru

lisbeth bech poulsen egentlig ville snakke om

det er egentlig glimrende han er altid

at citere og nu er den radikale ordfører til stede

sige til sf at jeg

ikke forstå om i er tilfredse med at der for nærværende i talende stund

er firstusind danskere gevinsten ved at komme i beskæftigelse er mindre end to tusind kroner om måneden og når den skattereform der blev aftalt i to tusind og tolv er fuldt indfaset så vil det tal kun være faldet til halvtredstusind jeg synes ikke det er tilfredsstillende regeringen synes ikke det er tilfredsstillende at så mange mennesker ikke

gevinst ved at komme i arbejde derfor ønsker vi

bliver større og mere markant derfor

der lægger op til at en hk medarbejder på mindsteløn vil få fem tusind kroner mere til rådighed så vil jeg gerne sige tak til både

ia og til fru aleqa hammond for de pæne ord der var om den hjælp som vi har givet til de katastroferamte i grønland det er klart at vi skal hjælpe hinanden og når en sådan begivenhed

hjælper hinanden i et rigsfællesskab vi håber også at kunne arbejde sammen om den

få til at passe sammen så finansloven for to tusind og atten

de ønsker der må være fra grønland og færøerne

ordførertaler fra venstre liberal alliance og det konservative folkeparti

sige tak for opbakningen fra de tre partier og en særlig tak for et godt og et tæt samarbejde

alle tre ordførere det er nok ikke nogen overraskelse at der næppe var meget her jeg var uenig i eller overrasket

her til at takke herre rené christensen og dansk folkeparti for en konstruktiv tale vi er ikke enige

mindre i skat og beholde mere af det de tjener til sig selv jeg glæder mig også over at

prioriterer sikkerhed og tryghed som en del af det at have et godt velfærdssamfund og jeg noterer mig at

for en holdbar dansk økonomi gennem aftalerne om jobreformens fase i fra to tusind og femten og flere år på arbejdsmarkedet fra juni måned i år de to reformer har nemlig været

at sikre en finansiering på tre

at styrke sundheds og ældreområdet vi skal styrke det nære og det sammenhængende sundhedsvæsen med fokus på ældre medicinske patienter

sagt noget der kommer oven i de midler

afsat til kommunerne og danske regioner oven i de otte hundrede million kr

satspuljen til at støtte socialt udsatte jeg hører naturligvis også

er klar til at tilføre områderne yderligere midler

to tusind og atten viser regeringens udspil sådan forlænger vi opsvinget og sammen om fremtidens

at skabe rum for både velfærd og skattelettelser at vi både kan investere i vores sunde økonomi med gode vilkår samtidig

at vi investerer i at få skabt en højere beskæftigelse derfor håber jeg naturligvis også at vi i løbet af de kommende forhandlinger

vi er allerede godt i gang med drøftelserne om bilbeskatningen og senere på efteråret tager

på forhandlinger om næste års finanslov

partier vil trække i arbejdstøjet

repræsentanter i folketinget men nu har finansministeren jo selv taget hul på det og jeg synes da nok man må konstatere at med det beskedne fremmøde der har været i dag tvivler man egentlig på hvor stor opbakningen faktisk er internt i regeringens rækker

da annette hansen var to og tredive år gammel besluttede vi politikere at hun skulle gå senere på pension

at der var råd til velfærd nu og i fremtiden og når annette hansen stiller det

burde det entydigt klingende svar fra en ærlig finansminister selvfølgelig

ja men ministeren svarer forkert og dermed

fuldstændig samme situation som vi har været i hele tiden om den der fiktive hker

og regeringen dog ikke bare sige sandheden som den er hvis man prioriterer

der knap så meget tilbage til den velfærd som vi alle sammen har sikret ved at det råderum

i to tusind og ni det er skabt af efterlønsreformen i to tusind og elleve det er skabt af genopretningspakken og dagpengereformen i to tusind og ti

mange forskellige kilder de midler vi skabte i i velfærdsaftalen fra to tusind og seks blev blandt andet investeret i forskning og udvikling de blev investeret i at løfte vores forskningsindsats til en procent af bnp de blev brugt til at løfte vores uddannelsesindsats og det er der rigtig rigtig mange der har haft gavn af og det vil danmark

annette hansen spurgte om var om

ville blive brugt flere penge i de kommende år på velfærd og ja det vil der vi har

otte milliard kroner til at dække lavere skat

til velfærdsløft i form af vækst i det offentlige forbrug og investeringer

baner it infrastruktur og så videre så der vil være markant flere penge til velfærd og investeringer

lige nødt til at spørge ministeren hvordan det kan være at man siger at

skattelettelser al den stund at ministeren selv har svaret på spørgsmål

finanseffekterne af topskattelettelser allerede i år to vil være større end finanseffekterne af offentligt forbrug

hvis man sammenligner de forskellige finanseffekter

være nogenlunde marginale allerede i nogle

en daværende socialdemokratisk formand

man har påstået jeg gennemfører de opringninger jeg siger

skal hilse fra annette hansen og sige at hun ser frem til at få en skattelettelse hun vil gerne have fire hundrede kroner mere om måneden til sig

det er væsentligt og det kan mærkes i hendes økonomi

at vi sikrer at der bliver investeret i velfærd

godt uddannelsessystem og derfor er det også vigtigt både for hende og for mig og for regeringen at vi næste år kommer til at bruge flere penge på velfærdsområdet

noget som folkeskole med i udspillet

ikke det hele vi ikke er

to procentskravet omkring rationalisering af sundhedsvæsenet

det kommer bag på ministeren at det er noget der betyder meget for dansk folkeparti

bare spørge ministeren om ministeren ikke også er enig i

jo at ministeren er at to procentskravet

rigtig meget for de penge som de har fået men tiden er inde til at

det skulle måske have været væk for et par år siden så hvis der er en mulighed for

også i samarbejde med regionerne efter at de har meldt positivt ud at deres budgetter godt kan komme senere

aftale aftalen er at vi skal være i gang nu og vi har allerede nedsat udvalget omkring det jeg forventer at arbejdet er

ingen tvivl om at det har været godt til at skabe højere produktivitet og dermed sørge for at flere patienter kunne blive behandlet der er selvfølgelig også nogle ting

tage højde for nemlig betyder det så at man laver flere konsultationer for at

regime indarbejdet at

ansøgninger inde om at tage højde for at de

trækker negativt ned for deres

efterlevelse af to procentskravet

en aftale mellem alle de store partier i folketinget at man stemmer for de aftaler som regionerne og regeringen til enhver tid indgår ligegyldigt hvad farve regeringen har

jeg trods alt hører ministeren sige er at man overholder en aftale men er det

afvise at tale med regionerne

en mulighed i to tusind og atten når den ene part nu

hvad der er udfordrende ved det nuværende to procentskrav

blandt andet for at være sikre på at det

kan ligge klar til vurdering i forbindelse med økonomiaftalerne for to tusind og nitten det var et klart ønske fra danske regioner det ønske har vi leveret på det ønske

en skattelettelse eller hvis hun har kollegaer der er endt på førtidspension

men jeg

at annette hansen fortjener at finansministeren faktisk er ærlig over for hende

ikke bruge pengene to gange

mange af dem desværre i toppen

milliard man ikke snupper fra råderummet kommer fra nemlig fra det ministeren kalder for justeringer af overførselssystemet

og jeg har hørt det her om børnechecken og optjeningsprincipper men vi ved alle sammen godt at det aldrig kommer i nærheden af

annette hansen og resten af danskerne et klart svar på hvem der skal betale regningen

forældre hvis de er folkepensionister der skal betale er det hendes børn hvis de er studerende der skal betale er det hendes

som i vil snuppe i overførselssystemet ikke bliver taget fra hverken folkepensionister førtidspensionister syge

dansk økonomi i øjeblikket er at opsvinget er ved at være så stærkt

der bliver skabt er svære at

det kan resultere i to ting

enten resultere i at vi får lønstigninger og flaskehalse og en begyndelse

resultere i at danske virksomheder vælger at flytte ud af danmark og lægge deres produktion et andet sted end i danmark jeg synes vi skal vælge en tredje vej jeg synes vi skal vælge en vej hvor vi øger arbejdsudbuddet og øger det antal hænder og hoveder der er til rådighed

at gøre det præsenterer vi en skattelettelse

det er blandt andet spørgsmålet om at indføre flere optjeningsprincipper det er spørgsmålet om

fingrene ned i lommerne på de store grupper af overførselsindkomstmodtagere det er folkepensionisterne

en generelt lavere regulering af overførslerne

en række områder hvor vi har foreslået mere brug af optjeningsprincipper der er vi slet ikke i mål endnu

er selvfølgelig hvor meget

sige at nu har man bidraget nok til også at være i den situation at man

naturligvis forhandle om og vi har aftalt i aftalen flere år på arbejdsmarkedet fra juni måned i år at vi skulle sætte os ned sammen med dansk folkeparti og drøfte det her i efteråret det er det

hvordan sikrer vi at der overhovedet

vi efterlader en klode til hendes børnebørn som kan ånde

storme som driver millioner af mennesker på flugt man siger jo at vi er den første generation der kender omfanget af klodens problemer men vi er faktisk reelt den sidste der kan nå at gøre noget ved dem så mit spørgsmål til finansministeren

ikke nødvendigvis kan fremlægge sådan præcise

klima er ikke mit bord så jeg vil stille finansministeren spørgsmålet er klima ikke også finansministerens bord er klimaet ikke også samtlige af ministrene i regeringens bord skal det ikke samtænkes så vil

også mit bord klima er mit bord som finansminister som menneske som far ikke som farfar gud ske tak og lov for

ville være for tidligt men det er mit ansvar det er alles ansvar

er også regeringens ansvar det er blandt andet derfor at vi gerne vil understøtte en omstilling til et elsamfund altså en omstilling til at vi bruger mere el på forskellige leder fordi el er en fantastisk energikilde i modsætning til

kan el transporteres meget langt det kan bruges i mange

sammenhænge hvis vi kan omstille danmark til et mere elbaseret samfund

viden om hvordan man samtænker

beskatter el ret højt

situation hvor man kan understøtte et elsamfund

af grundene til at vi til efteråret kommer med et udspil om en klima

arbejde på at gøre mere

med til at investere i aktiviteter der understøtter verdensmålene

forstår jeg simpelt hen ikke det er jo peanuts i den store sammenhæng

få en bekræftelse fra finansministeren på at selvfølgelig kommer det

til at indføre igennem eu nemlig at alle eu lande skal have en opgørelse over hvad deres nationalregnskab er

grøn eller energi natur og klimamæssig sammenhæng

også tilkendegivet at vi skal drøfte det her videre i forbindelse med udmøntningen af

række anbefalinger vi fik fra

at den særbevilling der har været ikke længere er men at vi stadig væk arbejder videre med at lave et slanket

lad mig starte med to mere faktuelle spørgsmål

budget først ville balancere i to tusind og fem og tyve jeg har dog forstået det sådan at det vil balancere i to tusind og en og tyve

og radikale venstre

forkert at man låner penge

orden i statens finanser allerede i to tusind og nitten

af arbejdsudbudseffekterne af regeringens

i sr regeringen i sin tid og som

i to tusind og tyve balance i to tusind og en og tyve så har vi nogle ganske få år med et beskedent plus strukturelt inden vi forventer at der fra to tusind og seks og tyve og desværre en årrække frem vil være et beskedent minus

netop fordi de initiativer regeringen har gennemført har strammet hængekøjen op og det at underskuddene bliver mindre end man

et år siden gør at vi har råd til at

nu og her altså at vi kan udskyde årstallet

nu fordi vi har strammet op ude i fremtiden så i forhold til sr regeringens

er korrekt at der var et større arbejdsudbud end det der er i vores som jeg husker det husker det skyldes det også noget af den finansiering der lå bag hvor man jo blandt andet nedjusterede reguleringen af overførselsindkomsterne således at et par på førtidspension

ordning var fuldt indfaset ville få cirka tolvtusind mindre til sig selv

uden den finansieringsform der lå

af de værste tidsler ud af regeringens buket fordi

ungdomsuddannelserne og dermed låner pengene

indflydelse på og derfor kommer der så nu et mere politisk spørgsmål hvordan kan det være at finansministeren har meldt meget offensivt ud at han ikke ønsker hverken radikale eller socialdemokraterne

andre ind i forhandlingsrummet når det handler om registreringsafgifter

del af udspillet er der en pris for at være med og den pris

det er helt normalt at hvis man skal være med til at bruge midler fra et forlig skal man også være med til at stemme for et forlig og de midler der er kommet kommer fra jobreformens fase i og det er kontanthjælpsloft det er integrationsydelse det er to hundrede og fem og tyve timersreglen jeg mener ikke at det radikale venstre har tilkendegivet at tilslutte sig og ville bakke

at sikre at de ydelser fortsætter som vi kender dem

hvad konsekvenserne er

jeg hundrede kroner om måneden

i fællesskab der

over fem

sig til hvis jeg skal finde et enkelt område hvor vi er enige så er det faktisk at løfte efter og videreuddannelsesområdet det er derfor min kollega beskæftigelsesministeren

målrette og løfte vores indsats

faglært arbejdskraft at vi også benytter lejligheden til gradvis

tættere mod en faglært uddannelse i forhold til

her og med aftalen med kommunernes landsforening fra i sommer

sådan at vi løfter det råderum kommunerne har til sig selv blandt andet

effektiviserer vi fjerner administration og bureaukrati

har generet kommunerne for samlet set en milliard kroner

sige at det kommer vi ikke nærmere end det jeg allerede har sagt vi vil have undersøgt mulighederne for bedre brug af optjeningsprincipper

vi vil kigge på hvad deltagerbetalingen skal være

for vi mener at det er rimeligt at dem der kommer til danmark og vil lære dansk også selv er med til at betale for de kurser der kommer og så er det i vores øjne rimeligt at lægge en gradueret

række af de ydelser vi har i dag vi er slet ikke i mål med hvad der kan gøres i

godt være vi er uenige men jeg mener at det er et rimeligt og godt princip at man yder før man nyder

samfund at man er i stand til

bevise at man er en aktiv del af det danske samfund

til at bygge danmark op fra starten

øvrige der

selve debatten i dag der kun må tage en time

kroner af vores fælles opsparing det man kalder råderummet på skattelettelser selv om

at danskerne skulle gå lidt senere på pension for at sikre at vi så også ville have pengene når der kom et stigende antal ældre og det står vi jo i lige nu

og halvtredstusind flere ældre over halvfjerds år det

tre gange herning lagt ved siden af eller rundt om

giver måske et billede af hvad det er for en udfordring vi står over for jeg skal hilse og sige fra de ældre der

et langt liv apropos det her med at yde og nyde og så ser de en skattereform med et stort rundt nul til dem

muligvis for folkepensionisterne for regeringen vil spare over fem milliard kroner på overførslerne og det

spørge finansministeren om han ikke

sprog er at det er mere end sandheden er at det er mindre end otte milliard af det fælles opsparede råderum

har været med til at bidrage til det råderum vi har i dag

det som er med til at give råderummet i dag

af råderummet end mange små aftaler

og hvis man lægger de tre aftaler sammen overstiger

i dag jeg synes ikke folkepensionister har grund til at føle sig snydt

jeg godt love for snydt er man hvis

jeg bliver ikke snydt hvis fru astrid krag får en større julegave end jeg får

jeg bare glæde mig på fru astrid krags vegne jeg bliver ikke snydt hvis fru astrid krag får en større skattelettelse end jeg måtte få

glæde mig på fru astrid krags vegne jeg synes sådan set man skal glæde sig over at

være utrolig nemt for finansministeren her i aften at berolige de mange folkepensionister der sidder derude og i forvejen er bekymrede for om pengene nu er der til velfærden i takt med de bliver flere det var det med de tre gange herning over halvfjerds år lige om lidt det kan vi måske ikke lukke men det her med

ikke handler om at ramme folkepensionister på boligydelsen eller den grønne check er jo meget meget enkelt og det ville være

ikke snydt ved at nogle andre får en skattelettelse

ser at noget man har bliver taget fra en og jeg er ret sikker på at de ældre ikke vil føle sig snydt

færdige med at forhandle jeg tror tværtimod de vil se at vi har prioriteret

særlig til det nære sundhedsvæsen

de vil få en bedre tilværelse når finansloven

fylde det hul op i sit eget finanslovsforslag der er for to tusind og to og tyve på fem milliard kr som skal hentes på overførsler

været finansordførere sammen

hvordan man havde tænkt sig at finansiere et så gigantisk hul

er det ikke bare helt straight

man nødt til at skulle ind virkelig med grovfilen

er det ikke at man er nødt til at klippe kandidatdelen af suen

nødt til at forringe dagpengene for de studerende som ikke kan få et job og så kan man ellers finde noget i gåseøjne småtteri

optjeningsprincipper er virkeligheden ikke den at det er det man er ude i fra regeringens side man

er det ikke de tre ting finansministeren skjuler som han ikke vil fortælle

herre dan jørgensen at han ønskede at genindføre det loft der havde været under vk regeringen men som var blevet fjernet under mette frederiksen og fru helle thorning schmidt

være med til at genindføre det loft som lovet af herre dan jørgensen

få en afklaring af hvor meget der skal findes

være med som herre dan jørgensen lovede det

har planer om at klippe suen så man ikke kan få su fra bachelor og opefter at studerende der overgår til dagpenge ikke vil få forringet deres dagpenge og det man så måske kan finde på

de to andre store ting kan ministeren

herre dan jørgensen var så klar i mælet

at man skulle genindføre det loft der var på børne og ungeydelsen som vk regeringen havde men som den socialdemokratisk ledede regering havde fjernet igen man har altså fortrudt den politik man havde mens man sad i regering så burde det da være rimelig enkelt

morten bødskov eller en anden socialdemokrat at svare på hvad man egentlig om børnefamilieydelsen vi kan ikke få svar på

vi kan spare lidt på statens udgifter og arbejdsgivernes udgifter og så er vi rigtig på den borgerlige bane

der er en udgift som måske er en af de værste udgifter vi har i samfundet nemlig de firs milliard vi bruger på mennesker

herre troels lund poulsen at det koster samfundet

få et meget meget stort afkast

at mange har ideer til hvordan man skal investere og bruge penge

få der har nøglen til hvordan det

nogle ekstra skillinger til en lille forbedring hvis det så kunne blive til en stor forbedring

investere indtil det ikke et afkast var det ikke en idé det er jo ikke ret mange penge der skal til for at arbejdstilsynet

hele den offentlige sektor skal bidrage med et omprioriteringsbidrag på to procent til at kunne investere målrettet på de områder hvor vi ønsker at gøre en særlig indsats det betyder at man vil kunne se at der er nogle områder

leverer ind til omprioriteringsbidraget men det er et omprioriteringsbidrag der gør at vi investerer nogle andre steder i den offentlige sektor jeg er ikke ekspert i

fungerer i dag

jeg har altid kaffe på kanden også til herre christian juhl til en snak om hvordan

sammen kan sikre dansk økonomi en stærkere position

laver man et groft manipulerende eksempel hvor man sætter en hkers husleje

en direktør betaler i husleje

manipulerende og vildledende

glad for at modtage en skattelettelse men hun så ganske klogt hvad betyder det

der vælger finansministeren at svare at det gør der men enhver ved

bliver velfærden bedre kan vi få bedre velfærd på trods af skattelettelser

bliver velfærden jo dårligere derfor manipulerer finansministeren først med danskerne og derefter direkte over

efter samme metoder som man har gjort tidligere og det har så vist at

på mindsteløn vil få fem tusind kroner mere til sig selv det er et faktum som ingen har

betvivlet og det vil være et markant løft også for annette hansen

det vi gør fremadrettet er at vi giver flere penge til velfærden at vi bruger flere penge

i kommunerne med otte hundrede million kroner mere end

til kunne give en god ældrepleje en god folkeskole

ved udmærket godt at når annette spørger om der bliver flere penge til velfærd på trods af skattelettelserne

folketinget på

i den daværende regeringskonstellation

selv om det demografiske træk var

der sidder i regering når

hvad man sagde i opposition ligesom da man i to tusind og elleve glemte alle de

de spørgsmål som han er blevet stillet i forhold til hvordan man vil finde de her mere end fem milliard kr som man vil tage fra overførselsindkomsterne så jeg vil bare spørge finansministeren helt klart kan finansministeren garantere at der ikke vil blive taget

folkepensionisterne kan finansministeren garantere at der ikke vil blive taget fra førtidspensionisterne

blive taget fra suen

optjeningsprincipper jeg synes der er rigtig mange områder hvor vi trænger til at få optjeningsprincipper i danmark også store områder der kan give betragtelige beløb

så der er mulighed for ved optjeningsprincipper at sørge for at vi får en mere synes jeg rimelig finansiering af de velfærdsgoder der er i danmark hvor man yder før man nyder og hvor man er med til at bidrage til samfundet inden man er med til at modtage fra det

vi vil forhandle som vi har lovet med dansk folkeparti

jeg spørger til om finansministeren kan give en garanti til folkepensionisterne til førtidspensionisterne og til su modtagerne for at der ikke vil blive skåret på deres overførsler som et led i finansieringen af de maskerede topskattelettelser som regeringen er i gang med at forhandle med dansk folkeparti og jeg synes ærlig talt at befolkningen og folketinget fortjener et ærligt svar

det kom der ikke ret meget ud af jeg har det klare hensyn at jeg skal få en økonomi til at

og det er ikke en økonomi der indebærer topskattelettelser ud over det

aftalt med fru mette frederiksen der dengang var beskæftigelsesminister og herre bjarne corydon der dengang var finansminister nemlig topskattelettelser der

vi gerne ser træde i kraft allerede i to tusind og atten derudover er der ikke topskattelettelser i den

skulle betale vi blev holdt hen med at det skulle vi nok få at vide og nu står vi så her og diskuterer

ved vi ikke hvem der skal betale

sig løs i råderummet og bruge nogle af de hårdt optjente penge som danskerne har leveret til det og vi ved også godt

vi hørt flere gange i dag at der er en regning på fem

og jeg vil igen prøve

der bliver kun talt om genoptjeningsprincipper

hårdtarbejdende lønmodtagere som

skat måned efter måned i en forvisning om at når deres børn engang nåede til den alder hvor

til at uddanne sig så kunne de også få en su fra staten til at

mit spørgsmål her kort og klart kan de forældre og kan de kommende studerende være sikre på at de kan få en su der ikke bliver beskåret

må jo være lidt op til partierne der er med i su aftalen om de vil ændre den

jeg spurgte tidligere herre thomas jensens partikollega

genindføre gradueringen af børne og

ungeydelsen sådan som herre dan jørgensen havde lovet

i ekstra bladet den femogtyvende maj to tusind og seksten

vil være indstillet på at indføre en gradueret børne og familieydelse altså om han

sagt at man er villig til at se på hvordan man kan justere på det her det er ikke det samme som

man bare vil genindføre noget så vi skal holde os til sandheden her i folketingssalen også når citerer andre kolleger mit spørgsmål går så videre fra su området

ikke at have gjort det allerede jeg synes egentlig det er lidt pudsigt at

regering havde afskaffet en ydelse

så beder os om at få den tilbage igen

så præcist som muligt i forhold til at sikre

gavner og understøtter beskæftigelsen og beskæftigelsen i danmark har brug for at vi tilfører den mere arbejdskraft det er derfor at vi kigger på

genoptjeningsretten hvor vi bruger pengene til at

folketingsmedlemmer om hvor finansieringen kommer fra

anvist finansiering til det finansministeren svarer at vi kigger lidt på genoptjeningsprincipper

det eneste konkrete uden at det er særlig konkret vi har hørt

i overførselsindkomsterne hvis man skal skaffe bare i nærheden

absurd når finansministeren ikke vil svare på

fra ud over nogle løse bemærkninger om at

regering det er at kigge på deltagerbetaling på vores danskkurser for

vi mener at personer der kommer til danmark for at arbejde og studere her

det ikke er noget som danske skatteydere skal betale hundrede procent

at ja vi tror på at der kan være flere områder hvor vi indfører genoptjeningsprincipper altså princippet om at man skal yde før man kan nyde det undrer mig faktisk meget at der er så stor modstand

god dansk værdi at man skal yde før man kan nyde

udlændinges velfærdsydelser overhovedet så jeg

hvordan og hvorledes man kommer frem til

okay finansministeren har så også nogle andre finansieringskilder

at det her skal blive betalt af folkepensionisten når vi nu snakker

skal betales af førtidspensionisten at det skal betales af folkepensionisten at det skal betales af folk på dagpenge

der de store om jeg så må sige beløb er når vi snakker overførselsindkomster

derfor synes vi det er rimeligt at flere bidrager før de modtager at flere yder før de nyder

til det velfærdssamfund vi har i dag

derfor er spørgsmålet om man skal have fulde rettigheder til overførselsindkomster inden man har været med til at

mener jeg bare ikke man skal det mener regeringen ikke og derfor er det vi ønsker at udbrede

optjeningsprincipper til flere områder det arbejdede

tilbage i den daværende vk regering i to tusind og elleve

kortlægge nogle af mulighederne der har efterfølgende på enkeltområder været tiltag i den retning men der er stadig væk rigtig meget mere at komme efter og det ønsker vi at drøfte i forbindelse med den her forhandlingsrække

titusind personer

vores intention at komme med et udspil

sørger for at man har en mere rimelig balance i

ambition om at præsentere et udspil til en

nu hvor finansministeren har talt med annette hansen

og hun stiller nogle gode spørgsmål så jeg synes at finansministeren skal gemme hendes telefonnummer

frem mod to tusind og fem og tyve og derfor har

skovsbys forventning at man vil komme med konkrete forslag der fuldt ud vil nå alle målene i den her folketingssamling der vil gradvis komme nye udspil der bevæger os i den rigtige retning vi har peget på fem forskellige veje til at få et større arbejdsudbud det er blandt andet spørgsmålet om tidligt ind på arbejdsmarkedet

flere timer og så også at vi får en bedre mulighed for at have international rekruttering det sidste ved jeg at der er rigtig mange virksomheder der er glade for og derfor ærgrer det mig også

jeg bare sige ja jeg skal nok gemme annettes

telefonnummer og hvis hun har tid og lyst og lejlighed til at have en samtale med mig

jeg også gerne lytte til hende og til andre stemmer fra hverdagen

ordet det er der heller ikke

at lovforslagene henvises til finansudvalget

alternativet radikale venstre socialistisk folkeparti

søren erik nielsen

rix rasmussen jan kristoffersen